tyve titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende

hvis ingen gør indsigelse mod fremme af denne forespørgsel betragter jeg tingets samtykke som givet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

blev vedtaget

af de forfærdelige terrorangreb i paris og københavn i to tusind og femten

regler om mærkning af skydevåben alle skydevåben som er omfattet af

bliver derfor omfattet af de mærkningskrav som er

eu medlemslandenes myndigheder

derudover indebærer forslaget også en ændring af reglerne for selve våbentilladelsen hidtil har det været sådan at en våbentilladelse var gyldig i en ti årig periode og den periode

forslaget og dermed også direktivet jo lægge op til at skabe et større fokus på sporing af ulovlige skydevåben det er alt sammen ganske fornuftige forslag som socialdemokratiet selvfølgelig kan bakke op om det her er et bevis på

ulovlige våben i omløb

vi har set forfærdelige hændelser når det ikke gøres og det her er et bevis på at skal det gøres et sted

er det her et bevis på at eu samarbejdet i den her sammenhæng er med til at forstærke indsatsen over for

ordfører

i dansk lovgivning og der er særlig fokus på to ting for det første

hvor man gør det mere specifikt og mærker de enkelte dele af våbnet så det fremadrettet bliver sådan at løb eller pibe ramme låsestol slæde tromle bundstykke og lås skal mærkes for det andet skal der føres større kontrol med erhvervsdrivende og politi der håndterer de her våben

man kan jo mene meget om våben

men det er også mit indtryk at vi måske ikke skal søge

løse problemer i danmark som er voldsomt små

det handler om et våbendirektiv

kunne man få den tanke at det er fordi der i nogle andre lande er nogle væsentlige problemer med våbenhåndteringen med mange illegale våben der flyder rundt men det er faktisk mit indtryk og vores indtryk i dansk folkeparti at danmark

det er vi også glade for men der må også være en grænse for hvor små gråspurvene skal være før vi begynder at hive de tunge kanoner af huse og skyde efter dem i sin tid da vi afgav mandat i europaudvalget på det her område angående våbendirektivet sagde vi nej

til det der var lagt op til fordi det var vores indtryk at danmark fint kunne håndtere det her spørgsmål uden at eu blandede sig at man så i andre lande har brug for at vedtage lovgivning der kunne regulere det her mere

kan sættes spørgsmålstegn ved spørgsmålet er

endnu en gang skal stramme skruen over for noget der efter vores mening meget meget gennemreguleret vi synes der er ret godt styr på tingene faktisk meget godt styr på tingene i danmark som

agter vi ikke som det står nu at støtte forslaget

et par ting som vi også skal have uddybet når vi kommer videre i retsudvalget men vi agter ikke som det står nu

og krudttønden her i danmark vi har i forvejen i danmark en rimelig stram våbenlovgivning og derfor

og det her direktiv jo ikke de væsentlige ændringer ændringerne

forskellige forskellige

ændres sådan at våbentilladelser der gives til våbensamlere og tilladelser til signalvåben og kombinerede gas og signalvåben

jo altså heller ikke påvirker politiets eller forsvarets udstyr overhovedet

endelig medfører forslaget en bemyndigelse til at kræve en nærmere registrering af våbenhandlere og de transaktioner der sker via våbenhandlerne det følger af eu direktivet og generelt medfører jo i hvert fald den første del af

våbenhandlere

et lovforslag der kommer som følge af et eu direktiv der er vedtaget som opfølgning på terrorangrebene i paris og københavn i to tusind og femten og i enhedslisten

hilser vi det her forslag meget velkommen lovforslaget er en udvidelse af våbenlovens regler om mærkning af skydevåben så alle skydevåbnets væsentlige dele omfattes af mærkningskravene hvilket gør det lettere at opklare forbrydelser hvor der har været skydevåben involveret

gennemreguleret og det er noget af det der

til et af de tryggeste lande i verden

og flere terrorangreb vi har det sådan

enhedslisten at jo færre der har adgang til skydevåben og jo mere kontrol der er med de skydevåben der er jo mindre bliver

mulighed for præcist at kunne spore våben som har været brugt til eksempelvis terror eller bandekriminalitet det vil være et vigtigt værktøj også for politiet i danmark at de hurtigt og enkelt kan finde frem til ejeren af et skydevåben

overimplementere eu lovgivning det er vigtigt så vi ikke uforvarende forringer virksomhedernes konkurrenceevne derfor glæder det mig også at justitsministeren er indstillet på at inddrage erhvervet i processen

komme frem til den mindst indgribende implementering af direktivet så det ikke pålægger erhvervslivet unødige

europa parlamentets og rådets direktiv om ændring af

man udvider våbenlovens regler om mærkning af skydevåben således at alle skydevåbnets væsentlige dele

mærkningen danner grundlag for registrering af både skydevåben og væsentlige dele til skydevåben i politiets våbenregistrering og skytteforeningernes våbenregistre og for udveksling udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes kompetente myndigheder så foreslås

justitsministeren bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om registrering af våbenhandlere og

om våbenhandleres og våbenmægleres indberetning af transaktioner om køb og salg af skydevåben med mere og sidst men ikke mindst

indebærer lovforslaget en ændring af reglerne for våbentilladelsers gyldighedsperiode så tilladelser til våbensamlere og tilladelser til signalvåben og kombinerede gas og signalvåben fremover kun gives for en fem årig periode periode modsat de ti år

meget positive over for det her lovforslag vi synes det er en god idé at der bliver strammet op på det her område

kan samarbejde på tværs af europa om disse ting så alternativet bakker

skærpede regler om registrering af våbenhandlere og mæglere

våbentilladelsers gyldighedsperiode som altså går fra ti til fem år

derfor er det godt at eu tager et initiativ lovforslaget indeholder forskellige opstramninger

det er godt at danmark allerede har forholdvis godt tjek på de våben der er i landet men virkeligheden forandrer

støtter initiativer der strammer nettet

og rådet om erhvervelse og besiddelse af våben og formålet er at sikre et velfungerende indre marked for våben samt naturligvis at sikre et højt sikkerhedsniveau vi skal selvfølgelig leve op til direktivet lovforslaget udvider den registrering som i forvejen findes i våbenloven og giver også bedre muligheder for europæisk samarbejde i våbenkontrollen vi skal kunne kontrollere og regulere danske skydevåben og det skal være nemt at spore våben på tværs af landegrænser

inde på at gennemføre dele af våbendirektiv

det er et minimumsharmoniseringsdirektiv som

for skydevåben i eu og på den anden side

opfølgningen på de terrorangreb der fandt sted i paris og københavn i to tusind og femten vi har i danmark en stram våbenlovgivning helt generelt og derfor medførte direktivet heller ikke behov for større ændringer af våbenloven med direktivet sættes der helt overordnet fokus på at øge sporbarheden af skydevåben i eu ved at indføre en række nye krav til mærkning og registrering af skydevåben og væsentlige dele til skydevåben for det første indebærer lovforslaget derfor også en udvidelse af våbenlovens regler om mærkning af skydevåben blandt andet således at alle skydevåbnets væsentlige dele fremover skal markeres særskilt for det andet foreslås at indsætte en bemyndigelse til at fastsætte nærmere regler om registrering af våbenhandlere og våbenmæglere og om

og våbenmægleres indberetning af transaktioner om køb og salg af skydevåben med videre og for det tredje indebærer lovforslaget en ændring af reglerne for våbentilladelsers gyldighedsperiode så tilladelser til våbensamlere og tilladelser til signalvåben og kombinerede gas og signalvåben fremover kun gives for en fem årig periode modsat en ti årig periode i dag de resterende dele af våbendirektivet som kræver implementering i dansk ret vil senere blive gennemført administrativt ved ændringer af blandt andet våbenbekendtgørelsen og i den forbindelse vil interessenterne på området naturligvis blive inddraget i en dialog om hvordan vi bedst griber den opgave an for at sikre den bedst mulige og mest smidige implementering af direktivets

indlæggene jeg ser frem til den videre behandling i folketinget og står naturligvis til rådighed for besvarelse af spørgsmål

jeg bare spørge justitsministeren om justitsministeren kan huske hvilket andet parti der også

at gøre med at vi har en stram våbenlovgivning og jeg synes også at det er vigtigt

har inddraget de her interessenter

der er det her dialogforum hvor

som jo har været meget tilfredse med med den måde vi har håndteret det på og dem vil vi fortsat

andet sted maner lidt til eftertænksomhed at vi har meget travlt med herinde at løse rigtig store problemer der måske er store problemer i andre eu lande men netop som ministeren jo siger

at alle folketingets partier støtter

det er pudsigt at ministeren nu kan anbefale implementeringen af det her direktiv på den her måde

ved at de konservative tidligere har været modstandere af at det var noget der skulle bestemmes

har været en lang proces i europa parlamentet

har været en god proces herhjemme og den fremadrettede proces vi får bliver også med inddragelse af interessenterne

del af udmøntningen af flerårsaftalen for kriminalforsorgen altså de lovændringer som følger af den politiske aftale vi har lavet

er som bekendt med i flerårsaftalen om kriminalforsorgen og blandt de hovedpunkter vi havde i forhandlingerne om flerårsaftalen

sidder der færre i fængsel

er der aftalt og det er vi meget glade for et helt særligt fokus på at styrke sikkerheden og trygheden for de ansatte i kriminalforsorgen og derudover

vi med flerårsaftalen haft et helt særligt fokus på bandemedlemmer og kriminelle udlændinge som fylder en alt for stor del af kriminalforsorgens institutioner

er så med til at udvide straffuldbyrdelseslovens regler om at indsatte med tilknytning til bandemiljøet

få besøgende som måtte have tilknytning til bandemiljøet

indeholder forslaget også mulighed for at

så at sige kan opspare en del af de indsattes beskæftigelsesvederlag altså de penge man får i kriminalforsorgen for at lave den form for beskæftigelse man nu laver når man sidder i fængsel

de udgifter der er forbundet med udgang eller løsladelse lovforslaget indeholder derudover

forslag om at gøre udvidelsen og forbedringen af uddannelsen i nogle af kriminalforsorgens institutioner permanente

glade for det er klart at selv om man har siddet længe skal man gerne ud på den anden side

ny kriminalitet så vi får endnu flere ofre for kriminalitet vi skulle gerne have færre ofre for kriminalitet

forbedringerne af uddannelserne vigtigt og det har været en socialdemokratisk mærkesag sluttelig vil

de ansatte i kriminalforsorgen både fængselsbetjentene og de øvrige ansatte

og en helt anden mentalitet blandt de indsatte end de har oplevet tidligere

vi passe godt på vores ansatte i kriminalforsorgen for de gør et kæmpe stykke arbejde

sikre at kriminalforsorgen

initiativer som er iværksat her skal også ses i lyset af et ønske om at styrke ikke mindst de ansattes sikkerhed således at det at gå på arbejde i kriminalforsorgen også kan være

man tænker på arbejdet og ikke i så høj grad på sin egen sikkerhed

at man får de nødvendige redskaber og de muligheder der er til

ordentligt arbejdsliv i kriminalforsorgen

flerårsaftalen som ligger bag det her lovforslag

og ikke mindst de mennesker der hver dag går på arbejde for at sørge for at sikre ro og orden i de af kriminalforsorgens institutioner der tager sig af nogle af de allerværste kriminelle i det her land fangesammensætningen er blevet hårdere flere rockere og flere bandemedlemmer er sendt til afsoning og flere udlændinge fylder op i vores fængsler og arresthuse rundtomkring og det har alt andet lige skabt et hårdere klima netop der derfor var det godt da vi sidste år blev enige om en ny

er med til at styrke kriminalforsorgens muligheder for at håndtere den her situation det siger sig selv at en aftale som vi har været med til at indgå sammen med andre partier i folketinget er

vi selvfølgelig også står ved hvorfor jeg allerede nu kan meddele at vi selvfølgelig støtter det her lovforslag l to hundrede og tre med lovforslaget her

op på besøgsmulighederne for de fængslede bandemedlemmer som måtte sidde rundtomkring hvis der er tale om

en verserende konflikt og det er vi selvfølgelig rigtig rigtig glade for

der skal sættes hårdt ind over for nogle af de allermest forhærdede kriminelle i det her land det kan vi fuldstændig støtte op om derudover

indføres der en tvungen opsparing på femten procent af beskæftigelsesvederlaget

en af de ting vi havde med under armen da vi forhandlede den her aftale på plads vi synes kun det er ret og rimeligt

i fængslerne og det er vi også rigtig godt tilfredse med

ligesom de initiativer der er på uddannelsesområdet videreføres

erklære mig fuldstændig enig med den socialdemokratiske ordfører

en aftale om kriminalforsorgens økonomi

det forslag som vi behandler i dag omhandler de tilfælde

jeg kan kun tilslutte mig bemærkningerne om hvor vigtigt det er at der er sikkerhed i fængslerne

sikkerheden er væsentlig selvfølgelig er den det de ansattes forhold er væsentlige men de ting der behandles her i forslaget er vel

verserer en konflikt kan man altså ikke få besøg af hverken venner eller fjender inden for konflikten det er kun ganske rimeligt

dog er værd at undersøge jeg skal ikke udelukke

men den undersøgelse kan vi foranstalte via retsudvalget man indfører en tvungen opsparing

løsladelsesudgifter typisk transportudgifter jeg

så vidt jeg har forstået dækker den både udlændinge og danskere

der skal være et liv på den anden side af fængslet som også socialdemokratiets ordfører korrekt udtrykte det og derfor er det også glimrende at der bliver permanent uddannelse inden for amu der bliver mulighed for at alkoholteste de indsatte og konfiskere cigaretter og så videre det er vel en naturlig ting når man har vedtaget et forbud mod disse ting i fængslerne at der så også mulighed for kontrol så venstre kan

jeg vil forholde mig til

at det forslag primært har sigte mod de udvisningstruede det fremgår dels af justitsministerens udtalelser i en pressemeddelelse seksogtyvende januar to tusind og atten

dels af forslagets placering under hovedoverskriften styrket indsats over for kriminelle udlændinge i aftalen om kriminalforsorgen når lovforslaget

fristes jeg lidt til at tænke at det er fordi man vil undgå at blive anklaget for at diskriminere udvisningsdømte udlændinge det er ikke oplyst i bemærkningerne hvor mange udgifter staten vil spare ved en gennemførelse af det her forslag med tvungen opsparing men man må tvivle på at besparelsen er af en sådan størrelse at den vil stå rimeligt forhold til det indgreb som den foreslåede ordning vil betyde for samtlige indsatte i danske fængsler ordningen kan herved komme i strid med almindeligt anerkendte proportionalitetshensyn det er i hvert fald vores opfattelse i enhedslisten men det kan ministeren måske afklare senere

vil ordningen indebære

en tilbagevenden til et unødigt formynderi som man for årtier siden gik bort fra i de danske fængsler når det gælder udbetaling af beskæftigelsesvederlag til de indsatte det fremgår

bemærkningerne til lovforslaget hvilke afledte konsekvenser en tvangsopsparing vil få herunder for eksempel modregning i kontanthjælp ved løsladelse når den indsatte som tidligere ordførere også har været inde på jo skal have et liv

vi i enhedslisten søge afklaret ved at stille skriftlige spørgsmål til

handler om en udvidelse af muligheden for besøgsafskæring

da det kan være med til at skabe utryghed utryghed i fængslet problemet med den måde som lovforslaget er formuleret på er bare at det meget nemt kan komme i strid med menneskerettighedskonventionen det her betyder at indsatte kan

muligheden for at få besøg

og familiemedlemmer og det er som nævnt i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention artikel otte om respekt for familielivet i enhedslisten mener vi at man

og kun forbydes hvis ganske særlige konkrete risikohensyn gør sig gældende i høringssvarene er advokatsamfundet og institut for menneskerettigheder også inde på det her og det

understrege at en alkoholtest ikke er tilstrækkelig sikker og ikke er et bevis i sig selv

bare nævne at vi ser meget positivt på den del der handler om at de indsatte får en udvidet mulighed for at tage amu kurser

tiltag som blev aftalt i forbindelse med fastlæggelsen af den økonomiske ramme for kriminalforsorgen der er nogle af elementerne som jeg gerne vil knytte en kommentar til

udvidelsen af reglerne for besøgsafskæring det strider imod min og jeg tror også mange andres retsfølelse

inde fra fængslet kan fortsætte med at planlægge kriminalitet uden for fængslet det kan de blandt andet fordi de helt frit kan få besøg af deres bandekammerater mens de sidder i fængslet

lidt i mit ellers ret liberale hjerte at man skal til at tvinge nogen til at opspare en del af

i det her tilfælde er problemet at rigtig mange udviste kriminelle simpelt hen ikke har råd til at betale for deres egen hjemsendelse hvorfor regningen ender hos de danske skatteydere de mennesker som bliver udvist har ikke bidraget med ret meget positivt til samfundet og derfor er det helt rimeligt at de ikke skal have denne sidste gestus i form af en fuldt betalt returbillet endelig er der forslaget om at gøre tilbuddet om amu kurser permanent det har indtil nu kørt som en forsøgsordning og erfaringerne har været rigtig gode det er vigtigt at vi ikke kun bruger fængslerne som en sanktion men også som et præventiv redskab med de her amu kurser forbedrer vi de indsattes muligheder for at rette op på deres liv så de ikke kommer i kontakt med kriminalforsorgen igen

en og tyve som er indgået mellem regeringen socialdemokratiet dansk folkeparti radikale venstre socialistisk folkeparti og alternativet og derfor bakker vi

også op om det her lovforslag

kan man nu afskære indsatte

besøg af folk

nogle af høringssvarene diskuterer

herfra ikke er for indgribende og

de kritikere der siger at der skal rigtig meget til for at afskære familiemedlemmer

også glad for at der i det her lovforslag er føjet til at

man afskærer familiemedlemmer men vi må også bare erkende at

ikke er muligt at få besøg af udefrakommende bandemedlemmer

at man kan tilbageholde femten procent af de indsattes beskæftigelsesvederlag med henblik på at sikre at de indsatte har midlerne til at dække de udgifter som de selv skal

ikke har råd til eller ikke har sparet op til

det der sker med det her forslag er jo at det rammer alle indsatte bredt

godt tænke mig at vi i udvalgsbehandlingen måske kunne se på som også flere af høringssvarene gør opmærksom på at der

en løbende proportionalitetsvurdering således at man er helt sikker på at det ikke er for indgribende

det som jeg synes er rigtig positivt og det er at man gør den nuværende midlertidige ordning med arbejdsmarkedsuddannelserne altså

samt udvalgte arresthuse

i den her flerårsaftale og det er vi rigtig glade for i alternativet det er

men de indsatte bliver til gengæld kan man sige hårdere og hårdere og derfor er fængslet et hårdt miljø at arbejde i

det rigtig godt at der også er blevet skruet op for den del

sikkerhed og tryghed for de ansatte det vægter vi meget højt i alternativet den sidste del

kan gøre det muligt at konfiskere tobak og andre rygeremedier

det er en naturlig opfølgning af at der nu er kommet rygeforbud i fængslerne så det bakker vi også

har så efterfølgende valgt at tiltræde forliget fordi vi synes det i store træk

være ekstra opmærksomme på

jo ikke mindst uddannelsesdelen hvor man udvider eller i virkeligheden bare permanentgør den midlertidige ordning der har været

arbejdsmarkedsuddannelser det er vi rigtig glade

vi tror på at uddannelse netop er en af de veje man kan gå hvis man vil undgå at

kommer på ret kurs og finder en anden levevej end den kriminelle

vil være særlig opmærksomme på i forligskredsen

lovforslaget men vi vil altså

at bandemedlemmer kan få besøg af andre bandemedlemmer

der skal ligge til grund for vurderingen af en besøgendes

men jeg tror alligevel at det vil være et område som vi løbende vil spørge ind til for at sikre os

netop på den måde som den er tiltænkt nemlig at afgrænse så vi altså ikke er ude i at

fordi der måske for flere år siden

eller lignende så det er noget vi vil spørger ind til i forligskredsen men vi bakker op om teksten

og tager også høringssvaret og det opmærksomhedspunkt som institut for

rejser alvorligt den anden

følge op på i forligskredsen er udvidet

af strafcelle her udvider man muligheden for at bruge strafcelle som disciplinærstraf i forbindelse med nægtelse af alkoholtest det kan sådan set være fornuftigt

for de ansatte fordi det er noget af det

fængslerne så det er noget vi vil følge op

som vi vil følge nøje

indstille os på lovforslaget indeholder både initiativer der afgrænser indsatte med banderelationer

bedre muligheder for uddannelse

og så skal vi passe bedre på vores ansatte i kriminalforsorgen de har om nogen krav på tryghed de indsatte er generelt blevet vanskeligere at arbejde med og det kræver så tilsvarende større sikkerhed for personalet sf støtter lovforslaget som har en god balance mellem stramninger tilbud til de indsatte

at det har været en af justitsministerens mærkesager at fængselsbetjente skal kunne gå trygt på arbejde regeringen har derfor gennemført en række initiativer der skal bekæmpe banderne ligesom vi også har sat fokus på at forbedre forholdene for fængselsansatte

derfor glædeligt at vi med opbakning fra de fleste af partierne i folketinget kan indføre en ny ramme for kriminalforsorgen

med lovforslaget her afskærer vi personer med bandetilknytning fra at få besøg fra andre bandemedlemmer selvfølgelig skal bandemedlemmer ikke kunne mødes i et dansk fængsel vi giver også de ansatte mulighed for at kontrollere om indsatte

vi gør det nemmere at konfiskere ting til

rygning det er altså tiltag der skal forbedre arbejdsmiljøet og trygheden for fængslernes ansatte vi har også fokus på resocialisering og derfor viderefører vi amu ordningen så indsatte kan modtage arbejdsmarkedsuddannelse mens de sidder indespærret vi skal slå hårdt ned på dem der forbryder sig mod loven i danmark men vi skal også være klar til at hjælpe når kriminelle ønsker at starte på en frist alt i alt er det en rigtig god aftale der øger trygheden for fængslernes ansatte det skylder vi dem og derfor bakker vi

lovforslaget som det er bekendt

har regeringen indgået en ny flerårsaftale for

aftalen skal skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg der skal bidrage til at danmark er et trygt og sikkert samfund og det her lovforslag skal jo blandt andet gennemføre de initiativer af flerårsaftalen der kræver lovændring

seneste tid og særlig sidste sommer oplevede vi jo hvordan en bandekrig kan eskalere og skabe utryghed for almindelige borgere der færdes i det offentlige rum det er afgørende at vi har de bedst mulige redskaber til at sætte ind over for banderne for at undgå optrapning af en konflikt derfor foreslår vi at udvide reglerne om besøgsafskæring for indsatte med bandetilknytning så de hverken kan få besøg af personer med tilknytning til samme bande

andre bander derudover foreslår vi at kriminalforsorgen skal opspare en del af de indsattes beskæftigelsesvederlag som en tvungen opsparing så de indsatte i højere grad selv kan betale

udgang og hjemrejse efter udvisning det er ikke rimeligt at danmark skal betale regningen når udvisningsdømte kriminelle udlændinge skal rejse hjem efter de har siddet i fængsel

at de udvisningsdømte indsatte selv skal betale for rejsen hjem men det er langtfra altid at de har penge til det med lovforslaget indfører vi en tvungen opsparing så de i højere grad selv kan betale den tvungne opsparing gælder for alle indsatte og vil på sigt også kunne bruges til at dække eventuelle udgifter som indsatte skal bruge til hjemtransport i danmark og derudover vil opsparingen også blive brugt til at dække de indsattes udgifter i forbindelse med udgang vi foreslår desuden at den nuværende forsøgsordning med amu kurser i fængsler og arresthuse gøres permanent amu kurser er et attraktivt uddannelsestilbud for indsatte og kriminalforsorgens evaluering har vist at forsøgsordningen har været en succes og derfor foreslår vi at ordningen nu gøres permanent

udvide kriminalforsorgens muligheder for at foretage alkoholkontrol af de indsatte alkohol i fængslerne giver sikkerheds og ordensmæssige udfordringer det siger næsten sig selv

for at styrke sikkerheden og trygheden for personalet der hver dag løfter en vigtig samfundsopgave

kriminalforsorgen mulighed for at gennemføre udåndingsprøver for at teste for alkohol endelig foreslår vi en udvidelse af kriminalforsorgens muligheder for at konfiskere genstande og penge som en indsat har haft i fængslet i strid med reglerne ændringen vil blandt andet betyde at kriminalforsorgen også kan konfiskere cigaretter og lignende som de indsatte har besiddet i strid med et rygeforbud de her initiativer skal være med til at skabe rammerne for en moderne og stærk kriminalforsorg der kan håndtere de udfordringer vi står over for i dag og med de bemærkninger vil jeg takke ordførerne for indlæggene og se frem til den videre behandling og jeg står naturligvis til rådighed for besvarelse af

venstres retsordfører faktisk havde en rigtig fornuftig pointe i

kommet med og er blevet på den måde det er

men vi er jo ikke kan man sige i mål endnu hvis du spørger os vi kunne godt forestille os at man gik længere

fra den samme gruppering eller fra andre grupperinger som lovforslaget her jo sikrer det kunne også være familie altså det kunne

beklager drenge i får ikke besøg af konerne mere

godt tro måske spillede ind på viljen til at lade en eller anden konflikt køre videre derfor vil jeg bare høre ministeren vil ministeren lave et notat om mulighederne for at stramme besøgsadgangen yderligere

været en vurdering af hvor langt kan man gå uden at det kommer i konflikt med vores internationale aftaler eller udfordringer og derfor tænker jeg at det

give god mening at lave sådan et notat så man kan se hvor tæt

og det tager vi så til efterretning

at omtale de internationale konventioner som internationale udfordringer

hundrede procent når jeg står her og det mener

synes da det giver god mening at lave sådan et notat om hvor grænserne

det er også derfor at der er en balance i hvad det er man kan afskære hvornår

kan afskære fra besøgsadgang derfor

andre grupper og andre bander som ikke er tilknyttet den

række elementer som har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden ved vores domstole altså fra sagen anmeldes til der bliver afsagt dom

en nedbringelse af udgifterne i forbindelse med retssagen

andet foreslået at sigtedes muligheder for at ønske en bestemt

bliver taget hensyn til sagsbehandlingstiden det betyder at

en sigtet ikke længere frit

halvt års tid eller derefter det er kun rimeligt at der bliver strammet op på det ligeledes foreslås

også er ganske fornuftigt

som jeg startede med at sige ikke mindst vigtigt af hensyn til de ofre som får ført deres sager i vores retssystem

oplever at sagerne trækker ud blandt andet

der bliver valgt advokater som ikke lige har tid i kalenderen og

trækker for lang tid ud det skaber utryghed og uvished og man skal ikke undervurdere at det at

igennem en retssag selvfølgelig også kan have store både psykiske

fysiske konsekvenser for dem der skal igennem systemet

skylder vi ofrene at sikre at vi har en så effektiv

ved vores domstole og at det ikke strækker sig ud over flere år og det er det her lovforslag med til at sikre

her sager om meget grov kriminalitet at der selvfølgelig er tryk på kedlerne når det handler om at få behandlet de her sager og det er jo det

sørge for jeg kan godt forstå at der er rigtig mange mennesker der er bekymrede

kører der er vidner der kan opleve et meget meget stort

fordi man har set noget som ikke er særlig rart fordi man måske er bange for hvad der kan ske når man siger det og derfor

det vigtigt at det her selvfølgelig afsluttes hurtigt der er ofre der står tilbage og kan være dybt dybt krænkede og har

for at få lukket en sag så man hurtigt kan komme videre hvis man overhovedet kan komme videre men altså forsøge på at vende tilbage til et liv i en normal tilstand og derfor

fornuftigt der lægges op til at forsvarsadvokaterne skal have tid i kalenderen og at det skal være en klar forudsætning for at man kan få lov til at være advokat

i de her særlig

på to uger det synes vi er meget fornuftigt der strammes op

forsvarsadvokat så man altså sikrer sig at det ikke kommer til at medføre

vi synes også at det er rigtig fornuftigt at der bliver strammet op over for det og så bliver den sigtede selv stillet til ansvar for omkostningerne til retsmøder hvor

ikke er dukket op i for advokatsalæret vi synes

helt inden for skiven at der selvfølgelig kommer det her incitament til at man virkelig skal møde frem og vise respekt for for retten og for den retsstat

i så lægges der som en sidste ting op til at

vi ved jo at det er noget af det der i hvert fald nogle steder i landet er en meget stor ventetid på og det er selvfølgelig også dybt utilfredsstillende for de folk der skal mentalundersøges

komme videre både med deres egen sag men også i tilværelsen så det er sådan set godt for alle at man gennemfører det

retten må skønne og at vi ikke skal have så rigide og firkantede bestemmelser som vi får her

desværre er nødvendigt

med andre ord en forsvarer der har travlt i kalenderen

der selvfølgelig udtrykkes betænkeligheder ved

i øvrigt også har været under uddannelse i tre år så helt retsløs bliver man ikke

straffesager også sådan indrettet at glemmer forsvareren noget så er det jo dommerens pligt

sigtedes mulighed for at vælge en bestemt travl advokat det er ikke hensigten med forslaget men

vidner cetera om at få en proces i gang og det kan altså blive konsekvensen at man bliver udstyret med en anden advokat end den man ønsker

går ud på at det bliver vanskeligere

i hvert fald i situationer hvor man selv har valgt den første advokat og

valgt den første advokat for i praksis sker der jo tit det

op på listen og finder en advokat og vedkommende bliver så beskikket for

bliver det jo rimelig umuligt efterfølgende for den tiltalte at

så der er i hvert fald et issue dér vi er nødt til at have fat i og jeg lige så godt supplere med hvordan det foregår i den praktiske verden mange advokater oplever at de bliver beskikket til grundlovsforhøret fordi de har advokatvagten dagen efter kommer der så en besked om jeg håber ikke det kun er mig der er udsat for det

at man hellere vil have en bestemt

udtryk for at den sigtede har valgt en advokat og deraf følgende vanskelighed senere med at

forsinker eller fordyrer sagen så er der

ulovlig udeblivelse fra retsmøder betyder og jeg gentager

noget det kan vi i sagens natur også støtte tilbage er der

seks tusind kroner

civile sager men det er så nok vigtigt lige

få slået fast at det også har en anden konsekvens at man ikke kan anke bøder i den her størrelsesorden

en person der søger om statsborgerskab betyder en bøde på seks tusind kroner altså fire en halv års udelukkelse eller karenstid

temmelig vigtigt og også vigtigere end de seks tusind kroner det kunne

gå ind og undersøge de her regler lidt nærmere og jeg tænker i den forbindelse på at det jo som oftest er yngste dommerfuldmægtig

har afsagt denne dom der indeholder bøden men det går jeg ud fra at vi kan få nærmere belyst under udvalgsbehandlingen herunder også om procesbevillingsnævnet i højere grad vil bevilge anketilladelse i de her sager summa summarum venstre kan fuldt ud tilslutte sig

hensyn til ofrene til lovovertræderen og til samfundet

vi sådan set enige i men over for det

står retten til det frie valg af forsvarer som er en af de grundlæggende menneskerettigheder som vi i danmark sammen med europarådets seks og fyrre andre medlemslande har forpligtet os til at overholde

hvis borgerne skal have tillid til at den tiltalte får en

er kvaliteten af det arbejde som forsvarsadvokater leverer i danske retssale rigtig høj men man støder indimellem på eksempler på dårligt forberedte eller skødesløse forsvarsadvokater her er det vigtigt at ingen der blevet dømt for en forbrydelse bagefter kan sige at dommen skyldes at han eller hun

er der grund til at træde meget meget varsomt dertil kommer at lovforslagets meget snævre og detaljerede tidsgrænser for hvor mange ugers forsinkelse der kan

binder domstolene meget allerede i dag har domstolene mulighed for i visse tilfælde at nægte at beskikke en bestemt advokat hvis beskikkelsen medfører en betydelig forsinkelse nu gøres den her mulighed til noget obligatorisk lovforslaget omfatter også mange andre bestemmelser og en af dem er den sigtede skal betale regningen for retsmøder der aflyses fordi hun eller han ikke møder op det lyder jo på papiret meget fornuftigt og rimeligt men jeg synes det er værd at huske på at mange af de sigtede

retsmøder ofte er socialt udsatte mennesker der har mange andre problemer at slås med og som typisk er i en økonomisk situation der betyder at statskassen ikke får bare en brøkdel af de sagsomkostninger man pålægger dem

lovforslaget har som nævnt mange dele og der er nogle af elementerne som vi ikke er så betænkelige ved men retten til det frie valg af forsvarer er for os en hovedhjørnesten i et retssamfund og i retsstaten

betragtning af mere generel karakter som vi har hørt indeholder lovforslaget en række tiltag som alle har til formål at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager der er ingen tvivl om at sagsbehandlingstiden er

det er ikke rimeligt at hverken sigtede eller offer skal vente i måneder

få en sag afgjort det skal vi kunne gøre bedre det er de bestræbelser som lovforslagets elementer her sigter mod og derfor

intentionen i lovforslaget er der ingen tvivl om at alternativet kan bakke op om for det er problematisk at der i en del sager går alt alt for lang tid

sagsbehandlingstiden i sig selv bliver tillagt en meget meget stor vægt meget større end den er i dag og på den baggrund vil man så indskrænke den sigtedes muligheder for valg af advokat som forsvarer et af de initiativer som skal være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden indebærer bla at at sigtede efter lovforslaget ikke skal kunne vælge en forsvarer hvis medvirken vil medføre en væsentlig forsinkelse i forhold til at en anden beskikkes som forsvarer der er flere af initiativerne som vi finder kritisable i det her lovforslag men jeg har valgt at fokusere på nogle enkelte punkter i det efterfølgende som sagt

og herudover har vi som samfund en interesse i at få behandlet og afgjort straffesagerne hurtigt og effektivt

der skal selvfølgelig være en balance mellem hensynet til en hurtig sagsbehandlingstid og så hensynet til tiltaltes frie valg af forsvarsadvokat men jeg mener ikke at hensynet til tiltaltes valg af en forsvarsadvokat skal overtrumfe alt andet men det er et vigtigt konventionsbeskyttet princip som vi skal værne meget nøje om og derfor er jeg meget kritisk over for det her lovforslag

valgt at lægge hovedvægten på en forkortelse af sagsbehandlingstiden som det helt afgørende

massiv kritik må man sige af lovforslaget fra flere sider og en af kritikerne er blandt andet advokatsamfundet som kritiserer initiativet vedrørende om eller afbeskikkelse af forsvarer og jeg citerer

deres høringssvar der er efter advokatrådets opfattelse ganske betydelige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder forbundet med at forpligte domstolene til at foretage en om eller afbeskikkelse af en forsvarer imod den sigtedes ønske alene med henblik på at opnå en lidt hurtigere sagsbehandlingstid navnlig når der ikke foreligger fuld evidens for at det er berammelsen med forsvarerne

et andet gennemgående kritikpunkt af lovforslaget er at lovforslaget bygger på et spinkelt grundlag fordi baggrunden for lovforslaget er en analyse af straffesagskæden altså tidspunktet for anmeldelse til eventuel påbegyndt påbegyndt afsoning bortset fra et kort møde med landsforeningen af forsvarsadvokater

har advokatstanden som sådan ikke været inddraget i analysearbejdet og fokus i analysearbejdet har især været rettet mod myndighederne nemlig domstol politi anklagemyndighed og kriminalforsorg men altså helt uden om forsvarsadvokaterne og det vil sige at det her vidtgående lovgivningsmæssige initiativ

været vendt med advokatstanden bredt

er på det her område når man fra regeringens side kommer med et indgreb af den her karakter så kan man også lige hæfte sig ved at det i analysen fremgår at de tiltænkte opstramninger i berammelsesprocessen i forhold

forsvarsadvokaternes kalendere kun indebærer et tidsmæssigt besparelsespotentiale på højst en

og blev meget bekymret så det skal

herre naser khader der greb fru johanne schmidt

det er jo en lejlighed til at være en rigtig helt hvis der

og så må det jo være justitsministeren der iler til som

tvivl om at alle har en interesse i at der går så kort tid som muligt fra at en kriminel handling bliver udført

falder dom det er i offerets interesse det er i samfundets interesse og det er selvfølgelig også i

men det er

variable altså fra en kriminel handling bliver udført til

af ligningen altså inden sagen ender i en formel tiltale altså

lovforslaget derfor synes jeg at

at politiet og anklagemyndigheden kan bruge

en stor del af forklaringen på at der går så lang tid mellem en kriminel handling og dom

skævvridning som i virkeligheden er urimelig i forhold til

man som forsvarer kun har måske en uge til at forberede sig det synes vi

selvfølgelig også ser på den del af sagen der ligger i retslokalet og som involverer dommeren og

med initiativer der handler om den forudgående del som involverer politiet og anklagemyndigheden den her ensidige fokus på retssalen

stille nogle udvalgsspørgsmål og muligvis arbejde på et ændringsforslag der kan bløde det en smule op måske

for omvendt er vi jo også fuldstændig enige i at det er urimeligt og uhensigtsmæssigt hvis en sag forlænges med mange måneder fordi

man sidder og venter på en bestemt forsvarsadvokat som er optaget af andre sager det er ikke rimeligt eller hensigtsmæssigt og

vil vi heller ikke være med til at beskytte

gå til udvalgsbehandlingen og måske også arbejde med nogle ændringsforslag der kan bløde det her en smule op hvis det lykkes

kan det godt være at vi stemmer

se på den forudgående del der involverer politiet og anklagemyndigheden så vil vi også gerne se på den del

udfordringer for retssikkerheden hvem kan huske hvad og hvor meget vidner går hen og bliver i tvivl ofrene føler ofte at de bliver reduceret til en brik i et uoverskueligt system for mange ofre føler sig glemte og oversete og har jo i den grad brug for

komme videre og lægge sagen bag sig formålet med

sagsbehandlingstiderne i straffesager

fair hvis den sigtede selv hænger på regningen

møde op til retssagen men når sf ikke kan støtte lovforslaget skyldes det at man indskrænker mulighederne for en retfærdig rettergang ved at den sigtedes muligheder for

få et ordentligt forsvar forringes

ikke at det er rimeligt at begrænse adgangen til selv at vælge vælge advokat

heller ikke det er rimeligt at sætte beløbsgrænsen op til seks tusind kroner i ankesager

ikke er for lang jo længere tid der går fra anmeldelse

des sværere bliver det for vidner at huske rigtigt og for beviser at blive behandlet lige så alvorligt er det at der ofte vil være et offer der skal vente længe på en afklaring selvfølgelig skal vi heller ikke gå på kompromis med retssikkerheden og vi skal

tage hensyn til tiltalte justitsministeren har gennemført en analyse af arbejdsprocessen fra anmeldelse til domfældelse med henblik på at identificere arbejdsgange der kan forbedres det har udmøntet sig

en række forslag til ændringer af retsplejeloven som vi behandler i dag der er især fokus på processen omkring beskikkelse

det kan eksempelvis være en forsvarsadvokat der har en alt for travl kalender det kan også

at sigtede ønsker at skifte advokat undervejs hvilket også forsinker sager unødigt vi har eksempelvis set hvordan

flere bandemedlemmer ønsker den samme forsvarsadvokat men det skal ikke være et tag tag selv bord når det offentlige betaler og det skal heller ikke være muligt for tiltalte at forsinke sager med overlæg

med lovforslaget gøres det også klart at

der er som følge af en udskydelse hvor tiltalte ikke gad

det er en mærkesag for os at retssystemet i danmark fungerer optimalt vi skal tage hensyn til de mennesker der er forurettede i en retssag derfor bakker vi i

her i dag formålet

at nedbringe sagsbehandlingstiden i straffesager

vi alle sammen kan være enige om at sagsbehandlingstiden i straffesager ikke må være unødig lang det er vigtigt for retssamfundet generelt og for både offeret og den sigtede at hver enkelt straffesag behandles rigtigt effektivt og med den fornødne hurtighed justitsministeriet iværksatte i december to tusind og seksten en analyse af straffesagskæden det vil sige processen fra anmeldelse til politiet af en lovovertrædelse frem til en eventuel strafafsoning med henblik på at kortlægge sagsgangene og identificere hvor de væsentligste forsinkelser

mundet ud i en række initiativer og det er de initiativer som kræver lovgivning der danner grundlag for det lovforslag som vi nu førstebehandler i dag lovforslaget indeholder en række initiativer blandt andet i forhold til forsvarsadvokater og domstolenes behandling af straffesager som på forskellig vis vil bidrage til at nedbringe den samlede sagsbehandlingstid i straffesager i forhold til

vi blandt andet at indskrænke sigtedes muligheder for at ønske en bestemt advokat som forsvarer sådan at hensynet til sagsbehandlingstiden tillægges betydelig større vægt end i dag det indebærer at den sigtede ikke skal kunne vælge en forsvarer hvis medvirken hvis medvirken vil medføre en vis forsinkelse i forhold til at en anden beskikkes til forsvarer i forhold til domstolenes behandling af straffesager foreslås det bla at

rettens berammelse af hovedforhandlingen i en straffesag skal ske hurtigst muligt efter anklagemyndighedens indlevering af anklageskrift til retten ved digital kommunikation det foreslås endvidere at sigtede med det samme skal betale sagsomkostninger hvis sigtede udebliver fra et retsmøde og sagen derfor bliver udsat det indebærer i praksis at retten med det samme kan pålægge sigtede at betale den beskikkede forsvarers salær for det pågældende retsmøde endvidere foreslås det

uden sigtedes tilstedeværelse skal kunne bestemme at sigtede skal underkastes mentalundersøgelse det gælder hvis sigtede trods lovlig indkaldelse og uden oplyst lovligt forfald udebliver fra retsmødet med lovforslaget foreslås det

beløbsgrænse på tre tusind kroner for tiltaltes anke af en byretsdom i en straffesag så den fremover bliver seks tusind kroner forslaget skyldes at beløbsgrænsen ikke har været ændret siden nitten halvfems hvor den blev fastsat til tre tusind kroner endelig foreslås det at sigtede der i umiddelbar forbindelse med en lovovertrædelse får en bødetilkendegivelse generelt skal have mulighed for straks at vedtage bøden

bemærkninger vil jeg takke ordførerne for indlæggene og se frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står naturligvis til rådighed for

ordførertale altså efterforskningsdelen hvor lang tid går der rent faktisk fra en sigtelse til en tiltale for

af ligningen i forhold til hvor lang tid der går fra den kriminelle handling bliver udført til der falder

fra anmeldelse til politiet og helt

at først efter halvandet år hvor man altså har haft en sigtelse

tænker justitsministeren om de to tal over for hinanden er det rimeligt kun at give fjorten dage den tiltalte hvorimod

to uger man har jo som sådan mere end to uger til selve sagen men måske giver det god mening at vi lige får det gjort fuldstændig klart under udvalgsbehandlingen

tvivl om præcis

også behandle tv overvågning når det handler om forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet

tvivl om at tv overvågning

har en tryghedsskabende karakter det har det både i præventivt øjemed når det handler om om at forhindre kriminalitet og det har det også når det handler om

en stærk hjælpende hånd ikke mindst til politiet i deres arbejde derfor

lovforslaget lovforslaget giver erhvervsdrivende bedre muligheder for blandt andet at dele overvågningsbilleder af folk

kriminalitet det det giver også kommunerne bedre muligheder for

visse områder

har en stærk præventiv karakter når det handler om at

med til at forhindre kriminalitet det kan vi se af statistikkerne og som sagt er det også meget gavnligt i efterforskningsøjemed for politiet

der heller ingen tvivl om at der med den nye teknologi og den måde den udvikler sig på

er uanede muligheder for at vi alle sammen kan blive overvåget snart sagt i døgnets fire og tyve timer derfor skal man selvfølgelig være opmærksom på balancerne i det her det handler selvfølgelig også om at sikre og det er vi glade for at lovforslaget også tager med skærpede omstændigheder om hvor lang tid de her overvågningsbilleder så blive opbevaret og her er forslaget så at de kun må gemmes i tredive dage

afløses af databeskyttelsesloven og at de regler der knytter sig til videoovervågning eller tv overvågning i persondataloven i et meget vidt omfang

det lovforslag der ligger her den anden del sigter efter at de erhvervsdrivende der bruger kameraer

også er fint nok så i virkeligheden handler det jo dels om at videreføre det der er dels

regeringens nyskabelse på det på det her område som

dele de her billeder imellem sig

jeg er en meget stor tilhænger af at vi bruger videoovervågning langt mere i det offentlige rum at vi bruger det langt mere

for at beskytte vores fredelige samfund og der mener jeg at videoovervågning er en fuldstændig central del af politiets arbejde

stærkere for det første

der spørgsmålet om den kommunalt finansierede videoovervågning som

mulighed for med et byråds velsignelse og flertal at hænge videoovervågning op i det offentlige rum det ville være glimrende

har sendt en rapport til justitsministeren

i den her diskussion hvor vi ikke har hørt noget om hvad kommunerne i virkeligheden har indsendt af ønsker til ministeriet

at høre hvad justitsministeren på et tidspunkt siger

han kommer herop på talerstolen

politiets deling af videobilleder på den nye platform

faktisk blev besluttet af folketinget på baggrund af et beslutningsforslag som dansk folkeparti fremsatte og fik vedtaget blandt andet med socialdemokratisk støtte der er vi også interesseret i på et tidspunkt at

så er der hele diskussionen om nummerpladescanning altså om vi skal hænge flere af de her scannere op nu hænger de ved grænseovergangene og det er vi glade for men vi vil jo gerne have dem til at være endnu flere steder det kunne for eksempel være på politibiler

fast monteret på motorvejsstrækninger

så er der den sidste ting når vi taler om videoovervågning og det er slettefrister

betydning for ordensmagten når der skal opklares meget grove tilfælde af kriminalitet

godt tænke os en uddybning af hvorfor regeringen har lagt sig fast på det her som man altså har gjort det er noget af det som vi vil

uddybet i løbet af arbejdet

som udgangspunkt er der altså nogle fine takter i det fordi man jo viderefører det man har som godt nok er mangelfuldt men trods alt

samtidig med at man så kommer med sin egen nyskabelse

det her med deling af billeder så det er jo rimeligt men jeg synes der er mange gode forslag som man

har længe været ganske uforståeligt for butikkerne at det ikke i højere grad har kunnet lade sig gøre men der er selvfølgelig hensyn at tage specielt til de uskyldige mennesker der måtte blive mistænkt og delagtiggjort i en større offentlighed i

men nu synes der at være et forslag på bordet der i hvert fald tilfredsstiller en vis del af butikshandlens ønsker og samtidig også dæmmer op for det jeg talte om før nemlig den helt forkerte offentliggørelse for nu

det udtryk videregivelsen skal nemlig ske i et lukket system der kun kan tilgås af et begrænset antal autoriserede personer jeg forstår at datatilsynet er inde over billedet det må ikke ske på internettet man må ikke

billederne ud på nettet

skal det kunne forventes at de pågældende der er mistænkt vil begå tilsvarende tyverier i andre

er der de fornødne forholdsregler og jeg håber da at systemet så også vil blive anvendt således som det er tiltænkt

justitsministeren eventuelt i dag eller senere måske kan uddybe og det er når vi kommer over i forslagets bestemmelser om bøde

en bøde underforstået til

forhøjes væsentligt i forhold til det nuværende bødeniveau efter persondataloven ligesom man jo sætter strafferammen op fra fire til seks måneder men det er det her med persondataloven der ligesom får det til

koldt ned ad ryggen på mig for om nogen

jeg og min kollega eva kjer hansen slidt gulvtæppet tyndt ovre i erhvervsministeriet for at få

cirkulerer jo alle mulige rygter om hvor skrækkeligt det kan gå virksomheder der ikke overholder den lov og hvor store bøder der kan forventes

og ovenikøbet står at vi nu sætter bødeniveauet op

nu eller under udvalgsbehandlingen at skulle have nærmere belyst hvad

for et niveau vi har og for et niveau vi forventer at få men helt generelt

danmark både i butikker og i det offentlige rum optagelser fra overvågningskameraer kan være et fremragende redskab til opklaring af forbrydelser og tilstedeværelse afholde for eksempel butikstyve fra at begå tyveri i hvert fald i den butik hvor kameraet sidder men det forhold at vi som borgere bliver optaget hvor vi går og står er også et stort indgreb i privatlivets privatlivets fred efter gældende lov kan butiksejere ikke dele optagelser fra overvågningskameraer med hinanden hvis de mener at optagelserne viser en butikstyv hvis de vil kommunikere med andre butiksejere

må de nøjes med at give signalementer og dele erfaringer med hensyn

mistænktes metoder

gældende lov hos politiet vil optagelserne være i trygge hænder og politiet kan i særlige tilfælde ved alvorlige forbrydelser vælge at dele optagelserne med andre herunder offentligheden og i enhedslisten

sådan set mest trygge ved at det fortsat er på den måde

er en politiopgave altså at det er op til politiet at foretage en politifaglig vurdering af optagelserne og af mistankegrundlaget flere organisationer har i deres høringssvar kritiske bemærkninger til lovforslaget og vi er helt på linje med danske advokater når de skriver at forslaget ikke i tilstrækkelig grad sikrer at billeder af uskyldige personer ikke behandles

private ofte inden for nogle

bliver sat til at vurdere om betingelserne for at videregive optagelser er

danske advokater og it politisk forening vi mener at det fortsat

og behandler lyd og billedoptagelser

med andre eller offentliggøre dem og på den baggrund kan vi i enhedslisten ikke støtte

i de seneste par år været en del sager fremme i medierne hvor butiksindehavere i et forsøg på at advare andre erhvervsdrivende mod for eksempel røvere eller indbrudstyve har delt billeder fra deres egen videoovervågning

har også været rejst en del sager i den forbindelse jeg tror vi hurtigt kan blive enige om at det virker underligt at at den slags handlinger skal straffes det går ud over retsfølelsen generelt når man oplever de egentlige ofre blive straffet mens gerningsmanden måske går fri

løs af overvågningsbilleder vi risikerer at hænge uskyldige mennesker ud i fuld offentlighed derfor er den foreslåede ordning hvor disse optagelser kan deles i et lukket netværk og under særlige betingelser rigtig fornuftig den afvejer hensynet til at fange forbrydere på den ene side og på den anden side

op for en bølge af de facto justitsmord

vi behandler nu i dag lovforslag to hundrede og fem er forslag til lov om ændring af lov om tv overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

at regeringen ønsker at videreføre de nugældende regler i persondatalovens kapitel seks a i

at videreføre en bemyndigelse i persondataloven for vedkommende minister til i særlige tilfælde at fastsætte nærmere regler for retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger det er ikke nogen hemmelighed at vi er stærkt kritiske over for det

og derfor er vi også kritiske over for de elementer der ligger her særlig

som vi er blevet enige om her i folketinget og det handler i særlig grad om

en bemyndigelsesadgang

af personoplysninger i stedet for at det netop er folketinget her der skal vedtage det

så det jeg egentlig vil fokusere på i det her lovforslag er

den øgede adgang til at erhvervsdrivende kan videregive billeder af gerningsmænd optaget med tv overvågning med hinanden

lovforslaget lægger op til at erhvervsdrivende skal opfylde nogle betingelser inden de kan dele billeder fra tv overvågning og det

imod at være en faglig vurdering

erhvervsdrivende en af betingelserne er

der er konkrete grunde til at tro at den

vil begå berigelseskriminalitet mod den kreds af erhvervsdrivende som optagelserne videregives til dele af de øvrige betingelser indebærer også et vist skøn det er min og flere af høringsparternes opfattelse at de vurderinger som den erhvervsdrivende skal foretage inden videregivelse af billeder fra tv overvågning matcher politifaglige vurderinger altså alt det der med

vil gå ud og foretage

jeg synes det er meget bekymrende at vi overlader det til private erhvervsdrivende at

indgribende instrument i i hånden uden retsgarantier for de registrerede i lighed med it politisk forening anbefaler vi derfor at erhvervsdrivende skal indsende deres materiale til politiet som så foretager den skønsmæssige vurdering som lovforslaget lovforslaget lægger op til hvis vi skal støtte den her ordning

og skønsmæssig vurdering det er den erhvervsdrivende altså ikke vi vil mene at hvis man sender det ind til politiet

den registreredes sikkerhed samtidig med at politiet har adgang

billeder fra alle anmeldte butikstyverier og røverier i det relevante geografiske område hvilket i virkeligheden gør dem bedre i stand til at kunne foretage vurderingerne så med de ord

alligevel lidt for langt tilbage så det kunne være man skulle gå lidt mere målrettet efter at rykke op i partiet for at komme lidt tættere på ikke magten men talerstolen

i hovedsagen tale om en videreførelse af gældende regler

altså ikke nye regler men de eksisterende regler så har vi selvfølgelig også alle mulige forbehold over for det databeskyttelseslovforslag

lige nu er under behandling i folketinget

støtter vi og dem kan vi også støtte en videreførelse af selv om vi så i øvrigt er kritiske over for det nye databeskyttelseslovforslag mere generelt det der så er

er jo adgangen til at erhvervsdrivende kan dele optagelser eller billeder med hinanden af mulige gerningsmænd det indeholder helt bestemt nogle dilemmaer

uskyldige kan blive ramt af et sådant tiltag og om der er de nødvendige retsgarantier der hæfter vi os ved at institut for menneskerettigheder har

givet et høringssvar hvor de altså mener at forslaget er tilstrækkeligt afgrænset og indeholder

instituttet på den her måde vurderer at

udmærket frustrationen hos for eksempel butiksejere der har overvågningsbilleder og hvor politiet alligevel prioriterer ikke at møde

være oplagt at give mulighed for at dele de optagelser eller billeder med andre potentielle ofre for tyverier men frustration skal ikke besvares på anden måde end i første omgang ved at trække vejret dybt

som svaret ligger i lovforslaget kan vi ikke se at det skulle være blandt andet at give endnu flere bemyndigelser til ministeren

sf kan heller ikke støtte et lovforslag der risikerer at føre til øget selvtægt

formålet med lovforslaget er derfor også at give erhvervsdrivende mulighed for efter visse nærmere betingelser at dele billeder og lydoptagelser fra tv overvågning med andre erhvervsdrivende ja så synes vi at

for at tage loven i egne hænder

butikstyverier alene medfører milliardtab for detailhandelen derfor skal vi sætte ind og give de erhvervsdrivende de bedst mulige værktøjer til at sikre deres butikker deres ansatte og deres værdier mange gør med stor succes brug af videoovervågning til sikring af deres butikker videooptagelserne kan bruges af politiet i en opklaring men kameraerne har også

selvstændig afskrækkende effekt allerede i dag deler virksomheder og butikker

af omrejsende tyve så man kan

de nødvendige forholdsregler men det er ikke tilladt at dele selve videooptagelsen det er en væsentlig begrænsning af videoovervågningspotentialet med lovforslaget gør vi det muligt for erhvervsdrivende at dele deres videooptagelser så de kan samarbejde om at advare hinanden så de hver især kan sikre deres butikker mod indbrud røverier og tyverier tyveri er en alvorlig krænkelse af den private ejendomsret og et røveri kan have store personlige konsekvenser for de involverede vi skal sikre danskernes tryghed

overvejende positive modtagelse af

politiets møde med borgerne et af initiativerne var et forslag om at erhvervsdrivende skal have mulighed for at dele overvågningsbilleder med hinanden det har været et meget stort ønske fra erhvervslivet det fremgår nu som et et af to elementer i lovforslaget om ændring af blandt andet tv overvågningsloven som vi behandler i dag for det første indeholder lovforslaget en ændring af reglerne om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv overvågning erhvervslivet har fremsat et ønske om at erhvervsdrivende skal have mulighed for at dele billeder fra tv overvågning af formodede gerningspersoner for eksempel omrejsende tyvebander med henblik på at advare hinanden om disse personer og dermed forebygge kriminalitet efter de gældende regler

har erhvervsdrivende ikke sådan en mulighed justitsministeriet har derfor i tæt dialog med dansk erhverv udarbejdet et lovforslag som skal imødekomme erhvervslivets ønske i lovforslaget lægges der op til at erhvervsdrivende får mulighed for at dele tv overvågningsoptagelser med hinanden i kriminalitetsforebyggende øjemed en sådan deling foreslås at kunne ske på en række nærmere betingelser for eksempel er det en betingelse at deling af optagelser mellem erhvervsdrivende skal ske i et lukket system inden for en erhvervsdrivendes egen organisation eller en erhvervsorganisation deling må derfor ikke ske på internettet herunder lukkede grupper på facebook eller andre sociale netværk deling af optagelser mellem forskellige

inden for en erhvervsorganisation kræver tilladelse fra datatilsynet endvidere er det en betingelse at den formodede gerningsperson har begået eller forsøgt at begå en berigelsesforbrydelse af ikke bagatelagtig karakter mod en erhvervsdrivende

desuden er det en betingelse at den formodede gerningsperson anmeldes til politiet for forbrydelsen og at der er konkrete grunde til at tro at den formodede gerningsperson vil begå ny ligeartet kriminalitet mod erhvervsdrivende for det andet indeholder lovforslaget et forslag om at videreføre gældende regler i persondataloven det drejer sig om regler for behandling af personoplysninger i forbindelse med tv overvågning endvidere drejer det sig om en bemyndigelse for vedkommende minister til i særlige tilfælde at fastsætte regler for retshåndhævelsesmyndigheders

angående kommunernes mulighed for

da vi sidst havde justitsministeren i spørgetiden tror

at justitsministeren sagde at der var en undersøgelse i gang vedrørende kl også i forhold til behovet

overholder bestemmelserne eksempelvis ikke sletter efter tredive dage eller eller på anden måde som sagt

bestemmelsen her om under hvilke vilkår man kan optage og videre ekspedere billeder den straffebestemmelse er omtalt i bemærkningerne

nitten og og jeg kan anføre at der står at bødeniveauet forhøjes væsentligt i

efter persondataloven er ministeren bekendt med

hvor højt vi i givet fald kommer op

mange mennesker bliver meget meget nervøse idet

gives der typisk en bøde på omkring fem tusind kr når der sker

kan jeg ikke her i dag sætte tal på men det vil

i dag omhandler de oplysninger som arvinger får om salæret til en bobestyrer der behandler et dødsbo nærmere bestemt går forslaget ud på at regeringen skal ændre dødsboskifteloven så bobestyrer bliver forpligtet til at lave et månedligt

timesagsregnskab til arvingerne det vil sige et regnskab hvor bobestyrerens timepris og tidsforbrug fremgår ifølge beslutningsforslaget er formålet navnlig at sikre at arvingerne løbende kan følge med i størrelsen af salæret til bobestyreren lad mig begynde med at sige

at regeringen på lange stræk kan tilslutte sig tankerne bag det her beslutningsforslag når vi alligevel ikke kan støtte det er

vidensgrundlaget nu og her til at ændre reglerne på den måde som der lægges op til i

det vender jeg lige tilbage med en forklaring om senere jeg vil under alle omstændigheder gerne takke for et beslutningsforslag som er velskrevet og meget præcist men som også omhandler

over det seneste års tid har jeg haft lejlighed til at afgive en række skriftlige svar til retsudvalget om det her regelområde det er nogle af de svar der også fremgår af materialeoversigten til beslutningsforslaget og som det fremgår af de svar

indeholder dødsboskifteloven en række regler om eksempelvis forskellige behandlingsmåder for et dødsbo

og afsættelse af en bobestyrer der er regler om bobestyrerens pligter

jeg tidligere har afgivet til retsudvalget besvarer

men hvis der skulle være spørgsmål der mangler at blive belyst så står vi naturligvis til rådighed for at bistå under udvalgsbehandlingen med skriftlige svar så vi kan være helt skarpe på det juridiske i forhold til det her tekniske område

om reglerne som de ser ud i dag i forhold til politikken i det her

udspringer beslutningsforslaget jo grundlæggende som jeg læser det af et ønske om at bobestyrerens salær er rimeligt og at arvingerne får de oplysninger om salæret de har brug for det ønske deler jeg uden forbehold

nyt tiltag sidste år der går ud på at domstolsstyrelsen skal samle statistik over blandt andet bobestyrersalærer og klager over salærerne og som jeg også har oplyst

agter jeg følge op efter en passende periode når der er indsamlet tilstrækkeligt med data når regeringen ikke kan støtte beslutningsforslaget her i dag skyldes det netop

at den dataindsamling der er sat i gang kun har kørt i relativt kort tid domstolsstyrelsen har lige før påskeferien oplyst at de første tal for andet halvår af og sytten er ved at være klar styrelsen er således ved at få overblikket over tallene i samarbejde med eksterne it konsulenter men det er netop også kun et halvt års tal og jeg mener at dataindsamlingen bør køre i længere tid end det før vi får et grundlag for at drage konklusioner den opfattelse deler domstolsstyrelsen derudover hører det med til historien at området allerede i dag er ganske gennemreguleret og som jeg var inde på før gælder det også i forhold til at sikre arvingerne oplysninger om bobestyrerens salær i forhold til det helt konkrete forslag

obligatorisk månedligt timesagsregnskab kan jeg være bekymret for

firkantede og tunge regler for den ekstra opgave for bobestyreren med at lave et obligatorisk regnskab tager også tid tid der går fra at behandle dødsboet og dermed også tid der kommer til at forøge omkostningerne ved dødsboet med andre ord kunne der være risiko for at firkantede regler

i gang med at se på tilsynet med advokaterne og det ville selvfølgelig også få betydning for bobestyrere der måtte træde ved siden af alt det ændrer selvfølgelig ikke på at reglerne også skal fungere i praksis og at de skal sikre en god ramme for at

er forslagsstillerne og jeg helt enige selv om regeringen altså ikke kan tilslutte sig lige det her konkrete forslag

vil vende tilbage til når vi har lidt mere statistik fra domstolsstyrelsen om salærer og salærklager det vil efter min opfattelse give et bedre grundlag for at se på om der er behov for at justere på det her regelsæt men tak til forslagsstillerne for at

det tror jeg også justitsministeren er bekendt med for jeg er også klar over at mange har

til justitsministeren om den udfordring der

netop også i forhold til høje salærer

for at skifteretterne bliver pålagt ansvar eksempel for urigtigheder i bobehandling og i forhold til

på vi skal have ordentligt materiale at kigge

i forhold til tilsynet med advokaterne

godt tænke mig at ministeren svarede på hvornår

justitsministeriet forventer at det her arbejde er

problemstillinger man kan tage med i sådan et arbejde

indkaldelse på et tidspunkt til drøftelser om det her område hvor for eksempel dansk folkeparti bliver indkaldt til eventuelle forhandlinger

tal vi har brug for noget mere statistik før vi kan tage stilling til det

selvfølgelig være helt naturligt når vi har de tal samlet ind

sætter os ned og tage en drøftelse om om der er grundlag for at gøre noget og i givet fald hvad

at når det handler om bobestyrere og spørgsmålene om salærer timeregnskaber og andet så deler vi fuldstændig som justitsministeren langt hen ad vejen de synspunkter som er i forslaget

synes vi også at at justitsministeren jo har en pointe i at hvis vi skal kigge på det her er vi nødt til at have grundlaget ordentligt på plads og derfor

forstår det vi siger sådan at når

der er mangel på gennemsigtighed i det her område og der er behov for at vi får nogle klare retningslinjer for det vi har jo i andre sammenhænge også haft fokus på salærer det gælder eksempelvis forsvarsadvokaternes salærer hvor justitsministeren jo også gav efter for et pres for at lave en undersøgelse af det og jeg synes at når man lytter til justitsministeren

at være tilfældet her så vi kan ikke støtte forslaget men

tager initiativ til at vi får drøftet det her problem

fra justitsministeren hvornår han sådan nærmere forestiller sig at datagrundlaget kan være på plads således at

hvordan det ser ud så det ene udelukker ikke det andet for man kan godt støtte det her forslag samtidig med at der så

undrer jeg mig lidt over at s ikke kan støtte det

sag kører også i forhold til salærudgifter

bredt i folketinget

til at justitsministeren ligesom rubber hvad der nu engang kan rubbes for at få de her

som jeg tidligere sagde i mit spørgsmål til s

handler det her om gennemsigtighed over for arvingerne det kan sagtens køre

ordføreren også er bekendt med den her problemstilling der er

overlade til justitsministeren men jeg er også helt sikker på at han vil

om at det skal ske hurtigst muligt så vi kan få en samlet drøftelse af det

en advokat der er udpeget af skifteretten det sker som oftest i tilfælde hvor der er uenighed mellem arvingerne eller hvor der er umyndige arvinger der er også andre tilfælde men uenighed er

dødsbo behandles som et bobestyrerbo er man enig kan man skifte privat også efter dødsboskiftelovens § femogtyvende

ses jo i nogle ganske ganske voldsomme salærer i

jeg må skynde mig at sige at jeg ikke er bekendt med det nærmere arbejde i de pågældende dødsboer

må tages salær for for mere end der er udført arbejde for

som så går i gang med dødsboet

er i hvert fald mig bekendt sjældent at man sådan søger forskellige

i øvrigt veldokumenterede forslag at

ja så skulle man jo måske tro at der så udsprang en vis konkurrence men det er jo netop det der ikke er sket konkurrencen er i hvert fald gået opad det er jo vilde forhøjelser som

dokumenterer meget flot i sin i sin afhandling om udviklingen i

så det må da nødvendigvis give stof til eftertanke og det er så

er sket hos forslagsstillerne og det kan jeg da kun respektere dødsboskifteloven fra nitten syv og halvfems er faktisk en fortrinlig lov fordi den

bomøder med arvinger og lignende efter hvor meget uenighed der er

måske kan det ordnes per telefon måske per mail og ligesådan med mange andre dispositioner

for så vidt ikke noget galt med loven men det her vedrører jo også salærfastsættelsen jeg må i den forbindelse sige

finder salæret urimeligt i forhold til det arbejde der har været

indbringe sagen for skifteretten inden fire uger

alternativt kan skifteretten jo altså også selv anfægte salæret uden uden nogen arvinger har gjort anskrig og i den forbindelse bede den pågældende bobestyrer om at dokumentere hvilket arbejde der er udført og i den forbindelse er det nok nødvendigt for mig lige at anholde bemærkninger der har været fremme om om tal i den her sammenhæng

arvingen fik kun ethundredetusind kroner ud af boet og advokaten

man siger det kan man altså ikke sammenligne der kan have været kolossale problemer og uenigheder mellem arvingerne ejendomme der har været vanskelige at sælge gamle ejendomme pålagt servitutter der

desværre kan en god del af boets formue jo forsvinde på den måde også uden at det kan karakteriseres som misbrug fra advokatens side der kan altså

i dag har man krav på at få at vide på hvilken måde salæret beregnes når behandlingen af boet påbegyndes på

forventede størrelse og man har også løbende krav på at få at vide hvis

man får som sagt forstår ganske udmærket godt baggrunden for forslaget der er mange der alligevel føler at de får et chok når det endelige regnskab ligger der spørgsmålet er bare om det bliver bedre af at man får månedlige opgørelser ja chokket kommer jo nok på en anden måde men det jeg hentyder til

selvfølgelig erklære sin utilfredshed og skifte advokat på det tidspunkt eller

at udpege en anden men det bliver det desværre nok ikke billigere af snarere tværtimod

og det belyses jo rigtig flot af retsassessor sorths

ser jeg frem til at vidensgrundlaget kommer på plads så vi kan drøfte den måde

fremme tidligere også igennem mange år

er vel på tide at vi får ryddet op

ser også et problem ligesom spørgeren

og sammenholdt med at justitsministeren tilkendegiver at der kommer et større vidensgrundlag

om måneden skriftligt at fremlægge dokumentation for salærets størrelse så arvinger på den måde bedre kan følge med i salærets størrelse jeg skal gøre det meget kort vi synes i enhedslisten at der skabes en større gennemsigtighed for arvingerne

støtte forslaget vi ser frem til

vi venter på noget analysearbejde jeg

meget enig med fru karina adsbøl i at det ene udelukker det andet

man har hørt om gevaldige advokatregninger både på det her område og også alle andre områder det anerkender jeg

der er bred enighed om og det kan vi også høre at det er rimeligt at arvinger har et overblik over det arbejde en bobestyrer udfører og selvfølgelig også salæret for det samme arbejde man står som arving ofte i en meget uoverskuelig situation

bør vi nok også overveje det jeg noterer mig imidlertid

som beslutningsforslaget omhandler og som giver arvingerne nogle rettigheder i forbindelse med fastsættelse af salæret blandt andet også en klageadgang som det allerede

man skal regulere og som ministeren også har nævnt har

i dag pligt til at justere prisoplysningerne

trækker ud derudover har ministeren også oplyst at man for ganske nylig har igangsat en analyse eller en indsamling af data på området

jeg er som sagt meget enig i det politiske indhold i beslutningsforslaget men jeg mener at vi bør vente på den undersøgelse som er sat i gang og så synes jeg ikke at vi altid har de bedste erfaringer med at regulere meget detaljeret

at arvingerne bliver bekendt med timeregnskabet hvor mange timer der er

kan jo stemme for det her og så

arbejde og hvordan den skal afregne så er vi nede i en meget detaljeret regulering

andet men på det her grundlag synes jeg ikke vi skal slå

og i forhold til den faktiske pris er det ikke korrekt og hvad er så

med forslaget ønsker dansk folkeparti at forpligte bobestyrerne til at fremlægge dokumentation for salærets størrelse i form af timesagsregnskab og timepriser og tidsforbrug skal fremgå af timesagsregnskabet forslaget vil ifølge forslagsstillerne give arvingerne mulighed for løbende at følge med i størrelsen på salæret og sikre at bobestyreren fremmer behandlingen af boet uden unødigt ophold som det er nu

er bobestyreren kun forpligtet til at oplyse om tidsforbruget eller generelle takster på det første bomøde med arvingerne og derimod er bobestyreren ikke forpligtet til at oplyse om den forventede størrelse af det endelige salær jeg vil gerne sige helt klart at vi støtter beslutningsforslagets intention om at give arvingerne mulighed for løbende at følge med i salærets størrelse

det er desuden afgørende at bobestyreren behandler boet uden unødigt ophold da det kan koste arvingerne anseligt når det så er sagt

fører skifteretterne på nuværende tidspunkt ikke statistik over bobestyrernes salærer i de enkelte sager antallet af klager over bobestyrelsessalærer herunder resultatet af disse klager samt antallet

og det betyder at vi ikke har kendskab til problemets omfang og om det kræver en regulering fra vores side justitsministeren har som han også har givet udtryk for her på talerstolen i forbindelse med et svar til folketinget bedt domstolsstyrelsen om at foranledige at skifteretterne fremover fører statistik over dette justitsministeren

den forbindelse meddelt at han agter at følge området

det hører jeg fra talerstolen at der vil blive fulgt op på

og det synes jeg er positivt og jeg synes at det er positivt med det her beslutningsforslag fordi det er med til at sikre at justitsministeren vil følge op på det men vi vil gerne have lov til at afvente den undersøgelse vi vil gerne være med i en

positiv og derfor bakker vi op om intentionen men vil gerne afvente justitsministerens

analyse af afdækningen

er både på nogle af de henvendelser som

nogle af de andre ordførere her og derfor er det selvfølgelig noget som vi også er positive over for at

se på derfor er vi også glade for

melding om at det er noget han allerede er i gang med at at sætte fokus på blandt andet med en undersøgelse i domstolsstyrelsen af salærer og klager over de her salærer det hilser vi meget velkommen

at vedtage eventuel lovgivning i den forbindelse der kan øge retsstillingen for for dem som altså er involveret i sådan en

voldsomme stigninger som vi har været vidne til igennem de senere år gør os mistroiske vi synes det skal være nemt

at kunne gennemskue gennemskue en

bobestyrers salær der skal være gennemsigtighed og det skal være muligt for ganske almindelige mennesker at få overblik over salærudgifterne sf er positive over for beslutningsforslaget men kan ikke lige på stående fod vurdere hvorvidt det vil være bedst at afvente materialet som er på vej fra ministeren på den anden side som forslagsstillerne allerede har sagt udelukker det ene jo ikke det andet så måske ville den mest pragmatiske vej være

ønsker forslagsstillerne at sikre at salæret til bobestyrere er rimeligt ved at arvinger løbende kan følge med i bobestyrerens timeforbrug så man ikke pludselig får en regning der er større end forventet vi er enige i at bobestyrere skal have et rimeligt salær og ikke skal udnytte

følsomme forløb som arvinger skal igennem selv om det er et meget teknisk regelområde

skal vi selvfølgelig også sikre at reglerne er rimelige her men som ministeren nævnte

er domstolsstyrelsen i gang med at indhente data der skal belyse dette område jeg synes også at det er fornuftigt at vente til denne dataindsamling er færdiggjort før vi træffer beslutning på området derfor kan vi konservative ikke på nuværende tidspunkt

salærer til bobestyrere i arvesager derudover har der også været foretræde i retsudvalget om det

forslaget handler om at ændre dødsboskifteloven så bobestyrere bliver forpligtet til en gang om måneden at fremlægge dokumentation for salærets størrelse i form af timeregnskab og tidsforbrug så arvinger løbende kan følge med i størrelsen på salæret og sikre at bobestyreren fremmer behandlingen af boet

det overslag de har fået ikke holder forslaget her skal sikre at arvinger på månedsbasis kan følge med i hvor mange timer der er brugt på boet og timeprisen det finder vi i

jeg har modtaget flere eksempler på at der har været betalt urimelig høje salærer

hvor mange arvinger der har klaget over bobestyrersalærer derudover

ikke noget overblik over hvad et rimeligt salær er i spørgsmål tre hundrede til justitsministeren har

hvor mange arvinger der har lidt tab af værdier i boer

kun påses ved stikprøver og her kunne jeg godt tænke mig at at ministeren redegjorde for hvor mange stikprøver skifteretten har taget ud til eftersyn

hvor mange klager justitsministeren har modtaget over bobehandling og salærer hos bobestyrerne fra arvinger og andre jeg har også modtaget henvendelser om at det heller ikke altid er nemt at skifte en bobestyrer ud

hvordan vil ministeren sikre at skifteretterne lever op til deres ansvar men derudover har vi selvfølgelig også noteret os

har anmodet domstolsstyrelsen om at foranledige at skifteretterne blandt andet fører statistik over bobestyrernes salærer

ministeren vil så efter en passende periode se på de oplysninger der kommer

kunne vi jo så godt tænke os at vide hvad en passende periode er vi ønsker simpelt hen med det her forslag at øge gennemsigtigheden på området og vi mener også en del af løsningen kan være netop at forpligte bobestyrerne til at fremlægge et timetalsregnskab hvoraf timepris og tidsforbrug fremgår en gang om måneden og vi mener ikke at det er unødvendigt bureaukrati da man jo i forvejen som bobestyrer ved hvad man har brugt af timer på en sag og så er det vel heller ikke urimeligt at

justitsministeren kigger på tidsperspektivet i

langt tidsperspektiv og det vil sige at regningerne jo også større derudover vil jeg godt takke i særdeleshed enhedslisten for deres positive modtagelse men også andre

gode intentioner og mit håb er så at

også rejse en række andre spørgsmål til justitsministeren i forbindelse med udvalgsbehandlingen

eksempel ikke er nogle andre arvinger så jeg er helt enig i at der er

man kan sagtens støtte dansk folkepartis forslag samtidig med at der foregår en indsamling af data

det som vedtaget det er vedtaget

til folketingsvalg på grund af handicap

beskæftiget sig med netop spørgsmålet om stemmeret til umyndige i en dom

attende januar to tusind og atten fastslog højesteret at der ikke er noget galt med den nuværende ordning det vil sige at den nuværende ordning ikke i strid med grundloven emrk

beslutningsforslaget lægger op til at der med inspiration fra den svenske

indføres en mere fleksibel ordning i værgemålsloven for fratagelse af den retlige handleevne efter den svenske ordning kan personer ikke umyndiggøres og fratagelse af den retlige handleevne kan begrænses til bestemte økonomiske aktiver eller beløb af en vis størrelse og det lyder jo egentlig meget fint alt sammen spørgsmålet er dog om den svenske model bare uden videre kan overføres til dansk ret

fremmed ret at den kan kopieres direkte til dansk ret og så har vi i øvrigt allerede i dag efter værgemålsloven mulighed for at iværksætte et begrænset værgemål dette værgemål kan således afgrænses til at vedrøre visse aktiver og visse dispositioner fordelen ved de her værgemål er at personer ikke er umyndiggjorte og dermed kan stemme til folketingsvalg værgemålsreglerne handler om at tage vare på de personer der af den ene eller den anden årsag ikke kan tage vare på sig selv det handler om at beskytte disse personer mod at deres formue udsættes for fare og mod økonomisk udnyttelse efter værgemålsloven er en person umyndig hvis den pågældende har fået frataget den retlige handleevne det betyder at den pågældende ikke selv kan forpligtige sig ved retshandler eller råde over sin formue det fungerer som en retssikkerhedsgaranti for den her gruppe mennesker og det beskytter dem mod uheldige handlinger der forpligter dem det tjener altså et godt og vigtigt

kan medføre utilsigtede og uhensigtsmæssige konsekvenser for de personer der i dag er under værgemål hvis man i lighed med svenskerne ønskede at afskaffe umyndighedsbebegrebet kunne man gøre det allerede i morgen herefter ville man ikke opleve personer der ikke kunne stemme fordi de var umyndiggjort men man ville også opleve at en række personer som skulle beskyttes blev ladt i stikken det er derfor vigtigt at vi gør os de nødvendige og grundige overvejelser inden

værgemålsreglerne som jeg allerede har nævnt

giver de danske regler allerede i dag mulighed for i lighed med svensk ret at begrænse et værgemål til visse aktiver eller diskussioner og det er også en af grundene til at der i danmark heldigvis kun er cirka

det har været nødvendigt helt at fratage den retlige handleevne

ikke hvem som helst der har bestemt at følgen heraf er at de ikke skal kunne stemme det er

er frataget den retlige handleevne vil de efter grundloven ikke kunne stemme forslaget forfølger umiddelbart et meget prisværdigt formål nemlig at færre mennesker under værgemål fratages stemmeret til folketingsvalg men det er vigtigt at de stadig er beskyttet af værgemålsreglerne og det kræver nærmere overvejelser at undersøge hvordan disse to hensyn bedst tilgodeses den svenske model kan ikke uden videre adapteres og det bliver svært at minimere gruppen af umyndiggjorte yderligere da værgemålsloven allerede indeholder muligheden for begrænset værgemål men lad os kigge på det for selvfølgelig skal vi gøre mest muligt for at sikre

flest muligt får mulighed for at stemme til folketingsvalg regeringen vil iværksætte et analysearbejde med det formål at undersøge mulighederne for at færre personer der i dag er under værgemål fratages stemmeretten analysearbejdet vil ikke være bundet op på den svenske model men vil overveje samtlige muligheder

vil vi fremlægge

men det er

vil vi gøre altså fremlægge modeller så man her i salen

en model der gør at flere får mulighed for at stemme til folketingsvalg men hvordan modellen skal se ud er så det vi gerne vil have

arbejde med hen over sommeren

ministeren i at vi også har et beskyttelseshensyn

er af er regeringens intention med et sådant analysearbejde

at det er regeringens intention at ændre lovgivningen på en sådan måde at flere får stemmeret

grundigt hvordan vi så kommer derhen altså hvilken model der skal

der kan sikkert være flere modeller og det er det

i dag nede på et meget lille antal fordi vi har mange andre muligheder

så så det er intentionen at finde en måde at komme derhen hvor flere får mulighed for

nok skrevet det men netop søge inspiration derfra jeg vil umiddelbart blot sige at jeg er glad for at intentionen så bliver udtrykt meget præcist

forstås sådan at regeringen vil bestræbe sig på at

vi kan gøre det så vi

uanset om de måtte have behov for støtte og beskyttelse i økonomiske forhold

enige i intentionen om at styrke vores demokrati ved at flere mennesker med handicap deltager og færre får frataget stemmeretten

er jo ikke nogen hemmelighed at i tilblivelsen af det her

om vi kunne være med som beslutningsforslagsstillere

fordi vi synes det rigtige sted at få placeret den her opgave

den her opgave skulle løses i justitsministeriets regi det har vi fået nu fra justitsministeren og det har jeg

vil resultere i at der bliver fremlagt noget der lever op til den intention som forslagsstillerne er mødt med her i dag

stade som vi fra starten af har syntes var den mest fremkommelige måde nemlig at tage udgangspunkt i danske lovgivningsforhold og dansk lovgivningstradition og være med til at sikre at der ligger et grundlag som vi ikke

i problemer med rent juridisk

i justitsministerens tilkendegivelse her i dag

at ministeriet arbejder henimod

at efterleve den intention om

der med inspiration fra den svenske förvaltarskabsordning indfører mulighed for en fleksibel ordning

uden at blive umyndiggjort ordningen skal

sikre at så få personer som muligt under værgemål fratages retten til at stemme til folketingsvalg på grund af handicap med henvisning til grundlovens § ni og tyve stykke en hvorefter umyndiggjorte ikke har stemmeret

vedtog et flertal i folketinget at give mennesker der er under værgemålslovens § seks

frataget den retlige handleevne valgret til regionale kommunale

her debatterede vi også

valgret til folketingsvalg der var det på daværende tidspunkt sådan at justitsministeriet

vi skal overholde så der kunne vi jo på daværende tidspunkt ikke støtte sådan et forslag afgørelsen fra højesteret vurderede også at det var i strid med grundloven men det her forslag er jo både logisk og sympatisk når man kan stemme til regionale kommunale

efter dommen havde jeg justitsministeren i spørgetime

hvad justitsministeren vil gøre

ser vi frem til i dansk folkeparti vi synes det er et sympatisk forslag som flere partier har fremsat og vi vil også gerne være med til at se på hvilke modeller

ændringer vi kan foretage i værgemålsloven som kan give valgret til flere der er under værgemålsparagraffen selvfølgelig så længe vi overholder grundloven der er jo rigtig mange i dag der har svært ved at styre deres økonomi det kan vi også se i programmet luksusfælden

og jeg forstår også ønsket om at man også have lov til at stemme til et folketingsvalg

om det bliver med inspiration fra sverige eller andre lande er ikke så vigtigt det vigtige er at der på et tidspunkt kommer et gennemarbejdet lovforslag og at der nu bliver sat et arbejde i gang i justitsministeriet og derfor synes jeg også at vi kunne lave en fælles betænkning netop så vi kan sikre at der sker handling og vi kan sikre at der også kommer et lovforslag på det her område inden udgangen af to tusind og atten det vil vi meget gerne være med til i dansk folkeparti og så ser vi frem til analysearbejdet som også

os alle sammen lidt klogere på

det der er sagt af de foregående ordførere vi kan måske have lidt svært ved at se

spørgsmål til ministeren

måske havde lidt svært ved det jeg anerkender at der i beslutningsforslaget står med inspiration fra den svenske

for jeg har ikke helt overblik over hvad der ligger i at man afskaffer et værgemål

med deres pårørende vil opleve at det er en retssikkerhedsmæssig foranstaltning til gavn for dem og så er der også nogle hvor det er uomtvisteligt

burde være en del af nemlig det demokratiske fællesskab

sådan set også ligeglad med hvad det er for en model

et analysearbejde idet jeg henviser til ministerens tale og så får vi skabt den danske model en dansk model hvor vi

at kærlig omsorg over for nogle af samfundets allersvageste

demokratiets fundament hviler på deltagelse

og derfor størst mulig mulighed for deltagelse inden for rammerne af grundloven

er det med henvisning til inspirationen fra den svenske model at venstre

skal hilse fra de konservative og meddele at de gør det samme

jeg at det kan vi ikke fordi vi mener at at de værgemålsbestemmelser der er i dag sådan set er meget rimelige vi har indrettet et system som beskytter visse borgere som af den ene eller den anden grund ikke kan tage vare på sig selv i anerkendelse af at ikke alle mennesker er ens har vi også et system hvor man kan iværksætte begrænset værgemål som kun retter sig mod bestemte retshandlinger

er et godt system som er i overensstemmelse med grundloven og vores internationale forpligtelser grundlæggende mener vi

hvis man ved dom får besked om at man

at tage vare på sig selv så er det vel også sin sag at argumentere for at man er i stand til at tage stilling til samfundets indretning om der bør være

omvendt er det selvfølgelig også vigtigt at vi sikrer at der ikke er nogen som uberettiget fratages deres grundlæggende demokratiske ret til at stemme derfor er det kun godt at regeringen har igangsat en analyse på området med henblik på at afklare om det overhovedet er et problem og hvad der eventuelt kan gøres med de der modeller som vi har hørt om man kan også

gøre rigtig meget ud af et problem hvis det kun er en

vi skal jo ikke skyde gråspurve med kanoner og

tjener man så demokratiet hvis

skal tage stilling til til meget store spørgsmål som det jo

vælger på den baggrund kan vi ikke støtte beslutningsforslaget

til folketinget mener liberal alliance så at

skal alle dem der overhovedet har mulighed for det selvfølgelig også have lov til at stemme men vi taler om en gruppe

meget få som oplever den ultimative indskrænkning af deres ret til

er det er sikre på at folk der stemmer også har forudsætningerne for at

fra liberal alliances ordfører

at man godt kan ændre lovgivningen sådan at

ordføreren opfatter ordføreren det ikke som noget meget

som dansk statsborger har mulighed for at stemme til et folketingsvalg

én eller mange tusind i den forstand

ultimative beslutning om at man i vores samfundssystem nu skal betegnes som som en der har vanskeligt ved

have forudsætningerne for at gå hen at stemme når man i andre sammenhænge som jeg sagde før ikke er i stand til at tage vare

at liberal

at der er sket en bevægelse hos liberal alliance

der er noget af det der ser fornuftigt ud så skal gå så langt som vi

for selvfølgelig er det grundlæggende

i sit liv fordi man måske er psykisk syg handicappet

mener jeg faktisk at det er en glædelig dag for de mennesker som

rent økonomisk men som i sandhed er politiske mennesker der rigtig gerne vil udnytte deres demokratiske ret

ministeren startede med at sige at

bliver lavet en analyse af det her sådan at man kan sikre at færre mennesker

betyder jo egentlig at sagen burde være løst

det selvfølgelig være den model der passer allerbedst til danske forhold og som jeg hører de forskellige partier

det på skrift men jeg tror

kommer til at få en model der sikrer at politiske mennesker der er sat under økonomisk administration får deres stemmeret

det her beslutningsforslag det er ikke hver dag at et beslutningsforslag ender med at føre til den type regelændring

meget meget sjældent at det lykkes så tak til dem der har

er at man bliver umyndiggjort på grund af værgemålsloven sådan som den er i dag når man har fået hjælp til sin økonomi i et vist omfang

det er selvfølgelig vanskeligt for dem der bliver mærket af det

demokratiet og i samfundets indretning som sådan at have et arbejde og endda at have taget en uddannelse

ni hundrede mennesker der er berørt af værgemålslovens paragraf som vi taler om

også i danmark og have rettigheder som borger på lige fod med alle andre borgere som er statsborgere her i landet

derfor noterer jeg mig med glæde at justitsministeren tilkendegav at vi skulle kigge på det at regeringen ville iværksætte et analysearbejde og fremsætte et forslag i efteråret som imødekommer hensigten i beslutningsforslag b en og halvfjerds det synes jeg er fantastisk dejligt

og anerkende og så vil jeg foreslå at vi laver en beretning til det her udmærkede

forhold betyder at mennesker som eksempelvis på grund af fysisk eller psykisk handicap må overlade ansvaret for økonomiske forhold til andre heller ikke

højesteret har desværre stadfæstet forståelsen af den danske værgemålslov og egentlig også ladet os forstå at det ville kræve en grundlovsændring hvis man skulle fortolke den nuværende lovgivning anderledes i sverige har man så gjort sig nogle andre erfaringer og løst problemet ved at ændre værgemålsloven så det nu er muligt at at begrænse et værgemål til helt særlige forhold jeg er fuldstændig enig

bemærkninger der allerede har været om den svenske model det er jo ikke nødvendigvis en svensk lovgivning vi skal lave i danmark men meget gerne en dansk version af det samme jeg er i mit tidligere job ofte stødt på frustrationer når det netop gælder værgemål særlig en bestemt kvinde gjorde indtryk på mig hun havde arvet en del penge

ikke brændte hele formuen af på én gang ved kort og godt at forære

når hun tilfældigvis havde penge på lommen for som hun sagde jeg er nok for nem men

være med at give pengene væk når der er nogen der mangler dem men en ting var det ubetingede værgemål noget andet

familien havde altid stemt konservativt og hun syntes at poul schlüter var sådan en fornuftig mand sådan kan vi jo godt være lidt forskellige men

os muligheden for at få indflydelse på samfundets udvikling i det mindste håber jeg at beretningen også kan gøre indtryk på justitsministeren jeg er meget glad for den positive modtagelse af forslaget og vil se rigtig

salen som vi endelig kan vedtage til gavn for de her mennesker som

ønsket at få fjernet hvad vi har opfattet som urimelig diskrimination af en

ganske vist mindre men dog alligevel en gruppe af borgere som måtte kunne forvente i et samfund som vores

en underlig reminiscens

femten som jo havde det udgangspunkt at alle

det er vel også det der har været sådan den fælles erkendelse da vi behandlede sagen for

to år siden oplevede vi jo også dér en meget bred enighed

i folketingssalen om at der var behov for at gøre noget desværre kunne vi dengang

det var dengang regeringens opfattelse og et flertal i folketingets opfattelse at det ville være i strid med grundloven når jeg kigger tilbage på debatten

var sikre på at en sådan holdning

juridisk dækning det har vi fået bekræftet hvad enten man kan lide det eller ej

dom der faldt i i højesteret her i januar måned jeg vil sige

have været ikke bare for de fire borgere der havde anlagt sagen men for alle de borgere der måtte erkende at højesteret tolkede vores lovgivning sådan at det var i strid med grundloven

som lovgivere må vi jo bare klappe hælene i og sige jamen højesteret har talt så er den mulighed udtømt og det er så også derfor

fordi vi faktisk har opfattet at der var en fælles intention eller i hvert fald at det store flertal i folketinget ønskede

den retlige handleevne begrænses på

det ikke fører til en umyndiggørelse der blokerer for en stemmeret jeg er enig

en svensk lovgivning men en dansk lovgivning vi har blot gjort det at vi har prøvet

gjort andre steder og man kan se når man læser

der blev lavet dér for tredive år siden

det lykkedes ved at ændre hvad der svarer til vores værgemålslovgivning i svensk lov sådan at man fjernede det her problem det står meget tydeligt i de svenske lovforarbejder at hele udgangspunktet var at også umyndiggørelse i sverige blokerede for at de pågældende borgere kunne få stemmeret til riksdagen og derfor har vi blot villet vise og tydeliggøre

præger både norsk og svensk lovgivning

få ændret lovgivningen her

når det er sagt vil jeg sige at jeg var utrolig glad for

at man gik en ganske bestemt vej

været helt afgørende at vi fik så mange som overhovedet muligt

kunne få stemmeret og jeg vil sige

alle de pågældende borgere omfattet omfattet af retten til at stemme ved et folketingsvalg men det må det videre lovarbejde jo vise så jeg vil sige

tak for de positive tilkendegivelser fra dansk folkeparti og socialdemokratiet og ikke mindst tak for den positive tilkendegivelse fra regeringens side det er jeg sikker på

sørge for at den også bliver der så derfor er jeg meget enig

skal absolut ikke opfattes som en mistillid til det

ikke blive bedre men ikke desto mindre

vi også skriftliggør at der er bred enighed i folketinget

en forhåbning om at de ikke bare vil være tilskuere ved et kommende folketingsvalg men at de faktisk kan få lov at være med og udøve deres demokratiske rettighed sammen med os andre så tak for de mange bemærkninger jeg ser frem til at vi til efteråret kan vedtage en lovgivning der sikrer om ikke andet stemmeret til flere og i bedste fald stemmeret

der er en række omgange og der bliver selvfølgelig ordførerrunde

vi lægger ud med forhandlingen om osce

delen som jeg skal tage mig af hvis man kigger på

om ufred og spændinger osce spiller her en rolle som både overvåger og debatforum erkendelsen er at jo flere menneskelige relationer jo større er mulighederne for

få nuancerne med i bestræbelserne på at opbygge tillid

mellem landene er det så en ubetinget succes nej det kan man jo ikke sige det mest afskrækkende eksempel

på manglende respekt for hinanden er ukrainesituationen hvor det store rusland har taget sig selv til rette og skabt en hårdknude af mangel på forståelse mellem landene

har været et anvendeligt instrument i bestræbelsen på at løse hårdknuden men det er ikke nogen enkel og ligetil opgave yderligere kompliceres situationen af tilbageskridtene på menneskerettighedsområdet danmark bidrager både økonomisk organisatorisk diplomatisk og med inddragelse af debatten mellem parlamentarikere erkendelsen af at det er vigtigt at bevare de stridendes synspunkter

er væsentlig om end den ikke altid er opløftende gemytterne kommer hurtigt i kog når gammelkendte attituder fra mister njet perioden kommer til overfladen og dominerer den ene sides argumentation skal vi så give op nej det må ikke ske som mennesker er vi nødt til at tro på virkningen af dialog og debat

dens tendens til blot at stå på egne synspunkter ser vi på den menneskelige dimension

af de spændinger der findes i den europæiske sikkerhedspolitik det er specielt tyrkiets tiltagende mangel på respekt

der volder problemer der fortsat vil kræve en indsats fra blandt

at det er helt afgørende at vi fastholder torturbekæmpelse på

fra socialdemokratiets side bakker vi op om

på dette og andre bløde værdiers område våbenkontrol er yderligere et redskab for at fremme fred og afspænding vi støtter de bestræbelser der gøres

dette arbejde forventelig kommer cyberdiskussionen til at være en væsentlig diskussion i

og det er både væsentligt og rigtigt set at sætte dette på dagsordenen mellem landene valgobservationer er væsentlige både for parlamentarikere ministerier og organisationers egne folk det giver mulighed for at lægge pres på for at overholde de grundlæggende principper for demokrati som ikke alle steder har lige så stærke rødder som de har hos os skal indsatsen alene vurderes på sejre

bliver vurderingen noget nedslående

sandheden er vel også at den skal vurderes

det sigte at fremme forståelse gennem dialog

at ministeren ikke sidder på sin plads men et andet sted i salen men

sige at vi i dansk folkeparti er glade

osce jo et samarbejde mellem frie og uafhængige

som mødes og og

ikke mulighed for at pålægge hinanden noget som helst

dialog dialog med hinanden

man fastholder at der er tale om suveræne og selvstændige stater på den måde er

europæiske union på samme måde

jo skal diskuteres senere i dag jeg vil gerne også tillade mig at sige at

beklageligt at det vi tidligere havde flere selvstændige dagsordenspunkter på nemlig osce nordisk råd nordisk forsvarssamarbejde østersøsamarbejdet og europarådet

til ét dagsordenspunkt

at have sit eget dagsordenspunkt når man tænker på

mange forskellige forslag af

meget forskellig karakter synes vi ikke det er urimeligt

selvstændige dagsordenspunkter til

tilbage til til substansen i i

østlige ukraine hvor osce jo er

den dialog som er mellem ukraine

på den ene side og rusland på den anden side

minskaftalen bliver overholdt osce gør sig også gældende på andre områder for eksempel

mange lande det er ikke alle lande der har samme gode positive og demokratiske traditioner som vi har i danmark derfor

demokratisk valg skal foregå derfor

osce bestemt en berettigelse i at deltage

rettigheder bliver overholdt det er både at religiøse men også seksuelle minoriteters rettigheder overholdes inden for medlemslandene og når der er tale om medlemslande i osce som strækker sig vidt fra usa og canada over hele europa og til

tidligere sovjetrepublikker og også mongoliet

så er der jo altså meget forskellige syn på hvordan man skal respektere sine medmenneskers rettigheder så det hilser vi også velkommen

tager redegørelsen til

af frie og uafhængige stater jeg vil dog tillade mig

mene at også eus medlemsstater er frie og uafhængige lande

at man på enkelte områder har indgået mere forpligtende aftaler end man

med mig i at det største problem vi står over for i osce i øjeblikket og det er

netop

vi ikke kan forpligte for eksempel rusland

til minskaftalen at vi ikke kan forpligte hinanden på

som vi forpligter hinanden på i

det

ikke kan binde hinanden på nogen måde det ser jeg som noget positivt det er jo ikke nogen hemmelighed at vi i dansk folkeparti er ret skeptiske over for den overførsel af suverænitet til eu som enten har fundet sted

som nogle partier her i folketinget og også i eu systemet godt kunne tænke sig

som noget positivt men i og med

til noget som helst og jeg tvivler på

at man ville kunne få rusland med i i et samarbejde hvor

hvor effektivt osce samarbejdet egentlig er når vi netop ikke kan forpligte hinanden på at overholde bare de mest basale demokratiske og menneskerettighedsbaserede principper

arbejde osce laver og det er meget vigtigt de er til stede i

det går godt nok langsomt med at få flyttet den minskaftale netop fordi osce ikke forpligter

den anerkendelse af at den pris betaler man altså også

ønsker at føre tankerækken hen

forskellige stater til at opføre sig anderledes end de selv ønsker det jeg tror da at vi er meget enige om at det da ville være ønskværdigt at alle lande opførte sig ordentligt over for både andre lande og over for deres egen befolkning

virkeligheden og jeg tror altså ikke på tanken om at indføre

herre mikkel denckers udtalelse på den måde at det var frie i forhold til selv at bestemme for der lå vel ikke i det herre mikkel dencker sagde at

enige om at en lang række osce lande og nogle af dem er også eu lande er alt andet end demokratiske

er på et niveau hvor vi må sige at det er autoritære regimer hvor befolkningens indflydelse er sat ud af spillet

se konflikten i ukraine har desværre igen i år fyldt utrolig meget på osces dagsorden og på trods af at lige netop det spørgsmål

har der desværre ikke været bevægelse situationen er stadig væk at et stort medlemsland har taget en del af et mindre medlemslands areal og man har brudt internationale aftaler og man har på ingen måde vist vilje til at løse konflikten det udfordrer osce

på områder som menneskerettigheder og det bliver selvfølgelig vanskeliggjort af et konsensusbaseret samarbejde

hvor blandt andet rusland ikke viger tilbage fra egenhændigt at blokere beslutninger og udfordre eksisterende forpligtigelser her i to tusind og atten står vi stadig væk med de langstrakte konflikter i både georgien

med udfordringer som terrorisme ekstremisme radikalisering og menneskehandel og ikke mindst migration kort sagt er

som aldrig før danmark er også

sammenhænge et lille land men et lille land der også yder en stor indsats om det så handler om at være en væsentlig bidragsyder til indsatsen for at implementere minskaftalen eller når det kommer til at fastholde og udbygge wienerdokumentet altså sikre fortsat våbenkontrol og dermed en øget militær transparens der må være udgangspunktet for enhver dialog mellem stater jeg vil også gerne fremhæve danmarks indsats for at fremme de grundlæggende menneskerettigheder som religions og trosfrihed

tjetjenien aserbajdsjan tadsjikistan og rusland bliver undertrykt og får deres rettigheder krænket og dette på trods af at der er tale om rettigheder man som individ gerne skulle være sikret når ens land er optaget i osce jeg glæder mig over at den danske regering holder fast ved det der var udgangspunktet i dag bør vi også tale om osces parlamentariske forsamling der har til formål at lette den interparlamentariske dialog et vigtigt aspekt i den overordnede indsats for at imødekomme demokratiers udfordringer i hele osce

området den parlamentariske forsamling følger nøje osces

ligesom forsamlingen også holder øje med at de enkelte stater lever op til målene man holder hinanden fast på de emner der drøftes under ministerrådet og man forsøger at forebygge kommende konflikter gennem forebyggelse og dialog osce

i københavn og det giver danmark en helt særlig rolle men også et særligt ansvar men denne placering betyder også at danmark har et helt særligt samarbejde med osce

delegation har indledt et samarbejde med de andre nordiske og baltiske stater og i dette samarbejde forsøger vi at finde fælles fodslag men også at sikre at den nordiske måde at tænke på nyder yderligere fremme inden for osce

jeg gerne takke regeringen for et godt og konstruktivt samarbejde i osce

delegation der arbejder koncentreret og målrettet inden for osce

det er en stor udfordring at være dansk parlamentariker og være på valgobservation i for eksempel rusland hvor man ikke kan bruge sine it midler således

kan passe sit daglige arbejde men alt det skubber man foran sig til man kommer hjem hvis nu bare alle osce

også når man var på valgobservation i rusland vi støtter ministerens redegørelse og takker igen for en god og fyldig redegørelse

man indså at man skulle have en menneskelig dimension ind i

man forstod at det ikke var hensigtsmæssigt at konflikter blev lande mod lande men at det var vigtigt også at inddrage spørgsmålet om demokrati og menneskerettigheder

blandt andet det der var medvirkende til at

om ikke at se konflikter som konflikter mellem hele lande mod hele lande men at se konflikter også i forhold til menneskerettigheder synes vi er et utrolig vigtigt aspekt

at vi kan få mulighed for at udnytte befolkningers ønske om demokrati til at løse konflikter fredeligt

som er rigtig gode og som også har været nævnt her altså valgobservationer

demokratiopbygning alt det er jo virkelig noget som er værd at rose ligesom jeg også godt vil rose hele den overvågning af

forskellige aftaler som er indgået

for eksempel i forbindelse med minskaftalen

en tone i osce er kommet en konfrontation ind i osce som blandt andet har ført til at der har været langvarige blokeringer for udnævnelser

uacceptabelt for organisationens måde at fungere på en tendens til en stigende politisering

udpegninger i stedet for spørgsmålet om kvalifikationer et andet problem jeg vil nævne det er

er i forhold til spørgsmålet om valgobservationer

folkeafstemningen i tyrkiet blev undladt fra osces side det overlod man alene til europarådet odihr var til stede og dermed osce som organisation

udeblive hvilket jeg synes man må se kritisk på selv om jeg udmærket forstår at det formentlig var et spørgsmål om penge og

så falder ansvaret jo også lidt tilbage

at nævne som en uheldig ting vi ved jo fra den slags folkeafstemninger om at give en person enevældig magt at det er den slags folkeafstemninger der er ekstremt vigtige at

at vi også i danmark har behov for nogle overvejelser om hvorvidt den måde vi var med til at tackle

over for valget om enten at tilslutte sig rusland eller eu

en ret stor del af befolkningen taler russisk er russisk orienteret og en anden del er vestligt orienteret

den mest hensigtsmæssige måde hvis man ønsker en fredelig løsning derfor kunne det problem måske være grebet an på en anden måde hvis man havde ønsket at undgå den konfrontation som kom dermed fratages

magt og annekteret områder overhovedet ikke men det er dog rimeligt at vi selv gør os nogle refleksioner over om den linje vi har haft har været den bedste

jeg havde ellers en enormt god pointe men den må jeg gemme til en senere lejlighed

hen ikke er korrekt ukraines befolkning og på det tidspunkt præsident og samlede parlament ønskede en såkaldt associeringsaftale med eu altså en udvidet

forudsætning af at man ryddede op i sin korruption at man tog noget magt oligarkerne at man gjorde alt det der skal til for at komme med i den europæiske klub for så vidt angår bare handel i det her tilfælde det var ikke

handle med rusland og alt mulig andet overhovedet ikke

som man sagtens kunne have indgået samtidig med handlede videre med rusland det var bare lige den korrektion som jeg

hvad der løb forud da var der tale om

med rusland og så ændrede det sig så kom der en ny regering

engang en ny regering det var vist den samme præsident og så blev det til

i stedet for at man havde sat sig ned omkring et bord og diskuteret tingene igennem og

kunne se sig selv i det svarer jo

man siger nej tyskland havde ikke noget medansvar overhovedet for borgerkrigen i jugoslavien

og det ville kroatien jo gerne ja det er rigtigt men at anerkende kroatiens løsrivelse tilbage i borgerkrigen i jugoslavien uden at have en plan for hvad der skulle ske med bosnien var de facto at være med til at bane vejen for den borgerkrig som kom

bliver man bare nødt til at tænke lidt længere

en associeringsaftale med eu og senere på sigt mulighed for at

for at rejse sig økonomisk og skabe et

samfund det ønskede ukrainerne at gøre ligesom polen har gjort ligesom tjekkiet har gjort

men at eu skulle sætte sig og ligesom skalte og valte med

som ville få mulighed for endnu større eksport

det er jo hele ruslands narrativ

fuldstændig ligegyldigt om det var tilsigtet eller hvad men det er vel

ikke gået nogens næse forbi at det der foregik i ukraine var en borgerkrig det var en borgerkrig det var ikke en krig mellem en lille magtelite

det var heller ikke en krig mellem en enig befolkning og

udenlandsk besættelsesmagt det var en borgerkrig der foregik i ukraine

jeg tror man skal

ordfører om historieskrivning til ukraine

ukraine op igennem nullerne havde forhandlet og forhandlet og prøvet at nærme sig eu mere og mere

han ville skrive under på den her aftale

fordi der heldigvis

at nærme sig vesten og komme med i den her associeringsaftale

som herre søren søndergaard er godt i gang med

hvis der kom en fri og uafhængig folkeafstemning

er ordføreren så et sekund i tvivl om at der ville være et flertal for

ikke at være en del af ukraine og enten være selvstændig

hverken ordføreren eller undertegnede

og jeg har også mødt rigtig mange på krim deriblandt tatarerne som absolut ikke ønskede at komme under russisk kontrol

har vist at den befolkning er delt så kan vi diskutere om det er fyrre procent det ene sted og tres procent det andet sted eller omvendt jeg har overhovedet ikke antydet at den

antydet at den var demokratisk og jeg tillægger den ingen værdi og vi fordømmer rusland for den besættelse fuldstændig

men det ændrer ikke ved at der er en deling af befolkningen og den deling blev der ikke taget udgangspunkt i da de aftaler blev lavet og det har blandt andet været med til at

internationale organisationer som vi skal diskutere

altid mulighed for nogle utrolig

også glad for i første omgang at kunne sige et par ord om

danmarks indsats og samarbejde med de øvrige osce lande det er

hvad man måtte mene om mangler og utilstrækkeligheder et utrolig vigtigt dialogforum i forhold til blandt andet menneskerettigheder i en tid hvor vi jo oplever at de menneskerettigheder vi næsten var begyndt at tage for givet i danmark er noget der bliver presset i andre lande og det fine ved osce

er jo at når man diskuterer menneskerettigheder i

i forholdene i andre lande man minder dem bare om hvad de selv har skrevet under på og det er jo noget ganske andet

også utrolig vigtige

flere gange har spillet en nøglerolle i

her observerer og rapporterer man om sikkerhedssituationen og menneskerettighedsspørgsmålet i forhold til konflikten i det østlige ukraine så vi er meget positive over for at

regeringen fortsat vil prioritere samarbejdet det fremmer et vigtigt arbejde og en dialog og

det er jo ikke mindst gennem fora som for eksempel osce

at et mindre land som danmark også får en stemme der bliver hørt så vi glæder os til

handler arbejdet jo i bund og grund om sikkerhed

og den tilgang man har til sikkerhed indeholder ligesom tre aspekter og det militære og politiske det økonomiske og miljømæssige og så det menneskelige

jo netop afspejler den meget langsigtede og fornuftige tilgang

vi bør have til sikkerhed hvor det militære aspekt

perspektiv for sikkerhed handler i bund og grund om mennesker og om at sikre

rettigheder og livsvilkår og det gør vi bedst ved at sikre at de samfund mennesker lever i er demokratiske retsstater i en verden der er bæredygtig og på en klode der har

de steder hvor vi i alternativet synes at osce

virkelig har merværdi er i forhold til arbejdet med demokrati et konkret eksempel er selvfølgelig valgobservationsmissionerne og vurderingen af de enkelte valghandlinger i forhold til demokratiske principper på den måde er osce

med til at tage temperaturen på demokratiet i medlemslandene og det giver os et billede af hvor vi skal sætte ind og desværre er der en hel del som kan blive meget bedre i en række lande eksempelvis skal der afholdes

ikke overraskende allerede har udtrykt alvorlige bekymringer

synderlig demokratisk disse valgobservationer er vigtige og derfor vil jeg gerne rose regeringen for i redegørelsen at understrege danmarks støtte til det arbejde

også arbejdet i de andre uafhængige institutioner under osce det leder mig selvfølgelig videre til situationen i tyrkiet som desværre ser ud til kun at være blevet værre siden det fejlslagne kupforsøg i sommeren seksten

repræsentant for mediefrihed harlem désir har netop udtalt kritik af den fortsatte tilbageholdelse af redaktøren

regeringskritiske avis fem hundrede dage har han nu siddet i fængsel uden at have gjort noget ulovligt og det værste er at han som alle ved langt fra er den eneste der er spærret inde uden grund når ytringsfriheden knægtes så hårdt internt i tyrkiet er det afgørende at vi

om civilsamfund og omkring ytringsfrihed derfor er det uhyre vigtigt at tyrkiets pres på

ngoer og civilsamfund ikke når uden for landets grænser og ind i det samarbejde vi har i osce samtidig med at

demokratiske kræfter internt i tyrkiet skal vi sikre

erdogans mørkelygter ikke når uden for tyrkiets grænser blandt andet ved at værne

selvfølgelig også meget meget bekymret for sikkerhedssituationen for mange lgbti personer i osces medlemslande herunder tyrkiet tadsjikistan

tjetjenien og rusland i det hele taget at være den man er og at elske den man elsker kan og må aldrig blive en forbrydelse eller en sikkerhedsmæssig risiko

jeg meget glad for at læse i redegørelsen at regeringen har taget et stort ansvar og lederskab på dette område og det jeg selvfølgelig opfordre til

blive ved med demokrati ytringsfrihed og retten til at elske og være den man er er værdier der reelt skaber sikkerhed for mennesker og det skaber en verden af samfund der er stabile og gode at leve i

fokus skal ligge også sikkerhedspolitisk det militære fokus skal i højere grad være sekundært og sidste udvej

ikke det der skaber den reelle og holdbare menneskelige

som regel lever et ganske ubekymret

under krigen i eksjugoslavien og det fik vi pludselig brug for i to tusind og fjorten da osce

hvori vi kunne etablere

mellem ukraine og rusland der begge var medlemmer og på den måde på forhånd

tilhængere af at have en sådan redskabskasse som osce

spiller en vigtig rolle i ukraine i dag

jeg også sige lige så ærligt at det jo er klart for enhver hvilke meget meget store begrænsninger den form for samarbejde har

sammenligninger med eu i dag

står for som den ideale samarbejdsform

som dansk folkeparti og i et vist omfang enhedslisten gør det er fordi vi ikke tror

indflydelse på de store seriøse

udfordringer vi står over for hvis ikke vi kan forpligte hinanden og ikke mindst de store lande på spilleregler og på mål som vi skal nå

så kræver det at man deler suverænitet for ellers kan man ikke flytte verden sammen og det tror vi at det er

at gøre derfor er det også begrænset hvad danmark kan stille op i osce

end at tale hvad der er vigtigt og give udtryk for de holdninger danmark har og selvfølgelig levere de bidrag til hvad der sker på jorden i ukraine

spændende at høre måske lidt mere end det der står i redegørelsen om de punkter hvor danmark har påtaget sig ganske betydelige

sporet og minsk på den ene side og så for eksempel det ansvar man har påtaget sig i eu regi

hele antikorruptionskampagnen i ukraine er der et samspil hvor sidder danmark er

lidt tættere måske på nogle af de forhandlinger der foregår i minskprocessen qua vores engagement i eu sporet osv der er nogle samspil mellem de forskellige

nødt til at sige til herre søren søndergaard i forhold til historieskrivningen og ukraine og rusland

at jeg kender de to lande ganske godt der var ikke noget der lignede borgerkrig i ukraine før rusland invaderede krim

der havde nogle helt legitime interesser i at få russisk som skolesprog osv

diskussioner men det var en fuldstændig fredelig sameksistenssituation uden voldelige konflikter uden noget der kunne minde

borgerkrig jeg er af den fuldstændig faste overbevisning at både invasionen i krim og den efterfølgende hårde involvering fra ruslands side både med russisk træningspersonel russiske våbenleverancer og russisk militær på ukrainsk jord var med til at starte det som man godt kan kalde en borgerkrig hvis man definerer borgerkrig som at der også er ukrainske statsborgere involveret på begge sider

og det er der i vidt omfang i dag ikke i den borgerkrig der var men som pågår i

orkestreret i vidt omfang fra moskvas side

ikke fordi der ikke er tunge problemer med både demokratiseringsprocessen antikorruptionsprocessen og også håndteringen af det russiske mindretal i ukraine fra kievs side

det begynder at snige sig ind som et narrativ

er opstået internt i ukraine ud af ingenting så mener

at det er forkert det her var en konflikt

der er også i ukraine har været og er

også har været medvirkende til at de russisksindede

ukraine ligesom er blevet meget meget angste og

kalde de fascistiske partier trods alt fået et begrænset stemmetal men

der er også noget der er lige så slemt i min optik

og som jo sidder på en usund blanding af økonomisk politisk og mediemæssig magt jeg ønsker overhovedet ikke at idolisere tilstanden i ukraine hverken før eller efter invasionen af krim slet ikke men jeg opponerer lidt imod hvis man køber det narrativ den historiefortælling at det

med rusland som rusland så naturligt måtte reagere på

har været et dysfunktionelt ukrainsk samfund

væsentlig væsentlig årsag til at det er gået galt

for at det er gået galt i ukraine det er også den måde samfundet

fronter i ukraine en østpå og en mod os selv der er utrolig mange udfordringer i ukraine jeg vil vove den påstand at før

forholdet mellem ukraine og rusland

der var de her mindretalsfraktioner inde i ukraine men det var jo også et søster

man har jo så meget tilfælles så meget historie så meget også fredeligt samvær og naboskab økonomisk interaktion

der så også var blandt høgene kan man sige på begge sider at det er kommet dertil hvor det er kommet i dag havde ingen fantasi til at forestille sig for ti år siden og det ironiske i hele den situation er jo at det er lykkedes moskva desværre at skubbe ukraine

intentionen tror

herre martin lidegaard som kender området så godt

overhovedet forhandle med janukovitj

og siger at præsident janukovitj

rusland det var den passage jeg diskuterer gerne eus handlinger og de er ikke altid lige kloge

men det var den sætning jeg opponerede imod for den er lodret forkert det valg satte eu ikke ukraine

at hvis ukraine valgte associeringsaftalen med eu

der en række krav der fulgte med herunder antikorruption herunder

eksempel handler om hele energisektoren

svært forenelige med det samvær man har haft med rusland og svært forenelige med den doktrin der er i russisk udenrigspolitik at man gerne vil kunne styre sine nabolande også

eu har forhandlet med mange i tidens løb med henblik på at få

hvis man har forhåbninger om at man kan forbedre situationen i

det her er måske ikke det mest oplagte sted men

at konflikten i ukraine

jeg kaldte borgerkrigen var noget der først kom med russernes

der var et diktatur i ukraine der var ikke demokratiske valg janukovitj var ikke valgt ved et demokratisk valg det parlament der sad var ikke valgt ved et demokratisk valg

konfrontation der opstod mellem forskellige befolkningsgrupper blandt andet på maidanpladsen blandt andet med nedbrændingen af fagforeningshuset var ting som var et udtryk for en de facto borgerkrig

mig bekendt har der ikke været systematiske væbnede konflikter mellem ukrainske befolkningsgrupper i nyere tid

sige et lidt uafklaret hændelsesforløb

var der foregik men det der ledte op til

var jo i hvert fald at et parlament og en præsident

og så fik man nogle voldsomme folkelige oppositioner imod det og i den forbindelse blev der skudt cirka halvfjerds demonstranter men selv det vil jeg

var borgerkrig

erkende at der skal lægges et pres

flere steder hvis man skal komme videre

svært at komme videre meget tyder på at det bliver en frossen konflikt man får i østukraine fordi der er interesser i det

det er rusland der er hovedtriggeren det er rusland der er hovedproblemet i

og når porosjenko

kigge på os selv ja

det er man bare nødt til og den der yderste højrefløj er jo meget utiltalende meget ubehagelig

hos nogle af de russisksindede med den måde

den fører sig frem på nå nok om ukraine

i øjeblikket hvor der ligesom lægges op til en ny kold krig mellem øst og vest i hvert fald

og rusland så dårligt som som nogen sinde

der var en del af helsinkiprocessen i halvfjerdserne og

og i den forbindelse havde en meget meget vigtig rolle i den

som kom i gang og hvor også danmark i øvrigt spillede en

efter afslutningen af den kolde krig men

påstod ville være tilfældet men som blev en videreførelse videreførelse

enormt vigtigt at man har en organisation som osce

et aleuropæisk samarbejde

og hvor der ikke er så mange kompetencer som der er i eu men hvor der er muligheder for at man kan løse konkrete problemer ved at man har en forhandlingens vej at gå det er kolossalt vigtigt ikke mindst i øjeblikket jeg synes det

meningsløst at diskutere om det er eu eller osce

organisationer er helt helt afgørende for vores europæiske sikkerhed eu på sin måde osce

på sin måde og derfor er

synes det er godt at regeringen ligesom har nævnt i redegørelsen at det

er virkelig forfærdeligt specielt når der er tale om et allieret land inden for nato et land der godt vil være med i eu

osce i den sammenhæng har en rolle at spille omkring transparens

at der bliver nogle instrumenter til at få en større våbenkontrol

ikke perfekt der er ting der kan gøres bedre

jeg synes det er vigtigt at vi fra dansk side har en

helt entydigt positiv tilgang til osce

tak til ordførerne for bemærkningerne og for interessen

heldigvis bekræftet folketingets store

regeringen anser osce for at være en

at fremme dialog og samarbejde om europæisk sikkerhed en platform der er en integreret del af

siden ruslands ulovlige

og det er godt osce agerer som mægler og dialogskaber både ved forhandlingsbordet via den trilaterale kontaktgruppe og ude i felten gennem den særlige monitoreringsmission smm

er den største internationale tilstedeværelse i ukraine og er det internationale samfunds øjne og ører i forhold til konflikten situationen bliver overvåget af syv hundrede observatører der i yderste konsekvens sætter deres liv på spil for at rapportere om sikkerheds og

ukraine det er en vigtig indsats der er med til at konflikten ikke eskalerer yderligere osce er også et vigtigt dialogforum vedrørende menneskerettigheder når menneskerettighederne kommer under pres som vi har set det

lande der ikke overholder deres internationale menneskerettighedsforpligtelser bliver mindet om at de er på afveje

osce er også en vagthund i forbindelse med

parlamentariske forsamling bidrager både med valgobservatører og

jeg vil derfor også i år benytte lejligheden til at takke de danske

arbejdet inden for våbenkontrolområdet

det er vigtigt at allerede indgåede

for det er gennem våbenkontrolaftalerne at vi kan fremme den militære gennemsigtighed

sidste ende undgår konflikter danmark støtter også den såkaldte strukturerede dialog hvor osce

drøfter trusselsopfattelser og diskuterer hvordan vi bedst kan se hinandens væbnede styrker efter i sømmene det er der i den grad behov for i den nuværende sikkerhedspolitiske situation det konsensusbaserede princip i osce betyder at trufne beslutninger formelt bakkes op af organisationens syv og halvtreds medlemslande hvilket giver beslutningerne en meget stærk legitimitet men konsensusprincippet betyder selvfølgelig også at vejen til at nå til beslutningerne kan være både lang og besværlig

fortsætte med at prioritere arbejdet

vi anser det for at være en vigtig og uundværlig platform for at fremme dialog og samarbejde om europæisk sikkerhed

at herre christian juhl

færdig jeg troede at de detaljer jeg gerne at vide om

støtte fns forbud mod atomvåben

er jo netop med til at skabe en stemning så det ikke er nødvendigt at opruste

nu hvor både usa og rusland udvikler taktiske atomvåben det vil sige våben som kan bruges på korte distancer og

bliver endnu farligere for danmark hvis der nogen sinde kom sådan en krig hvordan ser

ministeren sagde selv på det tidspunkt hvor vi diskuterede atomvåben at så måtte vi jo se hvordan tingene kom til at gå og så måtte vi se hvordan vi kunne spille ind og jeg håber ministeren

russerne til at lade være med at udvikle taktiske atomvåben samtidig med at vi

være med det for at holde i hvert fald

og det er vigtigt at de allerede indgåede aftaler bliver implementeret styrket

til det som der bliver rejst fra ordførerens side det er noget som vi har diskuteret flere gange tidligere også i folketingssalen

samarbejde mellem alle lande der grænser op til østersøen som alle ved

er der jo spændinger og uenigheder mellem eu og rusland og derfor er det også klart at et samarbejde omkring østersøen kræver klare politiske målsætninger og aftaler det er derfor positivt at udenrigsministrene i østersølandene er blevet enige med hinanden om at det er vigtigt at få klarlagt og udvalgt nogle få men vigtige områder hvorom samarbejdet skal koncentrere sig til juli skal en arbejdsgruppe fremlægge forslag til hvilke områder der skal satses på og efterfølgende skal man politisk beslutte sig for hvilke det så bliver

netop nu arbejder en arbejdsgruppe nedsat af bspc med integration som et andet emne det er ikke et

for diskussion af modtagelse af flygtninge eller ej dertil er indstillingen i de enkelte lande jo alt for forskellig derimod

arbejdsgruppen skal holde møde her i danmark i juni måned og der vil umiddelbart derefter bliver udformet en midtvejsrapport for arbejdet mange arbejdere tager fra estland letland litauen og polen til tyskland og til de nordiske lande det er inden for eu bortset fra norge naturligvis og de udfordringer der er forbundet dermed er også et tilbagevendende emne for politiske drøftelser i bspc ikke kun arbejdere tager fra øst mod vest det gør

sexarbejdere også de fleste mod deres egen vilje det er en sag som østersørådet aldrig nogen sinde må slippe vi vil fra socialdemokratisk side opfordre udenrigsministeren til at holde særlig fast i netop denne sag som er til stor skade for de kvinder der bliver en del af menneskehandel inden for sexindustrien

det gode er jo at man kan mødes

hvor holdninger kan komme frem det er jo ikke nogen hemmelighed

været genstand for en vis form for for polemik og diskussion at østersøregionen har været præget af hele ukrainekrisen og at det også har blokeret for møder

kommet en dialog i gang igen og det er glædeligt for os at den politiske dialog er genoptaget sådan at man

fine ord her om dialog og det er vi glade for

set bare at jeg vil standse her

ordet

at vi bruger fem minutter på at tale om det her

og fem minutter på europarådet og nordisk råd

et samarbejde der ikke rigtig er i gang det er et samarbejde

er lagt lidt på is på baggrund af den fuldstændig aggressive adfærd som rusland har

ikke har været et konkret udenrigsministermøde siden to tusind og tretten nemlig

fra russisk side så fra venstres side er der ingen tvivl om at vi støtter hele ideen om et østersøsamarbejde

det var jo blandt andet daværende udenrigsminister

til at få drøftet nogle områder hvor man

langt hen ad vejen men når du har en aktør læs rusland som agerer så langt væk fra demokratiske spilleregler som bevæger sig mere og mere

sådan et demokratisk organ som et østersøsamarbejde

til at sige tingene som de er nemlig at så længe rusland agerer på den måde som rusland gør så er det rigtig rigtig svært at blive ved med at tale til rusland som om

er ikke normalt at agere på den måde som rusland gør det er ikke normalt at man går ind i et baltisk land og kidnapper en grænseofficer for så at holde ham fanget i mange måneder før man frigiver ham det er ikke normalt at blive ved med

det er heller ikke normalt

have tropper i tre europæiske lande og dermed besætte dele af tre europæiske lande georgien moldova og så ukraine det er heller ikke normalt

giftangreb på den måde som rusland har

hvad skal vi gøre fra vestens side mod sådan

er i rusland det vil sige uden om putin og

kommet vidt omkring er at

almindelige russere vil egentlig bare gerne have det samme som vi

nemlig at deres familie kan vokse op at er arbejde og penge til at købe nogle ting og så videre

men fordi der kommer den her

propagandamaskine fra putin og hans folk

at når vi på en eller anden måde får startet østersøsamarbejdet op igen for det håber jeg

propagandafilteret og så tror jeg at vi har et potentiale der er til at tage at føle på

demokratisk land som vi med stor fornøjelse handler med og samarbejder med og er i nato sammen med og om det er særlig demokratisk

mennesker som bare ikke er enige med

hvor meget forskel er der egentlig på tyrkiet og rusland hvis man sådan skal tage det billede kunne ordføreren ikke næsten

man kunne høre hvad venstre mener om

er en meget alvorlig situation som vi fra dansk side er nødsaget til at tage alvorligt men igen jeg kommer tilbage til tyrkiet i min

og to personer som har en enorm dårlig politik og jeg vil gerne støtte civilbefolkningerne til at få sig et demokrati i

har vesten styrket eller svækket putin med den politik man har ført over for putin også i østersøsamarbejdet

i alle mulige andre sammenhænge har vi styrket eller svækket

fik han opbakning fordi han fik en ydre fjende

her er jeg dybt uenig med enhedslisten i

har man faktisk fra natos side sagt at

de forskellige ting med nato rådet og

i natos hovedkvarter i bruxelles som et skal vi sige

halvfemserne om de her ideer så fra vestens side har vi gjort alt hvad vi kunne for

præsidentposten anden gang

begyndte at genoplive nogle af de der supermagtstanker som han måske altid har det ved vi jo ikke

meget bred karakteristik så jeg vil give

demokratisk trussel er det en propagandamæssig trussel er det en militær trussel

handelsmæssig trussel hvad er det for en

today og sputnik news de har også danskere ansat som har til opgave

omkring danske forhold som har kun et eneste formål

forhold til det rent sikkerhedsmæssige mener

vi har berørt hackerangrebet flere gange vi ved at det var rusland som

at det var dem der lavede hackerangrebet mod mærsk

i forhold til den kraftige militære opbygning der er ikke mindst i kaliningradenklaven

det også helt klart en voldsomt stor potentiel militær trussel mod danmark

vi desværre kan man sige

den militærøvelse som rusland jo nu også laver mellem dansk og svensk territorium som jeg også synes er meget meget foruroligende så alt i alt en trend

er i venstres ordfører sagde om

jeg er så glad for at regeringen satser så hårdt

på at sikre at den danske befolkning kan få adgang til de rigtige informationer og ikke bliver lette ofre for den slags ting

i køge bugt det er der ingen der tror på heller ikke undertegnede men

har et meget meget stort russisk mindretal

at putin har brugt undskyldninger omkring russiske mindretal

dækker virkeligheden jeg drømmer

om at vi havde en regering som var offensiv og formulerede sine synspunkter

er at østersøen skal være atomvåbenfri og vi vil ikke acceptere at der sejler skibe

vi brugte cirka halvdelen af vores militære kapacitet

økonomisk til at lave den slags ting

ngoerne omkring østersøen om det er kulturfolk om det er forfattere om det er filmfolk om det er fredsfolk om det er filosoffer eller hvad det er bare vi kan få et mellemfolkeligt samarbejde mellem landene inklusive rusland så kan vi lave en revolution

sige at vi er gode naboer vi vil leve sammen vi vil handle sammen

snakke om det som i gamle dage altså

firserne hed fredens hav at det skulle være et atomvåbenfrit område at norden skulle være atomvåbenfrit alle de ideer som var så bæredygtige i så brede kredse af befolkningerne dengang så kunne vi have et østersøsamarbejde

leder putin efter at have en ydre fjende og i stedet for

leder den danske regering efter at finde sig en fjende og hvis ikke der er en

kan man da puste sig op til at sige at de er en potentiel militær fjende

at kigge på når vi skal bruge endnu flere døde penge på dødt militær jeg synes det er en trist og pessimistisk og defensiv østersøpolitik vi fører fra danmarks side vi har alle mulighederne i nordisk råd vi har alle mulighederne i østersøsamarbejdet og vi kan endda understøtte det

der overlap mellem de tre organisationer det er det gode ved den her debat

rigtig meget sammen vi kunne få i den beskidte østersø som

vi kunne få stoppet forureningen vi kunne få udviklet grøn produktion og så videre og så videre

få lavet velfærdssamfund hele vejen rundt vi kunne udvikle demokrati vi kunne støtte fagforeningerne der hvor de har det

hvorfor er vi ikke konkrete hvorfor prøver vi ikke at lave en plan hvorfor er vi

hvorfor rejser vores udenrigsminister ikke rundt til vores naboer og siger hey

at løfte det så ville rusland det lillebitte land derovre da være tvunget til at følge os altså hvis vi gjorde noget offensivt

både eu og nordisk råd det vil jeg vende tilbage til men også danmark mener at det går bedre med demokratiet i hviderusland

selv danske fagforeningsfolk bliver bliver tilbageholdt i fængsler derovre fordi de besøger andre fagforeningsfolk derfor var det en fejl da vi for eksempel neddroslede støtten

en fejl at vi neddrosler

ja faktisk er det helt lukket med dansk stemme jeg vil gerne bede udenrigsministeren fortælle lidt om

tager fat i græsrødderne samarbejder med dem understøtter dem

østersøtræf på tværs af landene i kritiske situationer om fred og nedrustning hvor der var hundredvis af græsrødder fra alle landene det er sådan nogle ting der sætter spor det

der med ministermøder rapporter og

hensigtserklæringer flytter ikke ret meget det er det andet det folkelige arbejde der flytter noget og danner grundlaget for at vi kan komme videre med menneskerettigheder med fred med konfliktløsning og med et kulturelt samarbejde

men jeg vil også gerne vide hvorfor den danske regering stemte for at vi skulle lukke nordisk råds græsrodskontor

vi prøvede at understøtte demokratiske kræfter i rusland det blev lukket

ikke være der længere de fleste græsrødder siger at det stadig væk vil være muligt

siger at regeringen prøver at dæmonisere rusland men men vil enhedslisten ikke forholde sig til at rusland er den aggressive part også mod danmark at rusland laver hackerangrebene som jeg nævnte tidligere at rusland laver simulerede bombeangreb mod danmark

atommissiler der kan ramme danmark med

total militær opbygning også i hele den vestlige del omkring

er jo et modsvar til den aggressivitet vi

som er konfliktforebyggende konfliktløsende

tilbage til den kolde krig kan vi den der evige diskussion om årti efter årti

de skiftedes til at tage det det er derfor jeg siger at det ser ud til at den danske regering har brug for en dæmon de kan kigge på og så sige at han er farlig

tror jeg også det hænger sammen for det har sin egen inerti og derfor så jeg gerne nogle politikere der havde modet til

offensive i nogle alternativer der hedder konfliktløsning en disciplin som er glemt af de fleste politikere og de fleste akademikere i det her land fordi man tror på at der er én dimension hvis der er en konflikt sender vi kavaleriet det er nok det bedste og det sikreste det er det sidste som man skal bruge i en konflikt

anerkender enhedslisten ikke

er totalt farlig for alt hvad der minder om stabilitet og fred i europa

til alle de ting han gør inklusive i hans eget land eller synes enhedslistens

ham kan vi måske endda lave et eller andet konfliktløsningsspil

sammen med og så går alting meget bedre jeg må indrømme at

vil jeg tro med forskellige nuancer der er ingen af dem jeg synes bør sidde hvor de sidder og de kan potentielt være farlige på mange måder man kan begynde sådan at svinge sig op og sige

vurderede at danmark laver misinformation om rusland

det der er kunsten ved at være politiker på det niveau som vores udenrigsminister skal være det

at være dialektisk og kunne se

nå han ser nok farlig ud det er overfladetænkning og vi kommer aldrig ud af den der spiral opad med militæret hvis ikke vi bruger dialektikken til at forstå andre mennesker ikke til at synes om dem men til at forstå dem og så komme videre på den måde mellemmenneskeligt

prøve at sikre en politisk dialog om området og skabe tillid mellem medlemslandene i rådet

imidlertid har vi jo hørt hvordan

valgt at fokusere sine kræfter på alt andet end elefanten i rummet som jo altså er

fornuftige ting hvis fornuft jeg sådan set ikke vil betvivle

at få genskabt en politisk dialog om de vigtige ting i østersøområdet altså elefanten i rummet rusland og derfor bakker vi selvfølgelig i liberal alliance op om den danske deltagelse i

ministermøde som sverige

juni måned bliver

det er jo rigtigt nok hvad der bliver sagt at politisk dialog og fælles samarbejde om det fremadrettede østersøsamarbejde

er det vigtigste men så skal alle parter jo selvfølgelig også

ville det men vi glæder os i hvert fald over den redegørelse der nu ligger og

mest spændende i redegørelsen

at man skal til at se på en ny vision for østersøområdet og det synes jeg

selvfølgelig skal vi bruge det her samarbejdsorgan til noget men jeg er fuldstændig enig med regeringen i at vi skal finde nogle meget centrale områder at lave det her samarbejde på

også finde ind til kernen i hvor de mulige samarbejdsområder er

regeringen at lægge hundrede procent vægt på i det arbejde der kommer fra den her visionsgruppe og i det bæredygtige samarbejde

skaber en bæredygtig region omkring østersøen hvordan vi får arbejdet med at få ryddet op i østersøen hvordan vi faktisk prøver at

en bæredygtig region

faktisk vil kunne få fantastisk betydning for os der bor i regionen

vi får arbejdet mere med bæredygtigt fiskeri får bevaret vores naturressourcer får ryddet op men jeg tror også det kan være med til at skabe den mellemfolkelige dialog som jo er så vigtig hvis

lige nu er det jo ikke med rusland man skal stå og have det store regeringssamarbejde her nej men hvis vi igennem bæredygtigheden arbejder med vores naturressourcer

kan forandre noget på de andre planer på sigt

min opfordring skal egentlig mest gå til det her arbejde som som der kommer når der kommer nogle nogle forslag fra den her visionsgruppe

det er at tage fat på hvordan

bæredygtig region som også kan vise vejen for andre regioner af lignende slags rundtomkring

ligger rundt om østersøen og selv om jeg er

afsindig svære betingelser der er for samarbejdet i østersøregionen lad os bare tage et nærliggende eksempel som i den grad handler om østersøen nemlig den nye gasledning nord stream to som jo på alle mulige leder og kanter både politisk sikkerhedspolitisk økonomisk miljømæssigt viser hvor

store modsætninger der er men det er da klart at principielt set vil man stadig væk kunne udnytte det forum

at gøre det man kunne kalde den udstrakte hånds politik vi hører til dem der mener at man er nødt til at have en fast hånd over for putins regime

også dem der samtidig siger at er vigtigt at have en udstrakt hånd til den russiske befolkning og i det omfang

hele østersøsamarbejdet kan anvendes til kulturel udveksling udveksling af studerende gerne samarbejde på klima og energiområdet inden for det bæredygtige område så giver det jo rigtig god mening

fra dansk side med kirurgisk præcision

tre områder hvor man kan gøre en forskel

hvor hvor der er et potentiale for alle parter men jeg tror også man bliver nødt til at forventningsafstemme over for den danske befolkning at det næppe

kan løse de meget store udfordringer som samarbejdet i vores region i øjeblikket desværre byder på

som er østersøen og så skal bruge vores erfaringer så sagde ordføreren fra de radikale gerne med en fast hånd

eller diktator ved at true militært

eller hvor mange og hvor mange er blevet væltet fordi befolkningen og græsrødderne har udviklet demokrati og krav om menneskerettigheder nedefra

det er et grundspørgsmål når vi diskuterer det her om udenrigspolitik og når vi diskuterer hvordan vi skal udvikle samarbejdet omkring østersøen for eksempel i øjeblikket bruger vi rigtig mange kræfter på at flyve sammen og have militærøvelser sammen

glade for og det er vi vil jeg skynde understrege at nato i øjeblikket råder over en ganske overlegen militær kapacitet for det tror jeg er

at det at vi går fra at bruge nitten gange så mange penge om året på militær til tyve gange så mange penge i sig selv udgør den store forskel i forhold til putins rusland så langt

der kan og skal noget må jeg sige altså også opfattelse men ellers gik mit ordførerindlæg

set lige præcis ud på at forsøge

lang historie hvad knækkede sovjetunionen i sin tid

det ikke var den militære overlegenhed i sig selv

heller ikke sikker på at det var presset nedefra jeg tror at det var en samfundsmodel i europa der var den planøkonomiske langt

ikke sidde og kigge på en tilværelse der var så meget ringere

deres naboer i vesten havde for mig at se var det det europæiske samarbejde der vandt den kolde krig hvis vi endelig skal

store militære konstellationer men i rusland

at de fik et andet system i ddr blev regeringen væltet af befolkningens krav

i debatfora og cirkler

og det var jo ikke vestens rolle jeg ved godt at

det sovjetiske system det er jo ikke rigtigt det er jo befolkningen nedefra

jeg mener at vi skal bruge den del af

radikale ordførers tale der handler om mellemfolkeligt samarbejde og at få demokratiet

nedefra og ikke fokusere på om vi er

til at være en trussel det har ingen betydning det har måske endda en kontraproduktiv betydning over for en diktator at have så stor en trussel

at anvende deres våben især over for sagesløse civile befolkninger i syrien

jeg tror at man skal vare sig for meget simple følgeslutninger af store komplicerede historiske begivenheder

bare nøjes med at konstatere at

at det at styrke de demokratiske kræfter og græsrødder i rusland og i øvrigt alle vores nabolande der har problemer med

er med til at illustrere at det her

råd som har meget store potentialer i sig men også er et område hvor meget

alle de kommentarer der er kommet vil selvfølgelig indgå i

kommende rapport om østersørådets fremtid

det glæder mig også at fornemme en

de hovedprioriteringer som regeringen har sat for det arbejde og som også fremgår af redegørelsen det ligger mig også på sinde

lykkes det ikke at nå til enighed om en gennemgribende reform af østersørådet

vil det være usikkert hvad det er for en fremtid østersørådet bør have østersørådet er et forum for

i sin tid spillede østersørådet desuden en tillidsskabende rolle i regionen netop i den aktuelle situation som flere ordførere også har været inde på hvor regionen står over for store udfordringer

er politisk dialog og tillidsskabelse selvfølgelig vigtigt og

det var vigtigt at få fremhævet behovet for de her ting men en ting er jo målsætninger som vi sådan set jo alle sammen kan blive enige om en anden ting er så at enes om at omsætte målsætningerne til handling og der er vi desværre ikke endnu

på grund af den baltiske modstand der er som følge af ukrainekrisen regeringen vil fastholde presset for en genoptagelse af den politiske dialog sverige har som formandskabsland formandskabsland foreslået at afholde et udenrigsministermøde i juni måned dels med henblik på

politisk dialog men dels også for at drøfte vismandsgruppens arbejde og sætte nogle pejlemærker for de videre drøftelser af rapportens anbefalinger fra dansk side støtter vi aktivt afholdelsen af et ministermøde men igen

det usikkert usikkert om der kan skabes enighed

unge som ikke kommer på universitetet hvis de er imod den såkaldte præsident

med til at trække nordisk råds kontor i det tidligere leningrad som nu hedder sankt petersborg et sted hvor vi kunne støtte folk der arbejder for menneskerettigheder og demokrati i rusland det tredje spørgsmål er hvorfor har man været med til at udsætte de årlige møder med oppositionen fra hviderusland i litauen jeg har deltaget

er ganske udbytterige men de er blevet udsat i år er det fordi man ikke synes

de elementer som jeg i hvert fald forestillede mig at drøftelserne i dag skulle komme til at dreje

hviderusland fra regeringens side er det vigtigt at vi bruger østersørådet

vi er nødt til at forholde os til den proces som er i gang

mål situationen er bare i dag i høj grad præget af den situation som andre ordførere

aggressive adfærd som smitter af på

motivation og lyst til at

aktivt arbejde regeringens indstilling er den at vi ønsker at få det udenrigsministermøde

som sverige har taget initiativ til hvorvidt det bliver til noget

til næste område som er forhandling om europarådet og den første taler er ordføreren for socialdemokratiet herre mogens jensen

i øjeblikket og det må man sige

allerede har talt om

rusland vi oplever også inden for

demokrati og menneskerettigheder og hertil synes jeg også vi kan mærke en udvikling i særlig aserbajdsjan hvor landet jo foruden at fortsætte med uacceptable overgreb på grundlæggende menneskerettigheder som i mine øjne i sidste ende måske kan betyde en eksklusion af europarådet nu faktisk også ser ud til

bestukket flere europæiske politikere herunder medlemmer af

når dertil kommer at parlamentet i den

forsamling har oplevet at vi måtte fjerne en

ikke mindst på grund af en fælles stærk dansk og nordisk indsats

russiskorganiserede og betalte besøg hos og med præsident assad i syrien så siger alt det her noget om at europarådet og dermed vores største europæiske fællesskab på den måde nok er under det største pres

det kan danmark selvfølgelig ikke løse under det halve år vi har formandskabet men vi kan bidrage

med at fastholde en klar og konsekvent linje hvor vi står på de grundlæggende værdier og spilleregler som gælder for europarådets arbejde det betyder at det må have konsekvens for rusland når man annekterer et andet lands område

den sammenhæng besluttede at fjerne den russiske delegations stemmeret i parlamentet det betyder også at det må have konsekvens for tyrkiet når man under en stadig undtagelsestilstand i landet massivt overtræder menneskerettigheder og mediefrihed som også

har besluttet at sætte landet under fuld monitorering igen begge de her lande forsøger så nu gennem det jeg vil kalde simpel pengeafpresning ved at tilbageholde eller beskære deres kontingentbidrag til europarådet med det der svarer til tretten procent af europarådets samlede budget at tvinge

stoppe kritik af og pres på landene her er det vigtigt

danmark må derfor også fastholde en klar og kritisk linje over for kursen i såvel rusland

aserbajdsjan der i øjeblikket er underkastet en særlig undersøgelse

undersøges til bunds og også her har en samlet dansk delegation i stærk nordisk koordination haft en stålsat og klar holdning

er en helt uacceptabel belastning for europarådets arbejde og omdømme prioriteterne for det danske formandskab har i særlig grad handlet om forbedring

arbejde en proces der faktisk har stået på igennem en lang række år

vi sikrer en bedre organisering af domstolens arbejde

sikrer den bedste arbejdsdeling mellem den europæiske menneskerettighedsdomstol og de nationale domstole og at der er en fælles samklang mellem medlemslande og domstole om fortolkningen

der som nævnt også har været i proces gennem en række år

særlig omkring organiseringen er nået vigtige skridt til at nedbringe antallet af ventende sager ved domstolen

ottehundrede sager som dog er

afgøre hele tolvtusind sager på en gang

også grund til

danske formandskab kan afslutte med en såkaldt københavnererklæring der skaber stærkere fælles forståelse mellem medlemslandene og domstolen og som yderligere forbedrer domstolens arbejdsgange

deres økonomiske bidrag til europarådet og det er ganske anselige beløb som som ligesom kan hive tæppet væk under europarådet som menneskerettighedsinstitution

for at løfte sin opgave og det gør man jo for at tvinge europarådet til at slække på kritikken af de her to landes menneskerettighedskrænkelser og der kunne

fra socialdemokratiet om man

mener at den danske regering har gjort nok

sætte fokus på behovet for at europarådet

ikke bøjer sig for det her pres men kan sikre finansiering på andre måder eksempelvis ved at andre medlemslande øger deres bidrag hvor danmark jo også kunne gå foran

samlet set svarer til tretten procent af hele europarådets budget forsøger

taget stilling til hvordan en fremtidig finansiering skal være set med danske øjne men jeg har den holdning til det at så bliver vi jo nødt til at klare os for de penge som vi har og indrette arbejdet efter det alternativt må der jo laves en finansieringsreform inden for

europarådets arbejde kan sikres

sådan at europarådet har et meget lille budget altså europarådets samlede årlige budget

er ikke steget i enormt mange år og det vi hører nu er jo at det man

kan løfte sit mandat hvis de her penge fra rusland og og tyrkiet

betalt eller erstattet med med andre penge så der vil jeg bare opfordre socialdemokratiet til

få andre lande til at stille sig bag en finansiering

i rådet

fjerner igen når der kommer pres imod dem der skal man nok også overveje hvorvidt man skal acceptere den type af ekstra

de går til nogle helt fastsatte aktiviteter eller indsatsområder og er sikret over en længere periode så det ikke bare kan

at vi på den ene side selvfølgelig skal gøre noget i forhold til rusland i forhold til tyrkiet i forhold til aserbajdsjan og andre der krænker menneskerettighederne alvorligt men det man kan gøre i den

når det gælder rusland måske sige ahr der er måske heller ikke så meget opposition og det er måske nok meget

men hvis vi for eksempel tager tyrkiet

lille oppositionsgruppe der får lov at være der i det tyrkiske parlament og hvis man udelukker de tyrkiske parlamentarikere på grund af det tyrkiske regimes overgreb udelukker man altså også dem

jo ikke udelukket vi har frataget deres stemmeret men de kan møde op og

at selv om vi må have en klar linje og det må have nogle konsekvenser når landene forbryder sig mod de helt grundlæggende værdier og principper for europarådets arbejde

med landene der gør at vi forhåbentlig kan holde dem inden for fællesskabet og på de fælles værdier som vi står for så det er en konsekvens der må følges

lever i en en tid hvor vi ser flere og flere autoritære

regimer som gør det meget vanskeligt for oppositionen at gøre sig gældende ved valg ikke nødvendigvis udelukker dem eller fængsler dem som i tyrkiet men bare indretter valgsystemet så de sidder på magten vi kan se på ungarn som et eksempel som også

hvordan vi får tænkt en idé ind der gør at de første vi rammer ikke er de parlamentarikere som

men i europarådssammenhæng betyder det altså ikke at du

en dialog med dem at de så vælger

tilbageholde sit kontingent med store økonomiske konsekvenser til følge er så en sag der jo ikke gør en dialog lettere jeg har bare den holdning til det

være konsekvente over for landene men selvfølgelig skal der også være en åbenhed over for for dialog så vi forhåbentlig kan få folk tilbage i folden igen hvis de står op for de værdier

jo i delegationen har været

samlet stemme men men jeg vil

den her samling har udspillet sig hvad man kunne kalde et absurd teater med hensyn til agramunt og generalsekretæren for europarådet

har været fuldstændig mageløs og og temmelig dilettantisk

danmarks formandskab

er foregået med pomp og pragt altså kronprinsesse mary talte i plenarsalen i strasbourg det var mageløst statsministeren og udenrigsministeren talte fint og godt drs pigekor sang hjemlandets toner så smukt så smukt at man blev blød om hjertet og og så har

statsministerens regeringens løfte med hensyn til at tage livtag med den her såkaldte dynamiske

sammenhæng kunne adressere korruption konflikten med tyrkiet konflikten med rusland

når man sidder dernede at observere

at mange af de konflikter der pågår faktisk er nationale

rettigheder interessant men blot for at sige noget

europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedsdomstol

en form for for hellig treenighed hvor først og fremmest

den europæiske menneskerettighedsdomstol jo determinerer dansk lovgivning i en sådan grad at jeg tror det er svært at forestille sig omfanget af det

det gælder altså også udlændinge og flygtningepolitikken jeg vil sige det sådan

at en politiker en embedsmand en minister eller en anden kommer og vifter en

næsen med bemærkningen det kan vi ikke på grund af den europæiske

vores internationale forpligtelser et af problemerne har været at konventionens bestemmelser konstant flytter sig fordi fortolkningen af

gjaldt i går gælder ikke nødvendigvis i morgen det der gjaldt da konventionsteksten i den europæiske

gælder ikke nødvendigvis i dag det er altså meget ugennemsigtigt hvad der egentlig gælder hvilket for mig udgør et særskilt problem

skal man være jurist eller ekspert for overhovedet at kunne finde hoved og hale i hvilken fortolkning der gælder nu jeg mener at det må være en bestemmelse for ethvert retssamfund og en

den enkelte kan gå ind og sætte sig ind i de enkelte sager hvor lovgivningen er transparent og gennemsigtig og man kan finde ud af

vores indre anliggender i danmark og som påvirker danske borgere i deres konkrete hverdag afgøres

her vil jeg igen vende tilbage til udlændingepolitikken

er vital for danmark og danskerne fordi

være danskerne der selv afgør hvordan udlændingepolitikken skal se ud der mener jeg simpelt hen

den europæiske menneskerettighedskonvention

vores selvbestemmelsesret det er med bifald herfra at regeringen annoncerer et opgør med den såkaldte dynamiske dynamiske fortolkningspraksis mit spørgsmål til regeringen er så hvorvidt regeringens bestræbelser har givet pote det kunne jo være en anledning

til at svare på det her i dag hvor vi har debatten

at erdogans islamistiske regime ligesom øger undertrykkelsen i landet vi har sågar også lige nu en undersøgelse af om der har været oprettet en stikkerlinje for danske borgere med tråde ind i den tyrkiske

erdogans undertrykkelse reelt også breder sig her til os

fortryder at dansk folkeparti

i europarådets parlamentariske forsamling stemte således at vi i den parlamentariske forsamling blev forhindret i at have en debat

situationen i tyrkiet og sætte landet under fuld monitorering eller fuld overvågning som det hedder forud for

blev vurderet af folk der havde forstand på det at det rykkede tre fire procent i folkeafstemningen til erdogans fordel så har man i dansk folkeparti fortrudt at man på den måde holdt hånden over erdogan så han blev skånet for kritik

den situation man stod i dengang og vores afvejning af det her har været og og det tror jeg

at vi ikke nødvendigvis mener at vi uden videre skal blande os i alt hvad tyrkiet foretager sig fordi det er et selvstændigt land og det opgør der måtte være jo er et internt

de må så tage et opgør med erdogan det

på et tidspunkt er begyndt at gå ind for en monitorering af tyrkiet

nu så er det en vurdering af den situation der er men det er klart

tyrkiets indflydelse i danmark med hensyn til overvågning af herboende tyrkere

jo også et indenrigspolitisk problem så er et nationalt problem det vil jeg da helt bestemt mene hvis en statsleder

på den måde som jeg har en fornemmelse af at erdogan

grad de overhovedet havde mulighed for det hvis ikke de blev fængslet

op til folkeafstemningen men men jeg synes det

for folketinget og for den danske befolkning at få at vide hvorfor

for det var jo det man gjorde man stemte så vi blev forhindret i at diskutere situationen i tyrkiet og dermed også træffe en beslutning om at monitorere

en gigantisk gave til den islamistiske præsident i tyrkiet

jo godt strides om hår i suppen med hensyn til den historie der er sket vi havde den vurdering dengang og

politikken flytter sig og virkeligheden flytter sig

folkeparti hellere

set mener at vi ville have en bedre situation hvis vi bare sløjfede internationale aftaler og regler

fordi den flytter sig så meget at den egentlig flytter sig til ukendelighed og så kan man spørge hvorfor endte det lige der

har fortolket det på den måde og så videre og så videre men men det jeg egentlig så synes er

man på et tidspunkt har vedtaget at den europæiske menneskerettighedskonvention er evig og uforanderlig hvilket

hvordan kan det være at den

nitten halvtreds og fremad er det så det samme billede i dag næh ikke nødvendigvis

er det så sådan at der ikke er ting der kan ændre sig og hvorfor kan selve lovgrundlaget ikke ændre sig jeg mener at politiske aftaledokumenter skal kunne ændre sig så hvis det bare var det som vi havde som en grundlæggende præmis så mener jeg bestemt

at forsøge at tage de principper der var dengang man lavede konventionen og modernisere dem i takt med at verden forandrer sig og det synes

den europæiske menneskerettighedskonvention som den er tænkt

som den udfoldes i praksis

af sporet men det er jo selve

at levakovic kan blive her i landet fordi han har ret til et familieliv jeg tror

den her konvention blev udtænkt altså at artikel otte skulle fortolkes på den måde men det er den altså så blevet

danmark har formandskabet for ministerkomiteen og det har virkelig været et begivenhedsrigt år

er jo nok at tage fat på som man kunne bruge sådan en halv time på

af domstolen vi har jo fra venstres side klart sagt at at vi synes

med til at sikre at europæiske borgere har nogle minimumsrettigheder blandt andet i lande som rusland

også en domstol som

er gået ind og har lavet de her såkaldte dynamiske fortolkninger

på befolkningens tillid

en glidebane i negativ retning

fordi der altså er flere og flere i den europæiske befolkning som synes at

er gået for vidt i sine fortolkninger

som tager højde

at sikre de her grundrettigheder som var hele ideen

for mange mange år siden

og de udspil der er blevet lagt frem og som der nu forhandles om på

højeste tangenter ser også rigtig lovende ud

storbritanniens formandskab og så videre

og det ender med endnu

for en ting er at det danske formandskab

sig i selen for det her og bruger mange kræfter på det

de andre seks og fyrre medlemslande med

der nogle virkelig højspændte møder

europarådet er jo selvfølgelig ikke mindst

ruslands og tyrkiets beslutninger

ruslands side om at annullere sine betalinger til europarådet

de gør det fordi de prøver at

gået ind og har taget sin demokratiske vagthundskasket på og der skal modsvaret selvfølgelig være at det finder vi os ikke i vi finder os

det ene større end det andet går ind og prøver at presse os i en forkert retning så det vil sige at når rusland nu sidder i alle mulige forskellige fora inklusive nogle jeg sidder i og siger at den eneste måde hvorpå de kommer tilbage og betaler det de skal

underforstået

har kunnet i mange mange år

altså at fordi man er så stort et land som man er så skal man bare ustraffet uden sanktioner fra den

imod det afpresningsspil som tyrkiet spiller og det må vi heller ikke falde for på nogen som helst

men vi plejer at have en rigtig god tone og

som er nede i strasbourg

som vi diskuterede tidligere med herre mogens jensen

på europarådets budget hvis den her tilbageholdelse af økonomiske midler

fra europarådets generalsekretær at det kan man

man ikke kunne leve op til sit mandat den anden mulighed er jo at man får de andre medlemslande til at kaste

mener at det var klogt at man fra regeringens side ikke fik

et pres der kommer fra rusland

bør gøres her i slutspurten så vi ikke bliver afhængige af økonomiske midler fra rusland

og rusland sagt ligeud hvis rusland ikke betaler skal de

sådan er reglerne hvis ikke de betaler inden for x tid

så skal betale og så skal de også betale med tilbagevirkende kraft altså underforstået for den periode som er gået

har betalt så det synes jeg er meget fornuftigt jeg synes også det er rigtig fornuftigt af regeringen at man siger

nytter noget at fordi to lande kører det her spil så må resten af europarådets medlemsstater bare

det bliver nødvendigt at vi på den lange bane kommer ud i en situation hvor vi siger at så må vi strømline europarådet så mener jeg også at der er mulighed for det europarådet har

det ser man bare på den parlamentariske forsamling i forhold til alle de emner vi diskuterer det ser man også på ministerkomiteen altså på alle de emner de diskuterer der er nok at tage fat på

kerneværdierne nemlig frihed demokrati menneskerettigheder og så videre

måske ikke behov for at bygge et system op så man bliver en slags mini eu på alt lige fra sportsrettigheder undskyld

et budget der svarer til eus budget

lige nu sidder danmark i en unik position regeringen sidder i formandsstolen og man har jo dermed muligheden for ligesom at sætte de rammer som europarådet forhandler med tyrkiet og rusland i

står man i en enormt dårlig forhandlingsposition vi håber alle sammen at russerne og tyrkerne vil betale men deres krav er jo at de

kritik og der har man jo en unik mulighed

ikke tager op at andre lande bør træde til og sikre at økonomien er på plads så det

agerer på den fuldstændig uhæmmede aggressive måde som rusland gør det mener

ikke så bliver vi nødsaget til at håndtere situationen anderledes jeg sidder blandt andet i bureauet

baggrund af at danmark har

på dagsordenen vi holder blandt andet et ekstraordinært bureaumøde om søndagen i i starten af strasbourg ugen hvis man kan

i europarådet ikke har været hurtig nok til at fremvise

til formandskabet med hensyn til

havde en debat som jeg nok skal udfolde

udfolde den lidt her jeg synes sådan set der er noget dybt problematisk i

europæiske menneskerettighedskonvention ligesom påstås at være garant for demokratiske værdier samtidig med at selvbestemmelsesretten i de nationale parlamenter

via konventionen og via den europæiske

i strasbourg så er den gået for vidt i forhold til dens oprindelige idé dermed mener jeg jo også at de nationale domstole og de nationale parlamenter for den

bliver presset af den europæiske

derfor har det fra venstres side været altafgørende at vi fra dansk side har taget den her meget vigtige førertrøje på

vi skal alle sammen

vi kommer ikke til at kunne lave en reform fra dag et til dag to

som vi kommer til at følge igennem noget tid men processen

den folkelige selvbestemmelsesret den suges ud af parlamenterne

i de der sammenhænge det er der hvor jeg mener grundproblemet er

skulle understøtte folkestyre demokrati og al mulig andet så kommer til at virke stik modsat

uden at komme i konflikt

som landene skal følge og at der er konsekvenser hvis ikke man følger dem det har vi på en lang række områder

vi haft i århundreder altså vi er et lille land så hvis vi ikke vil have at der er

i den vej som jeg hører herre christian langballe er ude i at ville gå

så beklager jeg men jeg mener i

en balance og så kan vi diskutere hvordan

på baggrund af de voldsomme overgreb som

mod mennesker under anden verdenskrig

anden verdenskrig lykkedes det så danmark og ni andre vesteuropæiske lande at opbygge europarådet det gjorde man ud fra et ønske om at uhyrlighederne fra krigen aldrig nogen sinde skulle gentage sig det skulle sikres ved at oprette stærke institutioner til at beskytte menneskerettighederne for borgerne ikke alene for at sikre borgernes rettigheder men også fordi en beskyttelse mod overgreb og sikring af demokratiske rettigheder er det bedste værktøj til at undgå konflikt og krig

har europarådet udviklet sig til at være en af de største danske udenrigspolitiske sejre fra blot at

af ti medlemslande i slutningen af nitten fyrrerne

er hviderusland der har genindført dødsstraffen hvorfor landet er blevet udelukket fra institutionen det betyder at selv autoritære ledere som putin erdogan og orbán i ungarn er forpligtet

og kan dømmes af menneskerettighedsdomstolen det giver deres borgere rettigheder som de ellers ikke ville have haft

myndigheder er forpligtet til at sikre danskernes grundlæggende menneskerettigheder det har ført til en række domme også mod danmark eksempelvis jersilddommen der forbedrede ytrings og pressefriheden i danmark som følge af en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol vi danskere ville altså med andre ord ikke have den ytringsfrihed og den pressefrihed vi har i dag

var for en dom fra den europæiske menneskerettighedsdomstol jersilddommen er bare ét eksempel på rettigheder som vi danskere får ene og alene på grund af danmarks medlemskab af europarådet og den danske tilslutning til den europæiske

og domsafgørelser fra den europæiske menneskerettighedsdomstol derfor er vi i enhedslisten også fuldstændig uforstående over

den danske regering har valgt at gøre en svækkelse af menneskerettighedsdomstolen til sin førsteprioritet for det danske formandskab for europarådet det er ikke vores opfattelse at vi i et europa med putin erdogan orbán og andre slyngler ved magten har brug for at svække beskyttelsen af borgernes grundlæggende rettigheder tværtimod har vi efter vores mening behov for at styrke menneskerettighedsinstitutionerne det gør regeringen desværre ikke med sit angreb det er ikke noget jeg står her og påstår

fra amnesty international fra den tidligere ambassadør ved europarådet en lang række fremtrædende menneskerettighedseksperter europarådets

forsamlings standing committee og ligeledes fra europarådets ministerkomité som jo har

er positivt at andre medlemslande i europarådet vil stå vagt om beskyttelsen af borgernes rettigheder når den danske regering ønsker at svække menneskerettighedsinstitutionerne for hvad er det den danske regering ønsker at opnå tror den danske regering seriøst

og drøfte hvordan menneskerettighedsdomstolens indflydelse skal svækkes tror den danske regering seriøst at det er klogt

er en gave til despoterne og en pandoras æske for vores alle sammens grundlæggende rettigheder

fra over for regeringens angreb

kan det lykkes at forhindre at regeringen svækker

angreb på menneskerettighedsdomstolen og alt muligt andet

domstolen med sin fortolkning skal gå i forhold til det mandat mandat

menneskerettighedsfantast og

skyerne i det her idealbillede af hvordan

men men noget andet er så den praktiske virkelighed vi indgår i jeg synes ikke at det var nogen

som det stod i konventionerne jeg synes at det var

jeg synes vi skal diskutere substansen i

den europæiske menneskerettighedsdomstol virker virker den efter hensigten og virker konventionen efter det som var meningen med den

det vi så diskuterer her og så

godt tænke mig at spørge ordføreren hvad hans egne

levakovic det er danske domstole

forslag her i folketinget om at fratage danskerne deres menneskerettigheder ved at udskrive

af dansk lovgivning det er så en holdning man kan have så kan vi tage

forringe danskernes ytringsfrihed

man ikke ønsker at forringe danskernes ytringsfrihed vi ønsker ikke at forringe danskernes ytringsfrihed

gør dansk folkeparti og det må man så stå til ansvar for over for for vælgerne

fortolkede lgbt pars ret til familieliv

det skyldes en dynamisk fortolkning som er foregået

det giver jo sig selv det synes jeg er så indlysende

jeg også godt sige goddag mand økseskaft det var da ikke

udvikler sig så meget væk fra sit udgangspunkt

så synes jeg at man har et problem hvis man ellers hylder de principper der gælder i en retsstat nemlig at loven skal være gennemsigtig og at den skal være til at forholde sig til for borgere og så kan ordføreren stå deroppe og komme med de der retoriske tirader om

en udvidet ytrings og pressefrihed som man når man skriver den europæiske menneskerettighedskonvention som dansk folkeparti foreslår ud af dansk lovgivning

ikke bare svare svare vås til men men hvad er det der sker med den dynamiske fortolkning jeg oplevede jo som nytiltrådt udlændingeordfører her den anden dag i folketingssalen at dansk folkepartis udlændingeordfører herre martin henriksen var glad for den nye dynamiske fortolkning

den dynamiske fortolkning ved domstolen bevæger sig i retning af at det bliver lettere at udvise kriminelle udlændinge og derfor ændrede

loven og kom med et lovforslag

er lidt vildt at den danske regering indleder et angreb

menneskerettighedsdomstol samtidig med at udviklingen faktisk går præcis i den retning som man ønsker lige præcis fordi der er en dynamisk fortolkning

for europarådets ministerkomité

store og alvorlige problemer for europarådet som jeg tror alle de foregående ordførere har omtalt så dem vil jeg

danmark med formandskabet for ministerkomiteen kan være med til at sætte en konstruktiv dagsorden for europarådet jeg kan nævne indsatsen for

uddanne unge til demokratiske samfundsborgere det kan vi sikkert alle sammen blive enige om er vigtigt i en tid hvor ekstremisme og

hele europa det giver god mening at lægge en stor indsats i det arbejde og det passer fint med titlen på formandskabets program europa i en brydningstid stærke værdier og et fremtidssikret

en reform af det europæiske

meget livligt og meget indgående

europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedsdomstol er at perspektivet i det arbejde som regeringen har kastet sig ud i

at det er meget vigtigt at konventionen og domstolen bevarer legitimitet jeg mener ikke det er nogen god idé at forestille sig en verden hvor

men det er selvfølgelig også klart at den skal

i det øjeblik hvor mange

i mange lande for eksempel oplever den måde man er kommet til at forstå udvisningen af kriminelle udlændinge på som illegitim så er det også nødvendigt at man har en eller anden form for diskussion af de dynamiske fortolkningsprincipper og om en

organisationer som europarådet at danmark har mulighed for at

vi har stor gavn af at deltage og vi har gavn af

muligheder for at påvirke domstolen som man ikke har benyttet det er jo sådan at der er mulighed for at gøre indsigelser over for

europarådets

jeg har været med i mange år tidligere nikolaj villumsen har været med og jeg har nu været med i en periode igen

aldrig nogen sinde hørt fra nogen regering der kom med en anbefaling til hvilke dommere der skulle vælges ud fra et eller andet kriterie de muligheder som har eksisteret

politisk situation i danmark hvor man har behov for at gøre noget og så vil man ligesom lave hele systemet om

om man skulle have grebet tingene an på en anden måde men danmark har jo støttet op om andre reformbestræbelser der

har været i forhold til til domstolene og det her med dynamiske fortolkninger er jo noget man sådan helt generelt

diskuterer i i mange lande der pågår også hele tiden en diskussion i usa mellem kongressen og den amerikanske højesteret om dynamiske fortolkninger så måske kunne man godt have gjort tingene på en anden måde end man valgte at gøre men det skal jo ikke forhindre nogen som for eksempel mig i at mene at det

i forhold til forskellige områder hvis vi generelt afskaffede den dynamiske fortolkning

henrik dahl er fuldstændig enig i det ville da være frygteligt hvis man sagde der står ikke noget her om homoseksuelle

ikke regnes ind når vi snakker om at der ikke må være diskrimination altså

post telegraf og telefonhemmelighed og jeg har jo ikke nogen problemer med at man siger at der også er e mailhemmelighed det er ganske logisk at man har den her dynamiske fortolkning

et punkt og det kender man jo også fra den tredeling af magten der

i usa hvor man siger at nu er der nogle domstole som man efter sin bedste formening må sige er gået ind på det område som tilkommer den lovgivende magt og har lavet loven om uden at have et mandat til det så diskussionen af hvad mandatet er for en domstol er en en sund diskussion at have i et aktivt og levende

er et lovforslag fra herre henrik dahls regering

dansk lovgivning til den situation at der har været en dynamisk fortolkning i retning af at det er lettere at udvise kriminelle udlændinge hele kritikken for regeringen går jo på at domstolen ikke må være dynamisk i forhold til udviklingen med udvisning af kriminelle udlændinge nu er virkeligheden så bare at den dynamiske fortolkning går i retning af at det bliver lettere

henrik dahl når regeringen kan konstatere

dynamiske udvikling går den vej man man ønsker hvorfor fortsætter man så det her forsøg på

mulighed for at lave en dynamisk fortolkning

den danske regering der ikke anerkender

at fortolkninger skal være dynamiske i et eller andet omfang

er et spørgsmål om hvad der er mandatet for en domstol og hvornår en domstol træffer politiske beslutninger som den ikke har et politisk mandat til at træffe og den diskussion synes jeg at det er meget meget fornuftigt at man vælger at rejse ligesom man også gør det i andre levende

regeringen og skiftende danske regeringer før den kunne have lavet indsigelser når man skulle vælge dommere

man har fravalgt at gøre det

på domstolens dynamiske fortolkning samtidig med at man ovre i justitsministeriet finder ud af at den her dynamiske fortolkning

synes jeg bare at spørgsmålet melder sig har man ikke sovet i timen

at bruge de muligheder der reelt var for at påvirke udviklingen og er det overhovedet klogt at lave et generalangreb når det man ønsker at forhindre viser sig slet ikke at være

guldstandard for hvad der ville have været det absolut mest fornuftige man kunne have foretaget sig det kan da godt være at det ikke helt kan

endnu men at diskutere hvornår en domstol overskrider sit mandat sådan at den faktisk træffer politiske beslutninger uden at have et politisk mandat til det synes jeg er en fornuftig ting som man gør i mange

og hele den debat der foregår er jo at det ikke er en neutral kampplads men

bruger man konventionerne som politisk våben til at fremme sin egen dagsorden

så det der foregår nu man siger så ofte om den borgerlige regering at den gik til

anden kant altså at

politisk operationelle i forhold til nogle ideologiske perspektiver man har i forhold til det man selv

sådan det er nu bliver konventionen

et eller andet institutionelt system op som man så forpligter sig til at

der findes jo også andre eksempler hvor man har diskussioner af den måde domstolene bærer sig ad på jeg kan nævne at når retspolitikere diskuterer hvorledes dommere udfylder strafferammer er der også meget livlig diskussion om det fordi man typisk ikke går op til toppen

nogle politiske diskussioner vil man jo have fordi man er utilfreds med den måde de andre grene af statsmagten opfører sig på

et politisk sundhedstegn men ordføreren

få vores politik igennem også med konventionerne så gør vi gerne det

rolle i forhold til blandt andet udlændingepolitikken det ved vi

som der angives

selvfølgeligt og det ville jo også klæde enhedslisten hvis de anerkendte

i en lang række af artiklerne opvejer individets rettigheder med hensynet til statens sikkerhed og hele den diskussion er jo en meget underbelyst diskussion som jeg da også håber man

vi helt naturligt fæstner os ved at danmark overtog formandskabet for europarådets ministerkomité formandskabet giver en unik mulighed for at sætte fokus på nogle vigtige områder og præge europarådets arbejde danmark skal have ros for at prioritere at styrke og promovere arbejdet på områderne ligestilling inddragelse af børn og unge fordomme om personer med handicap og bekæmpelse af tortur men dermed hører rosen desværre

var det med ét eneste formål nemlig at sikre menneskerettighederne og fundamentale frihedsrettigheder i europa men den seneste tids begivenheder har lært os at de menneskerettigheder og frihedsrettigheder som vi i dag nyder glæde af desværre er kommet under pres fra flere sider ikke mindst fra autoritære regimer som rusland og tyrkiet og fra ungarn men at de også skulle komme under pres fra danmark er meget svært at forstå og også for vores omverden udenrigsministeren nævner ganske vist i sin skriftlige redegørelse at danmark har en klar interesse i en stærk international retsorden herunder respekt for menneskerettighederne i alternativet kunne vi ikke være mere enige med udenrigsministeren men det er

i udkastet til københavnererklæringen der har været en massiv berettiget kritik af erklæringen fra flere sider menneskerettighedseksperter juraprofessorer netværk af europæiske institutter for menneskerettigheder og flere medlemslande har kritiseret udkastet

meget skarpe udtalelser om udkastet til københavnererklæringen med denne udtalelse citat erklæringen sætter spørgsmålstegn ved universaliteten universaliteten af de rettigheder som konventionen beskytter

emds uafhængighed som værende fri for politisk indflydelse det er én ting rækkevidden af domstolens jurisdiktion over alle forhold der drejer sig om konventionens fortolkning og anvendelse det en anden ting de deltagende staters ubetingede forpligtelse til at implementere domstolens

endelig er hele formålet med emd jo netop at den skal være fri for nationale politiske interesser og alene have beskyttelsen af menneskerettigheder for øje i øvrigt

langt større nationalt råderum inden for konventionen end de danske domstole har udnyttet

sat sig i vejen for det og det danske institut for menneskerettigheder har i en undersøgelse dokumenteret at de domme som kommer fra menneskerettighedsdomstolen er langt strammere end de domme der kommer

egentlig vi skal kritisere

denne københavnererklæring som bliver angrebet fra alle mulige

en folkelig opbakning bag menneskerettighederne og det skal vi jo så vil det være meget bedre

ikke udnytter de muligheder vi har

det faktisk ikke er menneskerettighedsdomstolen som stiller sig i vejen for at vi kan udvise

den europæiske menneskerettighedsdomstol har selvfølgelig helt afgjort nogle udfordringer som kræver handling

fortsat skal være en garant for frihed retsstatsprincipper og lighed i europa en af disse udfordringer er som også andre har sagt den stadig voksende sagsmængde det estimeres at domstolen har knap halvfjerdstusind sager liggende som venter på at blive behandlet

hvis de skal vente flere år på at få domstolens ord for en krænkelse retten til en retfærdig rettergang er kun sikret hvis sagen kommer for retten hurtigt derfor støtter vi i alternativet den del af københavnererklæringen som adresserer denne problemstilling og så er vi i øvrigt spændt på hvad der kommer til at ske med den endelige vedtagelse af dette udkast

det er derfor glædeligt at europarådet har igangsat en procedure som i sidste ende kan føre til eksklusion af aserbajdsjan fra europarådet så håber jeg at det danske formandskab på det kraftigste i aprilsamlingen vil fordømme israels fremfærd under den fredelige demonstration i gaza hvor seksten mennesker blev dræbt og mere end tusind mennesker blev såret da de mindede verden om at de palæstinensiske flygtninge har rettigheder som bekræftet af fns resolution en hundrede og fire og halvfems den europæiske

er en vigtig institution for menneskerettighederne i europa den har været garant for menneskerettigheder og demokrati i mere end tres år for alternativet er det helt afgørende at vi skubber på udviklingen af menneskerettighederne og ikke som regeringen desværre har lagt op til underminerer menneskerettighederne det ville være en skamplet

det først og fremmest er en helt unik konstruktion at det er lykkedes at samle

fælles forståelse af menneskerettighedsbegrebet menneskerettighedskonventionen og en forpligtelse til at

menneskerettighedsdomstol hvis

sagen for menneskerettighedsdomstolen det er en helt unik konstruktion som jo betyder

vi ikke har nogen andre steder heller ikke i eu

regimer som tyrkiet og rusland knægter ytringsfriheden knægter menneskerettighederne undertrykker deres befolkninger at de borgere der bor i det land

sagen og staten de lever under og med har forpligtet sig til at anerkende den domfældelse der kommer

og fantastisk konstruktion

at undergrave eller underminere

gerne sige at jeg finder diskussionen om hvordan man nyfortolker eller laver en dynamisk fortolkning af en gammel konvention fuldstændig legitim og relevant

det ikke er det der er spørgsmålet ingen forestiller sig jo at konventionen bare skal stå som den gjorde

dynamisk fortolkning ind ingen forestiller sig jo heller at den fortolkning der så bliver anlagt af dommerne ikke kan være genstand for en politisk diskussion og at der ikke bør diskuteres politisk

jo været foretaget igennem hele domstolens historie og vi hilser

set velkommen at man nu diskuterer om der skal være en øget dialog mellem de nationale domstole og

også på ministerkomiténiveau diskussioner om det her det giver fuldt ud mening

åben dør ind her det viser sig jo at de danske domstole halter efter i forhold til domstolspraksissen

spørgsmål om udvisning og så videre det er ikke domstolen der står i vejen for

de danske domstole kan udvise sådan som blandt andet dansk folkeparti ønsker

sparker en åben dør ind og netop derfor må jeg sige til udenrigsministeren at det undrer mig at danmark i den situation

at gøre præcis det spørgsmål til sin hovedprioritet

at der nok er andre spørgsmål der trænger sig på vi synes det er fint at man kan få den afklaring

brighton men det er ikke det vigtigste spørgsmål af samme grund det

rusland som flere ordførere inde på det der foregår i tyrkiet

kan holde sammen på europarådet sådan som

være den danske regerings absolutte mærkesager og prioriteringer frem for det som jeg mest

indenrigspolitisk fatamorganakampagne

igen vi hilser enhver diskussion velkommen vi synes hele tiden at man skal sørge for at fortolkningen

mig derfor bare stille ét

det helt på det rene vi forstår jo at det

nyskrivning eller åbning af de eksisterende konventioner

om jeg så må sige fortolkningen

en politisk retningspil eller dialog

man hører nogle gange også ordførere fra regeringspartierne der siger

gøre sig selv en bjørnetjeneste med alle de regimer og slyngelstater osv

at man måske brugte kræfterne på de virkelige problemer frem for dem

store politiske interesse der er for europarådet og for vores formandskab for europarådets ministerkomité vi overtog formandskabet i november sidste år

har været præget af det vigtige arbejde med vores fem prioriteter og håndteringen af aktuelle politiske

pace sammenholdt med landets tilbageholdelse af betaling til budgettet

det er en virkelig virkelig stor udfordring vi har med det danske formandskab været med til at skabe opmærksomhed omkring problematikken rundtom i europa så alle forstår alvoren og vigtigheden af den her udfordring for europarådet jeg har selv

i forbindelse med udenrigsministermøder i

alle europarådets medlemsstater skal leve op til deres medlemsforpligtelser det gælder også de økonomiske forpligtelser som formandskab har vi støttet europarådets generalsekretærs bestræbelser på at få rusland til at betale det de skylder samtidig

skal vi søge at undgå en situation hvor over

mister den beskyttelse som den europæiske menneskerettighedskonvention og den europæiske menneskerettighedsdomstol giver mod menneskerettighedskrænkelser begået af den russiske stat så ingen uenighed her

vi varetaget det vigtige arbejde med vores fem formandskabsprioriteter her har vi sat vigtige kernesager for danmark på europarådets dagsorden og vi har indtil videre

en række resultater som vi mener at vi kan være stolte af vi har sat fokus på uddannelse af unge til demokratiske samfundsborgere hvilket er et afgørende modsvar til bekæmpelse af radikalisering og ekstremisme vi har aktivt arbejdet for at imødegå fordomme om personer med handicap med et velbesøgt seminar i københavn i december vi har delt erfaringer om bekæmpelse af tortur i tidlige faser af politiets varetægt og under varetægtsfængsling med de øvrige medlemslande vi har arbejdet for at styrke og modernisere ligestillingsarbejdet

har vi vedtaget en ny ligestillingsstrategi for europarådet der lanceres ved en stor ligestillingskonference i københavn i næste måned samtidig har vi

privat og familieliv

forbindelse også gerne takke folketingets pace delegation for det gode og konstruktive samarbejde under formandskabet særlig i forbindelse med paces samlinger i strasbourg hvor vi ved seneste samling i januar havde glæden af som det også blev

folkepartis ordførers side et inspirerende indlæg fra hendes kongelige højhed kronprinsessen vedrørende blandt andet ligestilling og

lgbti personers rettigheder derudover har regeringens hovedprioritet

reform af det europæiske menneskerettighedssystem været et helt centralt centralt indsatsområde

det blev skudt i gang med en højniveaukonference i kokkedal i november måned sidste år om det europæiske menneskerettighedssystems fremtid der var gode og konstruktive drøftelser med repræsentanter fra andre lande og eksperter fra europarådet erfaringerne fra konferencen er blevet brugt konstruktivt i forberedelsen af det udspil til en

i strasbourg udspillet indeholder en række forslag det handler blandt andet om at sikre den rigtige balance mellem det internationale og nationale niveau i beskyttelsen af

er at få skabt nye værktøjer der giver landene bedre muligheder

er ude af kurs i næste uge vil københavn være scene for en stor international ministerkonference hvor justitsministeren

formandskabsprogram bærer titlen europa i en brydningstid stærke værdier og et fremtidssikret europaråd vi har gennem arbejdet med vores prioriteter fremmet stærke danske og europæiske værdier samtidig har vi ikke mindst med vores hovedprioritet fortsat det vigtige reformarbejde i europarådet og dermed været med til at fremtidssikre organisationen netop fremtidssikringen af europarådet er også omdrejningspunktet for det store udenrigsministermøde som vil finde sted i helsingør den syttende og attende maj her skal vi i lyset af organisationens nuværende udfordringer have en drøftelse af europarådets fremtid og jeg håber på deltagelse af mange af mine ministerkolleger alt i alt har danmark indtil videre leveret et professionelt velafviklet og bredt orienteret formandskab med gode resultater og

ikke vil være en reference til artikel ti

som kan svække den europæiske menneskerettighedsdomstols beskyttelse

om retten til privatliv ikke får konsekvenser for artikel ti sager

tidspunkt men bare lige for at understrege

jeg ved at det har været

det er det jo når man skal forhandle med så mange parter men det er bare en tak herfra og vi ser jo frem til at det så faktisk udmønter sig i noget positivt det tror jeg vil være til gavn for hele sammenhængen og da ikke mindst også

og og hvis man ikke har nogen som helst intentioner om

svække domstolens indflydelse i

altså det må vi jo så forstå på den måde at ministeren åbner op for at der kan ske en svækkelse af ytringsfriheden ikke om det er muhammedtegningerne der ikke længere skal kunne tegnes eller hvad det er siden man nu vil inddrage artikel ti i det her altså én ting er artikel otte om udvisning og

ministeren give en eneste begrundelse for at artikel ti skal inddrages

ønsker jeg ikke at gå yderligere ind i den diskussion det ville være

så får man ikke et svar så kommer ministeren bagefter hjem med et eller andet

garanti for at det er det vi vil gå efter det var dog det mindste

man kunne forvente af en minister det eneste vi ser her er en cirkusforestilling hvor dansk folkeparti roser ministeren uden at sige hvad

man roser ministeren for underforstået at det sandsynligvis er

nogle flere paragraffer

et klart svar vil i pille ved den er i i gang med at pille ved den er det jeres intention at pille ved den paragraf eller er det ikke vil i forsvare

andre eller vil i ikke det ville dog være ret interessant også for danskerne

til en vedtagelse åbent frem og den har

og målet er jo at komme ud af de forhandlinger på en god måde hvor vi

også den her hovedprioritet som som regeringen har og det er sådan set den enkle årsag til

det står mig ganske uklart hvad det er for nogle klare betingelser i arbejder

det drejer sig om og det var da så nemt det er i hvert fald nemt for

fordi vi ved hvor vi vil hen og det tror jeg egentlig også

håber at ministeren ved vil man holde nallerne

den paragraf eller vil man ikke der må da være en grænse for sådan nogle forhandlinger eller er det

af den polemisering polemisering

og forsøgene på at skabe nogle billeder

står for noget andet end det den står for jeg har jo sagt gentagne gange

beskyttelsen af ytringsfriheden hvorfor så spørge til om vi har en ambition om

derfor er det jo vigtigt om det ikke bare er en ambition

altså vil man vil man stå op

bliver spurgt ind til er hvor er grænsen

igennem de her forhandlinger til at give køb på noget så vigtigt

og reagere på dem og hvis vi ikke gør det

ender vi jo i en situation hvor vi faktisk underminerer systemet for vi ender i en situation hvor vi

vil blive præget af stigende skepsis i forhold til et system som vi

som regering ønsker at bevare

vi har taget den her sag op og har en sådan hovedprioritet og at vi forhåbentlig kommer igennem med et godt resultat

andre der siger at vi bliver nødt til at se i øjnene at vores befolkning ikke vil stå op for ytringsfriheden

fald godt kunne tænke mig vores udenrigsminister sagde klart og tydeligt var hvis der begynder at

vi fast selv om vi så ikke får det igennem

vi nået til det nordiske samarbejde den der lægger ud

et højt aktivitetsniveau men måske endnu mere at der er en række prioriteter i gang

samarbejde meget af det tror jeg flyver under radaren i dagligdagen men ikke desto mindre

meget konkret arbejde som også har betydning

redegørelsen fokuserer på at det nordiske samarbejde i og for sig

og fremmest handler om merværdi for de nordiske befolkninger jeg synes prioriteterne er glimrende jeg skal ikke gå i dybden med dem men

jo mere integrerede vi kan i regionen jo bedre er det for lønmodtagere arbejdspladser og i det hele taget for det europæiske samarbejde

hovedstaden hedder i sverige det danmark der er hovedstad i sverige

en god standing rundtomkring i verden

er et andet område vi satte under det danske formandskab i to tusind og seksten fokus på det

bad rent faktisk dengang statsministeren om at forholde sig til det også i fn regi

helt sikker på vi kan gøre en forskel når vi træder sammen og samarbejder som nordiske lande

synes man er kommet i mål med det hele men der er konkrete eksempler på hvad det er

til at komme med en sidebemærkning for ud over det der daglige arbejde

det der har kunnet løfte det nordiske samarbejde igennem det sidste årti eller halvandet årti har været når vi har fået kompetente personer til at lave redegørelser på udvalgte områder

til at løfte debatten könbergrapporten er et andet eksempel sidst har vi set poul nielson rapporten

i de nordiske lande omkring den

rent ud sagt ud under pres i mange forskellige sammenhænge

det nordiske samarbejde er og skal være præget af vores historie vores fælles historie vores sprogforståelse vores fælles

noget som vores prisuddeling

med til tror jeg i hvert fald en gang om året

er stadig væk mange ting som jeg ikke synes vi

på sundhedsområdet hvor vi ved at samarbejde kan gøre det bedre turisme er et sidste eksempel det er kun fem minutter vi har her så jeg vil slutte med

at jeg synes den nordiske debat er blevet meget mere sammenhængende igennem

er fint at være på sessioner og se hvordan den politiske debat også med afsæt i forskellige politiske opfattelser

rent faktisk spiller en rolle vi ser et

nogle rigtig spændende ting her vi har også nogle dystre ting foran os vi har et sprog og oversættelsesproblem som på en eller anden måde skal finde sin løsning det er nok meget dyrt hvis

finland skal opfyldes men vi er nødt til på

færøsk problem inden for rigsfællesskabet som vi også skal kigge på

dagsordenen i en år pludselig forsvinder

turisme er vel et godt eksempel jeg synes faktisk

danske formandskab kom rigtig langt og der foregår stadig væk gode ting omkring turisme men det har ikke det samme drive

ikke er politisk opmærksomhed på det så der er altså nogle områder hvor vi som nordiske politikere kan gøre det bedre til gavn for det nordiske samarbejde tiden er gået så jeg skal slutte med

rose den danske delegation jeg synes der er stor energi i delegationen at

arbejdet i nordisk ministerråd det nordiske samarbejde er et godt samarbejde og et samarbejde som jeg personligt og vi i dansk folkeparti vægter

år er partigruppen nordisk frihed som dansk folkeparti var med til at stifte også vokset i august indtrådte sverigesdemokraterne også i gruppen ud over vores kollegaer de sande finner og dermed står nordisk frihed styrket med vores fælles synspunkter og standpunkter jeg finder det interessant at læse hvordan regeringen ønsker et smidigt og effektivt nordisk samarbejde som er fokuseret på områder der giver nordisk merværdi regeringen nævner især eu og at eus fælles lovgivning er den primære grund til integrationen i de nordiske lande den holdning deler vi ikke helt i dansk folkeparti og heller ikke i nordisk frihed vi mener at de nordiske lande med

langt over tusind ikkevestlige indvandrere og flygtninge over øresund mod danmark

de først har fået sammenført hele deres familie i sverige det er klart at det er vigtigt med erfaringsudveksling og udvikling af ny viden på integrationsområdet umiddelbart ser det dog ikke ud som om vi i danmark har taget svenskernes erfaringer til os da vi i danmark stadig taler om at vi skal integrere hurtigere og sørge for en fastere og bedre tilknytning til arbejdsmarkedet for flygtninge og indvandrere i dansk folkeparti og nordisk frihed er vi lodret uenige i at indvandrere og flygtninge skal sikres hurtig og fast tilknytning til arbejdsmarkedet i norden vi kan ikke bare blive ved med at tage imod de mange som søger mod eventyret i norden og det gode liv som de alle håber på og har læst om på de sociale

før vi nyder og ærer demokrati og ytringsfrihed går op for dem er mange ikke villige til at indordne sig under den nordiske demokratiske velfærdsmodel på en år er udgifterne på flygtninge og indvandrerområdet gået fra skønnede tre og tredive milliard

område det er godt at høre at vi i to tusind og atten prioriterer arbejdet med branding af norden for godt nok kender de fleste i dag norden og måske især danmark som turistland

stærkere branding på nordisk plan og også alverdens befolkninger et meget bredt kendskab til alt det vi står for i norden med vor gode velfærdssystem velfærdssystem gode teknologiske udvikling

og at det ikke kun er nordmænd svenskere finner og islændinge der kommer til danmark for at studere

at danske studerende interesserer sig for norden og finder det lige så spændende at studere der i nordisk råd ser vi også på grønland som en vigtig samarbejdspartner

her følger hele norden med i udviklingen som af nogle grønlændere ønskes i retning af selvstændighed men som ingen af de andre nordiske lande ser som en realistisk mulighed da grønland aldrig ville kunne klare sig

ét yderligere område nemlig sundhedsområdet hvor det er strengt nødvendigt at vores store forbrug af penicillin nedtrappes antibiotikaresistens bliver et større og større problem som det kan blive rigtig rigtig svært at styre hvis ikke vi virkelig tager hånd om det nu det er halvfjerds år siden at alexander fleming opdagede penicillinen men de seneste tredive år er der ikke udviklet nye typer af antibiotika til mennesker som et af verdens førende lande inden for medicin og sundhedsforskning bør danmark og norden som helhed være blandt dem der går forrest

med det her vil jeg sige tak til ministeren for redegørelsen

i samarbejdsministerens udmærkede redegørelse om samarbejdet

nordisk ministerråd tak for den og tak for understregningen af vigtigheden af at fjerne grænsehindringer og pege på spor af norden traces of the north tak for ordene om samarbejde når det gælder kultur sundhed miljø klima energi uddannelse forskning digitalisering beskæftigelse og fælles indsatser uden for norden

jeg har hæftet mig ved de dunkle ord om og jeg citerer problematisering af fremtidens nordiske medievirkelighed citat slut det må være noget de har skrevet i kulturministeriet og jeg tror at det er latin for geoblokering altså for det fænomen

kan se tv serier på tværs af de nordiske grænser

nordiske teenagere der blev forhindret i at se serien skam fordi der var strid om ophavsrettighederne når det gjaldt musikken i serien

tak for ordene om grænsehindringer jeg har brugt hele dagen på grænsehindringer og det er

mange tåbeligheder der fortsat verserer og som opstår på visse måder går det baglæns

jeg synes især at når det gælder øresundssamarbejdet

og det skal vi jo ganske simpelt have rettet op på jeg tænker også på dette med at bo i det ene land og arbejde i det andet det er ikke godt for

når der er problemer både for dem der bor i danmark og arbejder i sverige og dem der bor i sverige og arbejder i danmark det skal vi have løst på sundhedsområdet har vi fået könbergrapporten som er en god opskrift ligesom stoltenbergrapporten er når det gælder

vender tilbage til jeg vil blot til könbergrapporten tilføje et punkt nemlig kliniske forsøg for de nordiske lande er jo blevet nogle af de stærkeste i verden når det gælder medicinfremstilling og det ville styrke de nordiske medicinalvirksomheder hvis en adgang til ét land var en adgang til alle lande det er også noget man arbejder med i eu men min filosofi er

vente på at eu kommer

en løsning de nordiske lande skal bare gå

kan vi med stor sandsynlighed regne med at den også bliver europæisk eller at man i hvert fald vil tage hensyn til den for som professor liselotte højgaard på rigshospitalet siger ud fra sine erfaringer med eus forskningssamarbejde når de nordiske lande samarbejder

altid deres vilje jeg har spurgt hendes forforgænger klaus bock om det også gjaldt i hans tid som ledende dansk forsker i bruxelles ja siger han det gjaldt også i hans tid hvad er der så at vente på vi bør på en række ministerområder samarbejde mere end vi gør men tak for denne redegørelse den siger alt det rigtige den skal bare følges op

af både bæredygtige samfund demokrati og menneskerettigheder

råd som jeg altid glad og begejstret både tager til

også udvikle verdens mest bæredygtige region med vedvarende energi cirkulær økonomi hundrede procent økologisk jordbrug bæredygtigt fiskeri og

gennemføre fns sytten verdensmål

virke inspirerende på andre nordisk råd er også der hvor vi kan sikre fælles udviklingsprojekter i den tredje verden så vi kan støtte en mere lige verden uden sult sygdom kriser og krige vi har noget at øse af vi har erfaringer vi har haft holdninger til

nordisk råd er stedet hvor vi kan videreudvikle det velfærdssamfund som de sidste år har været under pres af markedskræfterne eller det som vi i gamle dage kaldte kapitalismen og som er

få de nordiske velfærdssamfund til

smuldre på væsentlige områder

sundhed godt arbejdsmiljø ældreomsorg og social sikkerhed

grænserne og inspirere hinanden lave fælles aftaler så mennesker kan flytte sig over grænser og have samme rettigheder det er der vi kan spille en vigtig rolle

jeg tror vi kan komme meget meget længere hvis vi gør os umage og ikke kun tænker på at militære løsninger er

om nordefco det er også der hvor vi kan sikre en atomvåbenfri østersø hvis vi vil

vej mod et arktis der er bæredygtigt på naturens og den lokale befolknings vegne og uden militarisering det er også i nordisk råd vi kan have gavn af hinandens kultur sprog film tv og litteratur og hvor vi kan presse medicinalindustrien via fælles indkøb af medicin

mod mikrobiel resistens i fødevareindustrien og på sygehusene og

og uddanne os i hinandens lande

modvirke de negative konsekvenser af eus politik som vi blandt andet hørte venstres ordfører give et lille hib modsat hvad der står i r otte altså i redegørelsen

der bringer tingene fremad det er jo ikke helt rigtigt

mere gavn af hinanden i det nordiske samarbejde fordi den måde vi har fundet ud af det på er ubureaukratisk og til tider effektiv men i hvert fald

jeg har et par spørgsmål til sidst

oprette en stående nordisk fredsskabende og fredsbevarende styrke til rådighed for fn til indsats i krigsområder ligesom det gamle shirbrig kunne det være et projekt vi kunne

op i nordisk råd og kunne det være noget som kunne bringe os videre frem

andet spørgsmål

kan vi i de nordiske lande genskabe en fælles tilgang til vores sprog og kultur for eksempel ved at det blev standard

finske svenske og islandske folkeskoler jeg husker

og en lille bitte smule islandsk det var med til

et potentiale for oplevelser med mennesker man er tæt på vores naboer det kunne også være et sted hvor vi kunne gøre et ordentligt fremstød for at det nordiske blev en naturlig ting og ikke noget man skulle tilegne sig jeg har mødt alt for mange unge mennesker der siger

om man vil forstå det og har en lille smule hjælp fra sin skolelærer eller fra

det er et rigtig godt samarbejde og vi vil på det varmeste anbefale at vi udvikler det meget længere end vi har forestillet i oplægget her da der er et potentiale til virkelig store internationale fremskridt for vores lande

alt det rigtige men den skal bare følges op ja

ikke siges kortere at vi i danmark har et tæt

går rigtig mange år tilbage vi i norden deler på mange måder en fælles kultur og historie det ved vi alle at understøtte og styrke denne stærke nordiske identitet betyder derfor selvfølgelig noget for den sammenhængskraft som vi som folk føler med hinanden i norden men en fælles nordisk identitet og et tæt samarbejde giver også norden en væsentlig større indflydelse internationalt end landene ellers ville have

præsident obama udtrykte som bekendt i to tusind og seksten at de nordiske lande konsekvent

denne evne har vi blandt andet takket være det fælles samarbejde i nordisk ministerråd hvor de nordiske lande samarbejder på en lang række områder det finder vi i liberal alliance glædeligt også i en tid hvor

tror vi regeringen har set rigtigt når den nu også forsøger at udnytte den positive branding af norden i forhold til eksport ved at involvere ambassaderne og deres handelsafdelinger rundtomkring på kloden

som bekendt i en tid hvor man ikke bare efterspørger de materielle det vil sige gode funktionelle og prisbillige produkter men så sandelig også den fortælling der knytter sig til produkterne og her er den nordiske fortælling om frihed ligestilling demokrati og velfærd helt sikkert et gode som utvivlsomt kan give merværdi for vores virksomheder og derfor også for vores borgere vi er positive over for at regeringen har besluttet at man i to tusind og

særlig fokus på arbejdet med mobilitet så ministerrådet fremover arbejder målrettet med at knytte norden endnu tættere sammen vi har set det på energiområdet eller eller rettere sagt på elforsyningsområdet hvor integrationen jo nærmest er et hundrede procent hvorved produktion og afsætning kan optimeres på samme måde kan

frivillighedens vej kører lidt stærkere og uden det store bureaukrati

er at det skal gøre danmark stærkere jeg synes faktisk at det ville være mere ambitiøst om formålet var at gøre verden bedre norden bedre og dermed også danmark bedre når danmark samarbejder internationalt

det helt grundlæggende for os i alternativet

de steder hvor der særlig er potentiale

to områder som eksempelvis klima

kultur ved at stå sammen om de her to områder tror vi på at norden kan være med til at skabe en bedre verden et godt eksempel på det

og tredive som er nordisk råds program for samarbejde omkring de fælles udfordringer vedrørende opnåelsen af

formålet med strategien

er jo at realisere verdensmålene i norden gennem analyser vidensdeling metodeudvikling og engagering af civilsamfundsorganisationer privatsektor

at vi snart ser et fokus på forbrug og produktion

jeg synes en regering virkelig skal tage alvorligt

så når norden ikke at leve op til de sytten verdensmål et andet område som jeg synes man

når det kommer til til vores kulturelle udveksling og vores kulturelle samarbejde det er både i forhold til kunsten litteraturen billedkunsten filmen medierne

og dér hvor vi udvikler os som samfund og som mennesker det er også noget

en sidste ting som som jeg

folkemøder i hele norden og jeg ved

rigtig stort og stærkt samarbejde i gang nu mellem folkemøderne både fra de nordiske landes og de baltiske landes

jeg tror på at ved at styrke de her samarbejder mellem folkemøderne mellem vores demokratifestivaler

kan vi også eksportere den idé omkring hvordan

vi mødes og snakker på tværs

opfordring til måske at se mere på klima mere på kultur

i arbejdet i det kommende år i nordisk ministerråd og

redegørelsen til næste år hvor jeg håber

er forhindret i at være til stede under den sidste del af forhandlingen i dag vi er jo fra radikales side

store tilhængere af det nordiske samarbejde vi synes

var inde på at der er kommet meget god

andre ordførere har været inde på hvor vi har nogle helt unikke kompetencer og i øvrigt en integration af vores elsystemer

hele resten af verden godt kunne lære af det bringer mig egentlig til min vil jeg sige hovedvision for det nordiske samarbejde eller rettere sagt det område hvor jeg synes vi kunne gøre meget mere sammen og som netop både smelter det nordiske samarbejde generelt og det nordiske sikkerheds og forsvarssamarbejde sammen den nordiske samfundsmodel er efterhånden kendt i hele verden den verden der jo vokser med eksplosiv fart i øjeblikket og hvor rigtig mange vækstøkonomier kigger efter

skattesystemer eller hvad vi nu kan nævne som unikke konstruktioner i de nordiske velfærdsmodeller jeg er overbevist om at være et enormt potentiale udenrigspolitisk ved at de nordiske lande i højere grad gik sammen

promovere den nordiske samfundsmodel

på forsvarsdelen tænker jeg ikke mindst på de humanitære og stabiliserende indsatser som alle nordiske lande

er for dårlige til det er resten af nato i øvrigt også altså de forebyggende indsatser der kommer før en militær intervention og efter en militær intervention og som er forudsætningen for

kan undgå slet ikke at skulle af sted med vores militær

andre gange kan sikre at vi ikke skal af sted igen der

et stærkere samarbejde og dermed sammen gøre sig mere gældende både i nato samarbejdet men også i det europæiske samarbejde selv om ikke alle nordiske stater er med i både nato og eu

jeg så gerne norden blive større i verden og norden blive større i vores sikkerhedspolitik inden for

af sikkerhedspolitikken der er masser af muligheder for

verdens gang i øjeblikket vi er trods alt små økonomier og lande

også for et aktivt og frugtbart samarbejde

jeg værdsætter den løbende dialog som vi har

vedblive med at udvikle samarbejdet både i regi af nordisk råd og i regi af nordisk ministerråd lad mig indlede her med nogle generelle bemærkninger om det nordiske samarbejde og lad der ikke være nogen tvivl

vores nordiske tilhørsforhold og jo også generelt det nordiske samarbejde er

vores fælles værdigrundlag

det hele taget det frugtbare samarbejde vi har

det er også vigtigt i den udfordrende og turbulente verden som vi lever i så synes jeg også det er værd at bemærke at omkring

rent faktisk går til de øvrige nordiske lande lad mig fremhæve særlig to styrker i det nordiske samarbejde for det første står vi altså langt stærkere i internationale sammenhænge når vi står sammen i norden vi er ofte med til at sætte et eksempel for andre at bygge videre på og den nordiske platform er i den sammenhæng også værdifuld

socialdemokraternes ordfører var også inde på hvordan vi agerer samlet og stærkt i relation til vores arbejde

minister for ligestilling havde jeg fornøjelsen af inden

deltage i fns kvindekommission hvor vi helt konkret dyrker i den grad stærkt nordisk samarbejde i den sammenhæng er det vigtigt at vi bruger den forpligtelse det er at fremstå som de

som nogle måske lidt kritisk og lidt humoristisk kan kalde det bare at sidde og have vores egne interne skønhedskonkurrencer om hvilke nordiske lande der gør det bedst men at vi netop i regi af fn er med til og bevidste om at sætte et eksempel

endnu bedre på de mange sektorpolitiske områder

at benchmarke os op ad hinanden og lade os inspirere af gode løsninger

her har enhedslisten specifikt stillet spørgsmål til hvordan det eksempelvis går på

områder og i den sammenhæng også vigtigt

tale med de relevante fagministre om hvordan det mere detaljerede arbejde kører men vi skal alle og ikke kun ministeren for det nordiske samarbejde og

i det nordiske samarbejde og udvikle det

det bliver mere dynamisk

gode fremskridt med reformerne og vi skal arbejde videre som min gode partifælle herre bertel haarder sagde det i sin ordførertale man skal aldrig

i den sammenhæng kan man jo blive inspireret af hvordan vi netop også en gang imellem tillader

vente på det samlede nordisk ministerråd eller det samlede nordisk råd men netop bruge de demokratiske kræfter vi har til også at være enkeltlande der går sammen og i det hele taget udfordre vores konsensustilgang til det nordiske samarbejde en gang imellem for når vi gør det er der muligheder muligheder for netop at gøre fremskridt også på reformdagsordenen lad mig nævne digitaliseringsområdet som et nyt vigtigt prioriteringsområde så må jeg sige at selv om jeg

de mange ordførere taler om det nordiske samarbejde som noget positivt så ser jeg indimellem også med bekymring

vil værdsætte det nordiske samarbejde

derfor har jeg taget initiativ til at vi arbejder mere bevidst med en styrket vi kan kalde det intern kommunikationsindsats i norden

arbejder med den her indsats i forhold til hvad samarbejdet betyder for vores befolkninger

så heldig at en af de landsdækkende aviser tog imod og valgte at trykke en artikel jeg havde forfattet om lige præcis betydningen af det nordiske samarbejde og også bekymringen for hvorvidt kommende generationer vil værdsætte det på samme måde der er det

at fremhæve civilsamfundets rolle som et særlig vigtigt aspekt

fokus i det fremadrettede arbejde som det

vil regeringen i arbejdet med at udvikle integrationen i vores nordiske region have særligt fokus på netop mobiliteten for virksomheder og for borgere i norden det økonomiske potentiale i

skal udnyttes maksimalt det gælder også i den internationale indsats hvor regeringen

være engageret i arbejdet med profilering af norden

bemærkning hvis det lige kan nås det kan jeg se ganske kort

forskellige ordførere der også har fremhævet bekymringen

støtte til det arbejde som også den danske delegation foretager for

geoblokeringen altså adgangen til at se hinandens tv stationer

den interne branding i form af de mange priser der bliver uddelt i nordisk råds regi og så naturligvis det vigtige arbejde som folkeskolerne gør

netop at sikre at nabosprog er en del af grundskolemodellen det er vigtigt at det bliver håndteret og taget alvorligt og at man benytter de mange læringsplatforme

alt andet lige bruges en del midler på at udvikle her tænker jeg specifikt på det glimrende arbejde som foreningen norden har lavet om blandt andet

vedlagt en oversigt over hvilke grænsehindringer der var identificeret og hvor mange der var løst i perioden den eksisterer ikke længere hvor er den henne og hvorfor skal vi

så vi kan diskutere og kigge i den og

råd om arbejdet men vi hører ikke så ofte om ministrenes

otte procent på samarbejdets

jo skabe revolution men det har blandt andet betydet at nordisk institut for asienstudier

trues af lukning hvorfor det hvorfor har regeringen ikke sørget for at redde det et meget meget vigtigt institut som kigger på asiatiske lande

har været med til at formidle en kontakt som erhvervslivet i danmark bruger det må da være noget der taler til et liberalt

i det forstærkede mandat til grænsehindringsrådets arbejde bliver der udarbejdet

som er genstand for grundig diskussion blandt andet når ministeren mødes

med delegationen og løbende tager sagerne op

den har ikke været en del af redegørelsen eftersom redegørelsen også har den begrænsning at

tolv sider så vidt jeg husker det så der er altså noget pladsmangel i forhold til det

årsrapporten er altså dér hvor man kan finde det ganske kort til det andet spørgsmål om omfordelingen af midlerne til

de nordiske samarbejdsorganer og herunder jo altså nias

således at vi er blevet enige om og det er

en udfasning af finansieringen til stort set alle de

såkaldte samarbejdsorganer det vil sige herunder også nias

og det er de fire der nu er besluttet

er behov for at sige at midlerne til samarbejdsorganerne bliver en del af nordforsk midlerne

vi får konkurrenceudsat midlerne

oplever som som tilfældet er nu at nordiske forskningsmidler sådan set bliver brugt til en permanent basisfinansiering så det her handler altså ikke om en utilfredshed med de fire institutters arbejde men sådan set blot at

så vil jeg sige

de der fem institutioner som er blevet beskåret samisk er reddet

fra stockholm nips fra oslo og vulkanologi i reykjavik blev også udsat for en smule beskæring hvorimod det rent nordiske danske nias virkelig er ude over kanten og hænge norge sverige og island har besluttet at redde dem nationalt

det bliver brugt af de nordiske lande det gavner de nordiske lande og vi er nødt til enten at redde det selv eller også

opfordre til at man eventuelt kan tage det

blot igen en kommentar til hvordan de respektive

institutter til det

det er klart at det må man så tage en diskussion med den respektive fagminister om men når man kigger på nordisk ministerråds

har det altså bare set sådan ud at en betydelig del af finansieringsmodellen faktisk indebar at midlerne primært blev brugt til en permanent basisfinansiering og det er altså

blev brugt til en basisfinansiering det er derfor midlerne bliver allokeret til

så kan man nationalt have en diskussion om hvordan man vælger at bruge forskningsmidler til forskellige institutioner men det er

det næste emneområde og det er forhandling om det nordiske forsvarssamarbejde den første

i øvrigt ganske udmærkede samråd vi havde med ministeren for ikke så forfærdelig mange uger siden

positiv udvikling jeg synes der er flere og flere tegn på

lidt stedmoderlig behandling

først og fremmest har ændret sig er jo den situation der er i østersøen

afspejles jo også i det forsvarsforlig som vi for forfærdelig mange måneder siden

sikre at vi kan beskytte vores landes befolkninger i forhold til den meget mere komplekse situation der er og også i forhold til den aggressivitet som vi har set fra ruslands side

indtil nu har det vel været sådan i det nordiske forsvarssamarbejde at det meget har handlet om at danmark

sted kompliceret dialogen og mulighederne for at samarbejde der har vel nærmest i hvert fald i perioder ikke været særlig meget lyst til at

vi ser tegn på at det nu

det at der er nogle der er med i alliancer og andre der ikke er det som adskiller os og gør at vi ikke kan samarbejde der

at når det gælder beredskabssamarbejdet så bliver det mere og mere vigtigt

i forhold til vind og vejr men måske også i forhold til terrortruslen

samarbejdet på beredskabsormrådet

fornuftigt vi ser også

samarbejdet eksempelvis på baggrund af anmodning fra fn jeg tænker på transportfly til mali hvor både danmark norge og sverige

går sammen og samarbejder og løfter nogle opgaver

lande går sammen kan man løfte en opgave som er vigtig for fn så små stater som går sammen på den måde

også forsøgt at samarbejde om

række lande som jo faktisk selv producerer militærudstyr

vi bliver udfordret jeg forstår at rusland

her fra den sjette april vil holde en øvelse

nordiske samarbejde til sidst

tilslutning til noget jeg er sikker på at min gode kollega herre bertel haarder vil rejse æres den der æres bør

der er sket så meget siden stoltenbergrapporten og derfor tror jeg at en form for status men måske

for de nordiske lande vil være ganske udmærket at få

anden måde

ingen tvivl om at det er sammen vores alliancepartnere i fn

mere militærrettede område har

nordiske forsvarssamarbejde som primært finder sted inden for rammerne af nordefco er et arbejde jeg værdsætter

grundet min tilknytning til de nordiske lande og ikke mindst mit arbejde i forsvarsudvalget der er igennem de sidste

par år opnået et bedre og bedre samarbejde landene imellem både

beredskabsområdet noget jeg blandt andet selv oplevede da jeg sidste år var deltager i det årlige

defence forum som blev afholdt i bergen og hvor forsvarspolitikere fra de skandinaviske og baltiske lande deltog

ved at samarbejde bedre

og da ikke alle de nordiske lande er med i nato samarbejdet er det godt at vores samarbejde gennem nordefco også styrkes delvis gennem implementeringen af easy access aftalen der blev underskrevet i seksten og som underbygger mulighederne for lettere militær adgang til hinandens sø luft og landterritorier ved at forenkle de administrative procedurer det giver mulighed for endnu tættere og operativt mere effektivt militært samarbejde i fredstid beslutningen mellem de nordiske forsvarsministre om en fælles radardatadeling kaldet norecas er også af væsentlig betydning da aftalen sigter på en meget bedre deling af data mellem de nordiske lande

også igennem nordefco enedes om at udvikle den eksisterende norske øvelse arctic challenge exercise til en intensiv flyøvelse for det nordiske område som er gennemført med succes i nordefco regi med andre ord er der sket rigtig meget positivt på det nordiske forsvarsområde i det forgangne år og det glæder vi os over men vi skal ikke glemme at følge med i

afholder store militære øvelser

meget aktive i arktis og også træner deres soldater på nordpolen rusland har desuden syv stærke radarstationer fra norges grænse til beringstrædet og i det sydlige østersøen er de også i gang med store militære og maritime øvelser for ikke at tale om de mange overflyvninger der hvert år foretages i området omkring

grad brug for at vise over for rusland at norden har et stærkt og effektivt forsvarssamarbejde både igennem nordefco og nato på det kapacitetsopbyggende område glædes vi med regeringen over de nordiske landes samarbejde med træning

er et godt eksempel på at vi i norden bliver bedre til at stå sammen om opgaverne det ser vi også med de nye aftaler der er indgået om fællesnordisk indkøb af blandt andet nye kampuniformer ambitionen om at et nyt politisk rammedokument for nordefco samarbejdet kan fremlægges på ministermødet i efteråret to tusind og atten er derfor særdeles god

med til at styrke robustheden i norden specielt med henblik på den politiske situation terror migration ekstremt vejr hybride trusler og cyberterrorisme de fælles indsatser styrker beredskabet i de nordiske lande og er med til at adressere risici der er særegne for de nordiske lande men også ved internationale katastrofer samarbejder de nordiske lande tæt blandt andet ved at understøtte fn i regi af ihp international

man har haft i mere end halvtreds år

udviklingen af det frivillige hjemmeværn i danmark norge og sverige i dette fælles samarbejde arbejder man blandt andet i rammen af skandia om at udvikle bedre specialkurser og fælles optimering og træning på uddannelsesområdet for hjemmeværnet i de tre

i estland letland og litauen hvor man her har en tæt dialog om

i den store verden er vi små og alt andet lige

det gælder både i norden og

baltiske lande med disse ord vil jeg gerne afslutte min tale og endnu en gang takke ministeren for årets redegørelse

splittede tre lande er med i nato tre lande er med i eu kun danmark er med begge steder men det er danmark jo alligevel ikke for

i eu samarbejdet i modsætning til sverige og finland som med glæde deltager i det så set fra en overfladisk betragtning er vi splittede og vi har også følt os splittede i mange årtier og det har medvirket til at vi ser os som små stater

nu er der jo ikke noget rationelt som kan begrunde at ikke alle de nordiske lande er med i nato når hele baltikum og alle østersølande undtagen rusland er med så er det temmelig ubegribeligt at sverige og finland ikke er det men det skal vi danskere jo ikke pege fingre af for

mere ubegribeligt end at danskerne ikke er med i eus forsvarssamarbejde

vi må leve med det som for en overfladisk betragtning ser ud som splittelse men vi skal bare være bevidste om at

tredive år er der ikke noget der har stillet sig i vejen for samarbejde

ikke noget som kan begrunde at vi skulle være så små vi er små i egen opfattelse men sandheden er jo at de nordiske lande tilsammen absolut ikke er små det samlede bruttonationalprodukt er større end ruslands vi har verdens største handelsflåde tilsammen og i øvrigt også forbløffende stærke flystyrker når man lægger dem sammen de er på niveau med de største eu landes

vi dækker et utrolig vigtigt område

og østersøen som er fyldt med risikomomenter men det er altså

et forsvarsmæssigt tomrum som kan friste

jeg synes det var rigtigt hvad det konservative britiske tidsskrift the economist skrev for par år siden efter at have vurderet alle de risici der er i det nordiske område i arktis bladet konkluderede at takket være de pragmatiske

ville det nok ikke gå helt galt i det område af verden det er i virkeligheden en kæmpe kompliment og den rolle skal vi blive ved med at spille

i fællesskab i et samarbejde fordi vi jo ikke truer nogen det er ikke troværdigt at påstå at vi truer rusland for eksempel

derfor vil jeg godt

noget som stiller sig i vejen for et tættere nordisk forsvarssamarbejde spørg i pentagon det gjorde jeg i efteråret da den danske fn delegation var på besøg jeg må ikke referere hvad der blev sagt men konklusionen var lysende klar det kan kun styrke både norden og nato at vi samarbejder mere om forsvar det der mangler for sverige og finland er selvfølgelig den garanti der ligger i nato pagtens artikel fem men det er jo deres problem det er ikke noget argument imod forsvarssamarbejde det får dem i øvrigt til at strenge sig ekstra an hvilket på flere måder

derfor er jeg så glad for at danmark langt om længe er holdt op med at slæbe på foden når det gælder forsvarssamarbejdet det har vi gjort men det gør vi ikke mere vi har alt at vinde og intet at tabe ved det og de andre nato landes holdning er

jo bedre fordi vi ikke truer nogen så lad os lægge småstatsmentaliteten til side lad os indtage en mere ledende rolle både i eu og i det område som vi dækker vi er ikke så små som vi selv tror præsident obama havde ret

vægt og det skyldes jo også den enorme respekt der er for de nordiske samfund som ikke truer nogen men som tværtimod

en tæt koordinering af det nordiske forsvarssamarbejde men

besynderligt at

gerne at alle ikke var medlem af nato og var alliancefri da jeg tror det er bedre

kan se os selv i stedet for at være medlem af en imperial og aggressiv ikke engang forsvarsunion men militær union og jeg synes det evindelige pres på finland og sverige er både utidigt og ikke særlig fornuftigt

nogle af landene er uden for nato og derfor har en alliancefri part

i det nordiske samarbejde tænk hvis vi kom dertil

det positive er især at have fokus på samarbejdet om fredsbevarende fn missioner og kapacitetsopbygning på det område territorialforsvar i det arktiske område og i de nordatlantiske områder og beredskabet beredskabet skal vi udbygge der er sådan set rigtig mange gode klimamæssige og også politiske grunde til at vi har et fælles beredskab det kan blive meget meget bedre

når arktis bliver mere befærdet når grønland og færøerne bliver mere befærdet så er der virkelig brug for

de fællesnordiske initiativer for nedrustning især i østersøområdet og vi synes at målet

især også vores bælter men et atomvåbenfrit norden bør revitaliseres på vej mod et

vej vi vil med de ting vi snakker kun om den trussel vi prøver at se om vi kan få øje på

hvorfor ikke have nogle visioner som rækker en lille smule længere

det vi arbejder for i stedet for at sige at vi arbejder for at have et stærkt militær så vi kan true de

dog ret visionsløst vi ønsker også at danmark skal gå mere ind i at opbygge kapacitet i konfliktløsning og fredsforskning

et styrket samarbejde med vores naboer er meget længere fremme end vi er alle

vi har kun en midlertidig bevilling til københavns universitet som er udløbet nu og en midlertidig bevilling

konfliktløsningsinstituttet ved københavns universitet og vi skal have genopbygget det så er

også kunne have nogle visioner for eksempel ville bedre kontrol med våbenhandel og på længere sigt et stop for våbenproduktion i norden være meget visionært og meget fornuftigt hvorfor i alverden skal vi bidrage til at våben bliver sendt ud i verden nu kender jeg ikke tallene for sverige jeg ved

storproducent men jeg kender tallene for tyskland hvert fjortende minut dør der et menneske dræbt

atomvåbenfri zoner og

også inddrager arktis

spørgsmål og et forslag til ministeren som er til stede nu og han er så

alternativ landing base aftale

mulighed for at lande bevæbnede fly i hinandens lande

fly med atomvåben

på dansk område ligesom vi heller ikke vil have skibe med atomvåben

eller i vores havne

det ikke nok at man bare bliver inviteret til at komme hvis det er sådan at

nogle lande har lyst til at have besøg af de andre landes militær det var et spørgsmål det andet er

der mere ensidige krigsmæssige

sige at vi opbygger en stående nordisk fredsskabende og fredsbevarende styrke til rådighed for fn i indsatser i krigsområder ligesom det gamle shirbrig så kunne vi inden for fire og tyve eller otte og fyrre timer være til stede et sted hvor der var konflikt være de første til at etablere strukturerne som vi er rigtig gode til være de første til måske

bliver en krig og måske være med til at skabe

og så gjorde vi også det at vi kunne vise et eksempel på hvordan man kan forebygge i stedet for

jeg oplever i virkeligheden en ret stor grad af konsensus

dette samarbejde som redegørelsen er udtryk for dette samarbejde er jo lige netop

arbejder tæt sammen og koordinerer deres indsats det gælder blandt andet i forhold til den nylige aftale om

og som de nordiske lande nu har indgået med hinanden i virkeligheden også noget

sammen og den fælles udvikling i indsatskapaciteter i situationer med ekstremt vejr terror hybride trusler og cyberterrorisme det er alt sammen for i fællesskab at kunne assistere hinanden i

forskellige konfliktsituationer og for at sikre nogle trygge og velfungerende samfund det synes vi i liberal alliance både er meningsfuldt og fornuftigt det må da kunne rubriceres under nordisk merværdi især fordi det gøres lavpraktisk og det gøres ubureaukratisk og kun når det giver mening det er et godt udgangspunkt og med disse ord tager vi redegørelsen

nu skal der jo her i løbet af to tusind og atten forhandles ny vision for forsvarsområdet mere specifikt for nordefco og der har vi i alternativet et helt særligt ønske og det er konfliktløsning det fremgår af nordefcos hjemmeside at man anvender en langsigtet og bred tilgang til sikkerhed og for mig at se

også helt nødvendigvis indeholde konfliktløsning som fokusområde

det ikke noget der fylder noget ikke på hjemmesiden i hvert fald

en konference om konfliktløsning

og jeg var der sammen med kollegaer fra sf de radikale enhedslisten og socialdemokratiet

ordførerne fra regeringspartierne der ikke for

og det er at hvis man arbejder med konfliktløsning hvis man arbejder med konfliktforebyggelse

i de visioner der kommer medtager meget stærkt fokus på forskning inden for konfliktløsning men også

arbejdet med konfliktløsning hvis vi gør det sammen i norden

vi virkelig få en afgørende rolle internationalt

som vi kan særligt i norden eller som vi burde kunne særligt i norden både når det handler

konfliktløsning men også arbejdet med konfliktløsning og konfliktforebyggelse internationalt for her tror jeg virkelig at vi kan spille en helt særlig rolle ikke for at gøre os selv stærkere eller for at tænke snævert på sikkerheden i norden men for at tænke på

for indlæggene under debatten for mig at se har de bekræftet den politiske interesse for det nordiske samarbejde på forsvars og beredskabsområdet forsvars og beredskabsområdet er fundamentet for vores bestræbelser

at sikre et trygt og robust samfund det nordiske samarbejde på disse områder vil også fremadrettet bidrage til en styrkelse af vores modstandskraft til gavn for de nordiske samfund og borgere af redegørelsen

det nordiske forsvars og beredskabssamarbejde kan man se at der er et betydeligt nordisk samarbejde på forsvars og beredskabsområdet det er vigtige områder hvor der i de senere år er sket en markant udvikling men der er også områder

fortsat kan udvikles i de nordiske lande har vi som bekendt

vores forskellige tilhørsforhold til nato og eu men de fælles udfordringer som vi alle står over for i den nordiske region gør

vil jeg afslutte mit indlæg

militær fra andre lande med atombevæbning

været voksen og der har været voldsom debat om når vi har snakket grønland når vi har snakket om storebælt lillebælt

er spørgsmålet som jeg stillede om

skulle prøve at prioritere nogle af de nordiske kræfter til en stående nordisk fredsskabende og fredsbevarende styrke og til rådighed for fn til indsats i krigsområder på lige fod med det nordiske shirbrig som vi havde for en række år siden

har man jo under det danske formandskab i seksten i nordefco indgået en aftale som har til formål at skabe lettere militær adgang til hinandens luft og landterritorier i fredstid

arbejdes nu på at udvikle en nordisk easy access implementeringsplan og det arbejde er i god gænge og i sidste ende skal de enkelte nordiske lande udarbejde deres egne easy access erklæringer om hvordan man tillader adgang til eget territorium

ingen af de nordiske lande som råder over atomvåben så derfor er det jo en hypotetisk ting at den aftale skulle indebære at

fly har atomvåben

ombord for så vidt angår spørgsmålet om en stående styrke

brigade det var en multinational standbybrigade

til indsats i fn operationer og den deltog i perioden i flere fn missioner i afrika og den havde deltagelse af flere lande herunder de nordiske lande dog minus island den blev nedlagt i to tusind og ni da medlemslandene fandt at der blandt andet var andre fora som var bedre egnede til at støtte fn operationer og den lære må vi vel sige stadig står til

andre lande med atombevæbning det vil jeg være helt sikker på især når man arbejder så

vi er i et nato fællesskab og andre lande kan regler end danmark så jeg vil gerne

atombevæbnede fly og skibe ind i danmark

aktiviteter verden er mere urolig end den var i to tusind og ni

stabiliserende aktioner rundtomkring blandt andet

det er vel på den måde man organiserer det jeg kan jo sige at vi

sammen med de nordiske lande belgien og portugal i rotationsordninger

men pt har vurderingen været at været

man kunne løse den opgave bedre

under andre former end ved at have en brigade

stående på high readiness